stillet ændringsforslag er der nogen der ønsker at udtale sig da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

herre

som skal behandles i dag formålet med l

og halvtreds er jo at styrke tilsynet med

ikke er acceptable hvor man har spekuleret i økonomisk svagt stillede menneskers manglende betalingsevne og

blandt andet indebærer er at finanstilsynet får

her lån typisk er rettet imod så langt så godt problemet var så at forslaget havde den indbyggede konsekvens at forbrugerombudsmanden som hidtil

en opgave med at føre tilsyn og hjælpe borgere

med at føre klagesager og andet

de aktiviteter man havde haft på forbrugslånsområdet

og at holde øje med

og det var vi flere der var

formålet med den her lov var jo at stramme op og derfor ville det være meget meget uheldigt hvis resultatet var

reducerede kontrollen med den her branche derfor

havde vi også foretræde for forbrugerombudsmanden som meget overbevisende

lagde selve tilsynet med dele af de her forbrugslånsvirksomheders arbejde

at forbrugerombudsmanden samtidig fastholdt sin del af tilsynet og

rigtig glad for at kunne konstatere at der er et flertal i folketinget som vil bakke op om det ændringsforslag som sikrer at forbrugerombudsmanden

at at tilsynet overgår til finanstilsynet

at folkestyret fungerer at den

lovgivende forsamling som vi jo er her ikke altid følger regeringens opfordringer men også nogle gange siger at her er der altså brug for nogle korrektioner

også konkret i den her sag at et flertal herinde har

slække på forbrugerombudsmandens muligheder for at føre kontrol med den her branche så tak for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

og årsagen til at jeg tager ordet er at

at bruge populært sagt den store hammer mod de her

prøver at finde ud af at finde en bedre model

en model som på den ene side lukker

oparbejdelse af skattegæld og

de positive sider af

som ordningen også har givet muligheder for ordningen

jo iværksat og oprettet under den tidligere s r regering med henblik på at sikre bedre muligheder for

har arbejdet med helt i tråd med den linje der har været

i erhvervspolitikken i det her ting

ikke være bureaukrati som stiller sig i vejen for at eksempelvis iværksættere kan kan udleve deres drøm kan skabe et selskab som kan være til gavn for dem selv deres idé og jo i sidste ende det danske samfund

meget grundig rapport om ordningen som viser at

problemer visse steder og dem skal vi selvfølgelig håndtere men rapporten viser også

at der er rigtig mange selskaber som bliver succeser der er rigtig mange selskaber som bliver stedet hvor nye spændende

industriiværksætterprojekter og andre projekter for erhvervslivet udvikler sig

slået ned med den som man gør med det her forslag

man havde suspenderet den nuværende ordning brugt tiden på at se om man kunne finde en ny ordning som kunne sikre at det positive ved

tanken med den oprindelige ordning at vi skulle gøre livet nemmere og mindre bureaukratisk for iværksættere således at vi fortsat i det her land kan have et stærkt iværksættermiljø

en opfordring til at stemme for og som minimum en opfordring til regeringen om

og at vi finder sammen i den bredde som stod bag den oprindelige ordning og ser på hvordan vi kan fortsætte med at gøre livet nemmere for

skal sikre at vi i stedet for helt at afskaffe iværksætterordningen prøver at tage et års timeout

se om vi faktisk kan få løst nogle af de problemer

hen at lukke den ned for det skal være let at starte virksomhed i danmark

og hvis der er en mulighed for faktisk at redde den ved at

suspendere den et år og se på om man kan løse nogle af de problemer der er så synes vi det er en god idé og vi håber at

forkastet jeg betragter herefter ændringsforslag nummer en tre seks ti og elleve

de er forkastet hermed er ændringsforslag nummer tolv stillet og tiltrådt af de samme mindretal bortfaldet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer syv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

vi sat målet om at danmark skal være klimaneutralt senest i to tusind og halvtreds og med energiaftalen og klimaudspillet har vi sat kursen for

investerer vi massivt i den grønne omstilling frem mod to tusind og tredive med aftalen opnår danmark en ve andel i elforbruget på

hundrede procent i to tusind og tredive derudover lancerede regeringen i efteråret et klima og luftudspil der sikrer at vi allerede nu er rigtig godt på vej mod at opfylde vores klimamål i eu for to tusind og tredive med klimaudspillet har vi taget fat på de svære sektorer

har vi sat det ambitiøse mål at der fra to tusind og tredive ikke sælges flere nye traditionelle benzin

skal der ikke sælges nye plug in hybridbiler

allerede godt i gang med at gennemføre vores politik her vi har nedsat en kommission der skal se på hvorledes udbredelsen af grønne biler i stor skala skal lykkes kommissionen har netop haft et første møde og vi presser løbende på for at eu får en plan for udfasning af benzin og dieselbiler vi tager også fat på udledningerne fra landbruget

en fuld omstilling af landbruget landbruget har jo selv meldt ud at de vil være klimaneutrale i to tusind og halvtreds der skal findes løsninger der virker i marken og som understøtter en sund økonomi

bedrifterne derfor skal vi investere i forskning og udvikling af nye klimaløsninger til landbruget det har regeringen sat halvfems

kroner af til det er ambitiøst på klimaets vegne vi har indgået et klimapartnerskab med landbrug fødevarer og økologisk landsforening det skal vise hvordan landbruget konkret kan bidrage til at opfylde danmarks reduktionsmål for to tusind og tredive og målet om klimaneutralitet senest i to tusind og halvtreds det glæder mig at regeringens signaler til landbruget og fødevaresektoren allerede har virket og at landbruget nu melder sig under fanerne og vil gøre endnu mere

vores indsatser rækker også ud over danmarks grænser vi arbejder aktivt på at sikre en ambitiøs implementering af parisaftalens målsætninger

andet gennem bilateralt samarbejde med andre lande og gennem aktiv deltagelse i internationale organisationer og fora danmark er en grøn supermagt og en drivende kraft i den globale klimaindsats og vi skal blive ved med at gå

bla når vi står i spidsen for energisporet til klimatopmødet i new til september og i eu arbejder vi fortsat for at eu

sætter et ambitiøst mål for nettonuludledning i to tusind og halvtreds eu skal udvise globalt

skal gå forrest og trække i den retning men uanset hvor hårdt vi sætter ind for at bremse

men også ved ekstrem nedbør

her er jeg også helt på linje med forslagsstillerne og

viden og data derved kan vi bedre planlægge i forhold til konsekvenserne af temperaturstigningerne derfor har regeringen

andet igangsat klimaatlasset

har ansvaret for det skal ruste kommunerne til at imødegå konsekvenserne af klimaforandringer med klimaatlasset har vi i danmark et rigtig godt fundament for at vurdere konsekvenserne af klimaforandringerne klimaatlasset giver kommunerne adgang til klimatiske informationer

tørke havniveau stormfloder og nedbør under forskellige scenarier for temperaturstigninger det kan for eksempel bruges til at planlægge infrastrukturen og klimatilpasningsindsatsen

vi gjort med initiativet fælles data om terræn klima og vand det sikrer bedre viden om konsekvenserne af ændrede klimaforhold som skybrud og grundvandsstigninger

jo lyttet til kommunerne og giver kommunerne det de har behov for så de kan planlægge langsigtet efter et ændret klima det er en fornuftig og virkelighedsnær tilgang tiltagene er

klimaforandringerne og sikre at vi er bedst muligt rustet vi tilrettelægger selvfølgelig altid vores indsats mod klimaforandringer ud fra den nyeste forskning

viden konkret forholder

sig også til scenarierne for global opvarmning som fns klimapanel har udarbejdet det er det eneste fornuftige at forholde sig til den viden som otte hundrede og en og tredive forskere fra hele verden står bag og mere end tre tusind fem hundrede forskere har været med til at kvalitetssikre

nogle af temperaturstigningerne som forslagsstillerne mener der skal regnes på flugter nemlig ikke med scenarierne som fns klimapanel opstiller det er uhensigtsmæssigt vi er nødt til til at forholde

til hvad fns klimapanel vurderer vi holder naturligvis øje med udviklingen i klimavidenskabens resultater og hvis fns klimapanel senere skulle vurdere at

er videnskabeligt belæg for planlægning efter andre scenarier så vil regeringen naturligvis tage det til efterretning men nu og her vurderer regeringen at den igangværende indsats er tilstrækkelig derfor kan regeringen ikke stemme for beslutningsforslaget

fire og firs vi behandlede da jeg hørte talen fordi jeg forstod ikke helt

den tale havde med med det her forslag at gøre det her handler om

har for samfundsøkonomiske konsekvenser hvis vi har

det her vil koste samfundet fordi hver gang vi kommer eller rigtig ofte når vi kommer

er rigtig dyrt eller at det ud over velfærden eller fødevareproduktionen og vi skal også tjene penge men hvad koster det ikke at gøre noget hvad koster det lige nu hvor vi ikke gør nok

godt tænke mig at høre hvordan ministeren forholder sig til selve forslaget

risikoscenarier for de samfundsøkonomiske

og scenarier for global opvarmning

meget enig med forslagsstillerne i at det er ganske fornuftigt løbende at vurdere også på de samfundsøkonomiske konsekvenser af klimaforandringerne

skal man gøre det er det jo vigtigt at man har et så godt grundlag som overhovedet muligt

jo derfor at regeringen har investeret

at udvikle klimaatlasset at vi har indgået det meget tætte samarbejde med kommunerne omkring data og datainformation det er jo fordi man skal være så godt forberedt som overhovedet muligt og man skal have mulighed for ud fra det at kunne vurdere hvad konsekvensen er hvis temperaturen stiger med to grader eller med

år da han udtalte hvis vi blot sidder med hænderne i skødet vil en masse omkostninger stiger eksplosivt har mig bekendt i klimaatlasset ligger netop ikke

hvad koster det for vores vores fødevareproduktion hvad koster det og så videre hele

så vi kan begynde at holde det op imod de nødvendige investeringer mener ministeren virkelig at

samfundsøkonomisk overblik over økonomien danske samfund ved de her

de samfundsøkonomiske konsekvenser af klimaforandringerne klimaatlasset er et rigtig godt redskab det er første step i forhold til

og andre aktører har et så godt redskab som overhovedet muligt i forhold til at vurdere hvor

imødegå klimaforandringerne

femten år siden at nicholas stern kom med sin rapport hvor han netop viste at

er at når vi får de her store runde tal fra fra store

internationale organisationer om at

opmærksomhed på at det faktisk kan betale sig

så bliver det billigere i sidste ende så kan ministeren ikke se at det vil være rettidig omhu

vurderinger i forhold til havvandstigninger

kraftige regnskyl og så videre og hvad konsekvenserne er

at der også kan gøres overvejelser om

på længere sigt også skal se på

er behov for for yderligere konsekvensberegninger af

klimaforandringerne hvad de betyder for det danske samfund og hvor det

altså hvad betyder det for kysterne for oversvømmelse og så videre vi tænker det jo langt bredere med det her forslag vi tænker at man skal ind og se på finansielle risici man skal ind og se på

kan være af konsekvenser i forhold til immigration til danmark

spørgeren spørger ind til klimaatlasset som bliver færdigt i løbet af de kommende år

ved forskellige scenarier for for temperaturstigninger det synes jeg er en rigtig god

bliver oversvømmet men hvad så med at få handlet

især i forhold til landbruget der siger man at der er afsat halvfems million

forskning men vi står over for at der er nogle muligheder for

i eus landbrugsstøtte sådan at vi i højere grad får

en mere robust tilstand hvor vi kan

jeg har dog hørt en enkelt minister være lidt

imødekommende over for det kan ministeren se at der ligger

på hele landbrugs og og fødevareerhvervet så burde det rent faktisk i langt højere grad reguleres på tværs af landegrænserne frem for at det er

der selv står for reguleringen på

at man også i forbindelse med den økonomiske regulering af fødevare og landbrugsområdet

tænker klima ind i den sammenhæng

kan understøtte den grønne omstilling hvordan man kan understøtte målet om klimaneutralitet i to tusind

brug for både i dansk sammenhæng men jo også i europæisk

til forskning og udvikling af nye

begrænse og helt reducere landbrugets

nogle mindre beløb til noget forskning men

set nogle milliardbeløb fra eu som kunne bruges til at man valgte at dyrke på en anden måde

at vi skal frem til at der er arealer langs

vores vandløb som i perioder kan blive overrislet med vand når vi har de her heftige regnskyl og at vi derfor skal have flere græsarealer og skal fremme det via et eu tilskud så jeg tolker egentlig ministerens svar som at man er positiv over for at modellere meget

udtage lavbundsjord

et redskab vi vi meget meget gerne

en diskussion vi har brug for at tage langt mere med hinanden jeg tror også det er en diskussion som rigtig mange borgere derude jo

et meget meget konkret eksempel på sidste sommer alternativet nævner selv i beslutningsforslaget de her store omkostninger for for bønderne som havde et mindre

nu revner vores huse fordi jorden under dem er udtørret det var en ny konsekvens kan man sige af en meget ekstrem og varm sommer som jo selvfølgelig ikke er et bevis på klimaforandringerne men en effekt af klimaforandringerne og de ekstreme vejrsituationer med oversvømmelser som vi har set ikke mindst jo i nogle af vores fjorde omkring roskilde og andre steder og de tørkeperioder

jeg er en lille smule usikker på hvad det er

selv om jeg er fuldstændig enig i i diskussionen

ekstremt dyrt at gøre ingenting så vil jeg egentlig sige at det her er en del af den revision

altså hvad sker der egentlig med vores natur hvad sker der egentlig med vores ressourceforbrug og sådan noget når vi ser frem

tredive planer og sådan og vi skal til at udvikle et redskab for

ses som en gennemgang af

den globale temperaturstigning betyder og hvad konsekvenserne er for danmark men det er lidt svært at oversætte til hvad vi så skal gøre i danmark

vi skal sætte de her kan man sige scenarier ind

er den helt rigtige model eller hvad det er præcist vi skal opnå

have præcis de her gradsscenarier

når regeringen siger at man har lavet et klimaatlas så jeg set enig med alternativet i at det jo ikke er dækkende for de samfundsøkonomiske konsekvenser af det her men det er et redskab som gør det ret håndgribeligt hvad det er for nogle udgifter kommunerne får hvis vandstandene stiger og

stille op hvis grundvandsspejlet hæver sig eller hvis oversvømmelserne bliver

set at vi er på vej ned ad den vej alle sammen

vi bare lave de scenarier og så stille dem over i hjørnet der vil jeg sige

at det koster penge at lade være med at gøre noget for det ved vi godt allerede i dag det vil være mit udgangspunkt

for den udvikling vi ser det er

man har forestillet sig men altså det er min opfordring at vi tager den diskussion i udvalget for jeg

få tydeliggjort at det er dyrt at gøre ingenting

godt tænke mig at få diskuteret altså hvordan vi så får det ind i vores beslutningsgrundlag

forhåbentlig kun

kommer til at være regninger på det men vi ved jo også godt at

den danske indsats som afgør om vi lander på

skal jo både forholde os til det ene og

fordi vi ikke ved hvor hurtigt vi kan få resten af verden med men det er indiskutabelt

skal gøre vores jeg har lovet at hilse fra det radikale venstre at sige at man meget gerne også vil have det her frem i lyset

at man er meget interesseret i at få regnet på

tager en diskussion i udvalget om det her og i øvrigt sige at de gerne vil have de her

netop at diskutere og forhandle forslag dybere i udvalgene det

vi har ansvaret for hvad der sker her i landet vi kan arbejde igennem eu for hvad der sker der men vi kan handle på det der sker her og derfor

synes vi jo det er nødvendigt at vide hvad er det egentlig det vil koste danmark hvis det her sker så vi må jo gå foran presse på lave alle de tiltag vi kan men det er ligesom for at begynde at bedømme

godt diskutere og argumentere for at firs milliard kroner over fire år er rigtig mange penge

problem er at de omkostninger der kommer til at være for det danske samfund af klimaforandringerne bliver ret store faktisk også uanset hvad vi gør herhjemme

fuldstændig legitimt og rigtigt når alternativet siger at det koster ekstremt meget hvis verden ikke får styr på det her

også helt legitimt at sige hvad kan danmark gøre for at bidrage med sin del hvad skal vi gøre for at have orden i eget hus feje for egen dør altså alle de her ting men uanset hvor mange milliarder vi investerer i vores klimaindsats kommer vi også til at skulle bruge milliarder på at tilpasse os klimaet fordi

er det da bare jeg siger at hvis alternativet gerne vil have om man så må sige fokus på at det er ret store

sådan set enig men det synes jeg

min pointe her hvorimod det andet

for egen dør der kan man jo regne med nogle lidt mere præcise

noget også globalt jeg tror faktisk på at vi kan

det alligevel går galt fordi de andre ikke gør noget så melder vi jo fallit med det samme så jeg synes det handler om at vi skal gøre alt hvad vi overhovedet kan det vil

kende prisen på ikke at gøre noget og holde det op imod den regning som der vil være i forhold til at gøre noget men jeg glæder mig til at diskutere det videre i udvalget så vi finder den rigtige ordning

man ikke er afvisende over for at begynde at finde ud af hvad er den her

og ikke mener at danmark kan påvirke resten af verden ved at gå foran

at noget af den regning som alternativet jo her peger på at der er ved klimaforandringerne kommer vi også til at betale alligevel selv om vi gør så meget som vi kan i danmark og selv om vi faktisk viser vejen for de

og vi må imødese at det også bliver svært at få resten af

folketinget her

etablere en kobling imellem indsats og hvilken konsekvens det så har

der er det jo sådan med den her verdensomspændende klimakrise

sammenhæng kan man ikke sætte direkte op

er ordføreren enig i at ja det er vigtigt at kigge på det her og få skabt et eller andet system så vi kan vurdere det men at vi aldrig kommer til at kunne sige at

at det har ekstremt store konsekvenser hvis ikke vi får håndteret klimakrisen

set enig i og det synes jeg allerede vi ved en del af de udgifter kommer i danmark og det kan man godt blive mere præcis på hvad

det var noget af det som som borgerne oplevede sidste år som landmændene oplevede sidste år og som rigtig mange rundtomkring fjordene har oplevet undervejs når deres kældre er blevet oversvømmet så det er rigtigt at det kan vi godt gøre op jeg siger bare at det der skal guide vores handling jo mere er et spørgsmål om

beslutninger herinde har af konsekvenser og så det faktum at vi gerne vil være et foregangsland for at prøve at mindske de globale klimaforandringer som er ekstremt dyre så det er faktisk

efter to grader bliver en del værre fire grader virkelig

ligesom at være sikker på at at vi får det hele op på bordet og kan se forskellen på konsekvenserne imellem de

inaktivitet og og økonomiske konsekvenser af to eller tre graders temperaturstigning vil jo ramme meget massivt og koste mange milliarder det ved vi

set allerede godt vi ved også desværre at den regning man får herhjemme

der bliver ubeboelige nogle af dem fordi de forsvinder de små østater og der vil være rigtig mange steder hvor man overhovedet ikke kan dyrke sin jord

jeg er enig i at det er væsentligt at vide at det her også er et problem en omkostning en stor udfordring for danmark

godt man kan gøre tydeligere men at vi skal handle på det handler jo ikke kun om hvad det koster herhjemme

værsgo

beslutningsforslaget her fra alternativet går ud på at udvikle risikovurderinger af

fire og seks grader i to tusind og halvtreds i dansk folkeparti er

enige i at det er godt at forberede sig på den fremtid man

er det også fornuftigt at vi at vi forbereder os på at der kommer klimaforandringer og at der kommer højere højere temperaturer i danmark i de kommende årtier ifølge fns

vi kan se i øjnene i to tusind og halvtreds og altså ikke fire og heller ikke seks grader

som alternativet forestiller sig at vi skal

temperaturstigninger vi nok kommer til at opleve i danmark

vil have så alvorlige konsekvenser for eksempelvis fødevareforsyningen eller mulighederne for at drive landbrug her i danmark eller for at der skulle komme øget luftforurening herhjemme eller at finansielle

risici skulle skulle blive specielt meget større

temperaturscenarier som fns klimapanel oplister

at vi får en højere vandstand i havene og også

stormflod det er selvfølgelig ting som vi skal indrette os på og det er også derfor at

lavet det her klimaatlas som allerede har været omtalt tidligere i debatten hvor den enkelte kommune netop kan gå ind og se

en forøget risiko for oversvømmelse i tilfælde af monsterregn eller

forøget risiko for oversvømmelse som følge af stormflod det er selvfølgelig et rigtig godt redskab som kommunerne

forberede sig på den fremtid som vi står over for det er en nøgtern måde at

gribe klimaforandringerne an på og det er selvfølgelig noget

forslaget fra alternativet her

et eller to skridt videre men mange skridt videre

have at vi skal regne på på temperaturscenarier som er med dobbelt så høje stigninger som som fns klimapanel

hvis man så også begynder at tale om at det ikke er muligt eller svært at drive landbrug

så synes vi at man er med til at puste til til de dommedagsscenarier

og dommedagsprofetier som som der desværre er folk i danmark som som tror på

noget grundlag for at hævde men hvis man begynder at regne på på scenarier på på seks graders temperaturstigning eller

frygtscenarier og dommedagsprofetier

fns klimapanel siger at temperaturstigningerne i danmark eller på verdensplan højst bliver op til omkring tre grader de næste tredive år så fra dansk folkepartis side

vi gerne have at vi forholder os til den konkrete virkelighed som vi står over for og det gør vi allerede i form af den klimapolitik vi fører i fællesskab

vi indretter vores samfund på at der kommer

ikke være med på at gennemføre beslutningsforslaget her fra alternativet så det

jeg har forstået det sådan at fn har udarbejdet forskellige scenarier for forskellige

vi vil gå langt videre end bare at kigge på hvad det kan betyde med

være at nogle går og tror at vi kan lande på tre grader det håber jeg men allerede der er det ret voldsomt men nu har usa jo meldt sig ud af parisaftalen og det er en ustabil situation verden står i så vi kan jo ikke vide hvor vi ender og derfor er det jo relevant synes ordføreren ikke også det ville være relevant at vide langt mere

konkrete virkelighed som vi står over for

en konkret virkelighed virkelighed hvor der sker nogle klimaforandringer

at undgå at det overhovedet kommer til at finde sted

i øjnene at der kommer nogle klimaforandringer og dem skal vi forberede os på men altså vi kan godt

til den den konkrete virkelighed vi står over for og det er altså

vi skal ikke forberede os på temperaturscenarier som

for eksempel med klimaatlasset og andre virkemidler

regne på hvad det kan betyde for vores sundhedsomkostninger for migrationen til danmark for infrastruktur der bliver ødelagt

og relevant men jeg tror simpelt

vil give voldsomt ændrede forudsætninger for at kunne drive landbrug jeg tror ikke på at vi får en fødevarekrise

jo mange lande som har et væsentligt varmere klima end danmark og som stadig væk godt kan drive landbrug så det ser

christian poll vel godt at det er noget dansk folkeparti

nogen der vil migrere på grund af klimaet så vil vi også godt forsøge at undgå at de kommer hertil og

samfundsøkonomiske konsekvenser om vi har

som ordføreren taler om

at have vidensgrundlag og ikke trosgrundlag når vi taler om det her

om ikke at stå og tro noget eller synes noget

verden ser ud om tredive år

heller ikke på nogen måde vide i dag det er noget man må

de ting som vi ved vil ske skal vi selvfølgelig indrette os på

ud konsekvensmæssigt hvis vi når til det her det her eller det her så vi har nogle styringsværktøjer

sætte pris på hvad det koster ikke at gøre noget

bidrage til et skræmmebillede af

videnskaben ikke mener er realistiske hvis man

hvad videnskaben mener er realistisk

sætte en frygt i folk for hvad der potentielt kan ske

som jeg tror ordføreren betragter som mere realistisk

koster for vores samfund eller

jo tabte rigtig mange milliarder kroner her i sommer

milliard kroner på en meget voldsom tørke de to år tidligere fik

vi kan forudse hvad der kommer til at ske næste år

de risici der følger med klimaforandringer kan vi jo blandt andet hjælpe et erhverv som landbruget som i den grad har brug for at tænke længere frem også i forhold til afgrøder

jeg lidt overrasket over at ordføreren begynder at tale om det som skræmmescenarier jeg ville mene det var rettidig

mener ordføreren ikke at man skal tage erhvervenes

udfordringer alvorligt

har foreslået her i beslutningsforslaget at vi skal regne på på scenarier på fire og seks grader

videnskaben siger ikke kommer til at ske inden for den tidshorisont som

kraftigere nedbørsmængder fremover det har vi jo oplevet ikke sidste sommer men men forrige sommer men det kan så også blive afløst af varmere vejr så selvfølgelig skal vi

i den fremtid som er realistisk foran os og

kan vi sagtens se nærmere på

synes jeg ikke giver noget realistisk billede

og det der jo er tankevækkende med ippc

er der forskellige scenarier for hvordan

de taler så om hele verden jeg synes jo det er relevant også at fokusere på hvad der kommer til at ske i danmark

vi kan være klar det kan jo for eksempel være i isefjorden hvor vandet stiger

og at nogle af øerne derfor måske vil stå med meget store udfordringer i forhold til at bevare deres

det kan være lemvig by der vil opleve

om ti år det er længere frem jeg hører at ordføreren åbner lidt op kan vi ikke prøve at diskutere det her lidt mere åbent

blandt andet isefjorden og andre steder er udpeget som steder hvor der er en

kommunerne jo bruge klimaatlasset til at forberede sig på den fremtid og det er en realistisk fremtid og og jeg vil sige

at man svigter sin opgave hvis man ikke forbereder

sig i hver sin kommune på på de her scenarier så det skal man

alternativet om at udvikle risikovurderinger og scenarier for global opvarmning

er ingen tvivl om at den globale opvarmning får konsekvenser

selvfølgelig har en forpligtelse til at tage os af hvorfor regeringen allerede på nuværende tidspunkt har taget flere initiativer dels til

politik som skal modgå

til konkrete værktøjer som klimaatlas

som sikrer viden

fns verdensmålskontor i finansministeriet og

hvor det formentlig vil blive skønnet at tre ud af fire beslutningsforslag fra

en vurdering af de forslag man selv stiller

påpege hvilke klimakonsekvenser

for eksempel alternativets beslutningsforslag i dag har min vurdering er at i hvert fald to tre af de beslutningsforslag

stiller i dag vil have klimakonsekvenser

selv gøre det en af de

er med finansministeren i spidsen at se på hvilke klimakonsekvenser

arbejder vi jo netop på at få lavet nogle værktøjer som skal kunne få lavet de her konsekvensvurderinger

det er inden for alle fns verdensmål at vi skal have lavet de her vurderinger

de konservative ikke når til lovbehandlingen

om ordføreren er enig med med klimaministeren der i november

hvis vi blot sidder med hænderne i skødet vil en masse omkostninger stige eksplosivt og jeg har en klar forventning om at det

god business at gøre en kraftig indsats mod klimaforandringerne og at det vil blive alt for dyrt ikke at gøre noget

fuldstændigt overblik over de økonomiske konsekvenser klimaforandringerne vil have

at man fra regeringens side siger lad os favne fns verdensmål

at få lavet konsekvensvurderinger af alle sytten verdensmål når nu vi laver lovgivning i folketinget

ergo kan man sige det er særlig godt for klimaet at lave urørt skov

ergo tæller det positivt op på biodiversiteten

forskellige konsekvenser ved alle lovforslag og dem skal vi prøve på at få vurderet mere nuanceret

jeg netop har bedt om vurderinger ud fra verdensmålene

forholde os til b fire og firs som vi behandler

samfundsøkonomiske konsekvenser for danmark ved en global temperaturstigning

det er jo ikke en vurdering af lov til lov det er et risikoscenarie man skal lave

scenarier og der er hele min pointe at det netop

det er meget meget komplekst og du kan sætte alle mulige scenarier op og der vil

der er den reelle effekt ved det her og du kommer aldrig til at kunne sætte to streger under et facit så derfor er det mere komplekst end som så og det er ikke hurtige

på danske forhold det som vi vil med det her forslag er jo at gå en tand videre og så sige jamen der er også nogle afledte effekter

sundhedsomkostninger men vi nævner også finansielle risici

kan jo have meget større økonomiske konsekvenser end de end de direkte så mit spørgsmål er

få en idé om størrelsesordenen af de her andenordenseffekter

også derfor at både medlemmer af alternativet og alle andre partier løbende spørger

klima og energiministeren for at få foretaget beregninger af diverse scenarier og konsekvenser og det vil jeg anbefale

intentionerne i forslaget om at få

hvis vi kommer frem til at de globale

stiger der er så i forslaget nævnt forskellige scenarier jeg kan godt se logikken i at man hvis fn kører med nogle bestemte intervaller

bruges til og hvem det skal bruges af og der synes jeg at

bruges ude i kommunerne og jeg synes at vi ofte i folketingssalen har for lidt fokus på kommunernes rolle i løsningerne

sådan set tit

kommunerne står midt i problemerne og skal løse de

kan godt se nogle fordele i det hvis man har flere beregninger for hvad det er vi kan risikere hvis vejret fortsat går amok og vi får nogle temperaturstigninger det er så ikke kun temperaturstigningen der har konsekvenser

mere unormal nedbør som kan være en del af problemet og som man jo også skal forholde sig til

at vi oplever at nogle bysamfund bliver oversvømmet og det har forsikringsselskaberne så en udgift

når deres kælder eller andet bliver bliver oversvømmet på grund af voldsomt vejr

beregninger på hvad det egentlig er det her voldsomme vejr medfører af udgifter og hvor er det så fornuftigt vi laver nogle investeringer der kan man så i øjeblikket

fordi kommunerne skal yde en fem og tyve procent medfinansiering til det

synes jeg absolut at regeringen skulle komme tilbage til folketinget og foreslå ændringer så vores forsyningsselskaber fuldt ud kan finansiere de nødvendige løsninger der er for at håndtere de ekstra regnmængder

forslaget her fra alternativets side kan jeg ikke lige se der er en finansiering på

vi har i enhedslisten regnet på hvordan vi kommer frem til at lave markante

det er man sparer af udgifter ved at lave den omstilling og den er også sværere at lave

midt i nogle globale klimaforandringer som vil ramme os i danmark

jo ikke sikkert at vi ikke også samtidig bliver ramt

de samlede klimaproblemer og de klimaforandringer vi står midt i men det gør selvfølgelig ikke at vi ikke skal gøre det

jeg synes også man skal have mere fokus på hvad det egentlig er vi har af handlemuligheder

der bliver så nævnt hvordan vores landbrug kan blive påvirket af klimaforandringer ja men man har set muligheden for at ændre

sin dyrkning og vi har mulighed for hvis vi modellerer på på landbrugsstøtten fra eu at fremme et landbrug

være at man i langt højere grad dyrker græs

set klarer sig godt samlet set hen over et år og det kunne være græsmarker som man

oversvømme med ekstra regnvand hvis det er sådan at man

har et problem med at nogle af vores åer flyder over i perioder det kunne man godt lave nogle støtteordninger på så landmanden sådan set blev kompenseret for

en dyrkning som som samfundet fik noget ekstra ud af når vi har monsterregn så samlet set

at gå ind i at der skal beregnes

de her risikoscenarier og hvad det betyder for forskellige sektorer

fint hvis det flugter med hvad fn har af regnemodeller så der er noget vi parallelt kan

og bekræfte at det er beslutningsforslag b fire og firs jeg nu holder en ordførertale for og b fire og firs handler om

muligheden for at udvikle risikovurderinger af scenarier for global opvarmning

først og fremmest enig med forslagsstillerne i at

regning at udarbejde risikoscenarier for de økonomiske konsekvenser for danmark ved globale temperaturstigninger på henholdsvis en

og halvtreds

globale opvarmning har en lang række konsekvenser som er meget vanskelige at værdisætte

lade være med det men ligefrem som forslagsstillerne gør i forslaget at påstå at det koster menneskeliv er måske nok at stramme konklusionen en lille smule

pris på et menneskeliv

i tvivl om om global opvarmning koster menneskeliv

kan man konsultere the

database hvor man kan konstatere at antallet af dødsfald på grund af naturkatastrofer

kraftigt stigende over de seneste årtier også hvis man isolerer til hændelser forårsaget af storme og oversvømmelser

det undrer mig desuden at forslaget

de omtalte fire og seks grader i

og halvtreds når nu som vi også hørt andre ordførere påpege fns klimapanel har opstillet temperaturscenarier for midten af det her

århundrede hvor der kan forventes globale temperaturstigninger på ja mellem cirka

bestemt komplekse forhold vi har med at gøre og usikkerhederne

meget store det medgiver jeg men alligevel

har selv samme klimapanel jo faktisk forsøgt at estimere de samlede økonomiske omkostninger ved global opvarmning og den analyse der er foretaget viser

er omkostningerne cirka en to

og det skal så faktisk siges i den her sammenhæng at

til højere temperaturer hvis man skulle have en interesse i at botanisere i det danmarks bnp

er mig bekendt vel i omegnen af

selv regne videre derfra for at få et

ved de her scenarier for global

til sidst et tal

har lavet nogle estimater ud fra forskellige internationale analyser om den såkaldte firs procents eu syv og tyve drivhusgasreduktion i

og halvtreds altså hvis eu samlet set reducerer sine drivhusgasudledninger med firs

ikke er den målsætning vi reelt set stiler efter i hvert fald ikke i danmark der er det jo en netto nuludledning i

målsætning som et enigt folketing er samledes om men de samlede omkostninger ved den her firs procents eu syv og tyve reduktion vil så svare til og der er store usikkerheder om det her det viser analysen så også

syv og tyve bnp reduktion det er bare for at sætte tallene lidt i relief

olsen dyhr socialistisk folkeparti værsgo

tak for et glimrende forslag fra alternativet

vores store udfordring bliver jo at det har konsekvenser

det er jo både i form af stigende

det er i form af generelt stigende vandstand ved vores øer det er noget

men det har også konsekvenser for de afgrøder som vores landmænd vil kunne dyrke når temperaturen

vil der være visse afgrøder det vil være svært at dyrke i danmark det er jo tankevækkende at vi er begyndt at dyrke vin i danmark det skyldes jo at vores temperatur i gennemsnit faktisk allerede er steget så konsekvenserne

sniger sig lige så langsomt ind og hvis vi skal være godt forberedte både i staten og kommunerne og indtil videre i hvert fald også i regionerne er det nu vi skal handle man kan uden viden og derfor synes jeg det er oplagt at lave risikovurderinger af hvordan konsekvenserne bliver i fremtiden den konkrete udformning fornemmer jeg egentlig at alternativet er åben for at diskutere nemlig om det skal være præcis tredive år eller om det

hvis vi ikke som politikere udviser rettidig omhu

svigter vi i virkeligheden de borgere der kommer til at

åben over for forslaget den eneste ting jeg sidder tilbage med er at

regeringen der skal lave de her risikovurderinger men

klimarådet eller en anden uafhængig instans

og så må vi diskutere den konkrete udformning sf er i hvert fald åben over for forslaget og synes det er en god idé at diskutere

så vi går faktisk videre til ordføreren for forslagsstillerne herre rasmus nordqvist værsgo

hvor slemt det stod til og det hastede med handling har

investeret det nødvendige i forhold til den klimakrise vi nu ser rigtigt tit når vi diskuterer det her

hvad skal det ikke betyde for vores økonomi og så videre og så videre

holde tingene lidt op mod hinanden hvad koster det kun at gøre lidt

og hvad koster det så at sætte ordentligt ind så kan vi begynde at se på tallene

hvad er det for nogle investeringer der skal til vi bliver nødt til at komme videre fra

ville gøre noget til at gøre nok det kan vi kun

om det var de rigtige grader vi har sat på

som man skulle vurdere ud fra og når vi har gjort det her

man gør det andre steder som der står i bemærkningerne til forslaget læner vi os

to fire og seks grader men er der andre modeller vi skal gøre det ud fra er rigtig fint det er

for at læne os op ad den forskning

præcis model for hvordan det her skal gøres

i et stærkt uafhængigt klimaråd ville også være en mulighed

så vi holder op med at diskutere om noget er for dyrt

lad os nu få et overblik vi kunne se hvordan

usa nærmest fik noget galt i halsen

det er ikke nogen der vil gøre her hjemme hvis vi har ordentlig forskning der viser de konsekvenser der vil være også økonomisk for vores samfund

visse partier i hvert fald åbenhed for at diskutere det videre og blive klogere i i udvalget og der er ikke noget jeg

elsker mere end at vi sammen kan blive klogere i udvalgsarbejdet nu har vi haft første behandling fået ridset positioner op

de partier der meget kategorisk sagde nej til det her

er den viden der ligger der og så videre

til en udvalgsbehandling hvor vi forhåbentlig kommer videre for jeg mener at det her er rigtig rigtig afgørende

hele debatten omkring klimahandling nemlig at vi får lavet nogle ordentlige risikovurderinger

nogle tal tal som er taget

fra fns klimapanels vurderinger

globale bnp konsekvenser af det her er

set allerede regnet på det der er allerede foretaget nogle analyser af det her det er jo meget usikkert men men

anerkender ordføreren fra alternativet ikke at der allerede ligger nogle estimater

godt tænke os at få de her risikoscenarier så så vi kan se hvad konsekvenserne

grøn omstilling koster og vi skal endelig ikke

at foregøgle nogen at det ikke gør det det koster og det koster formentlig mere

det skal man jo også lige være opmærksom på men det er ikke ensbetydende med at vi ikke skal gøre noget

skal vi og det er netop den pointe som også et eller

pris på nogen af de konsekvenser her det kan godt være at man kan sætte sig ned og regne på hvad koster hvis vi skal have et andet sædeskifte i landbruget på grund

men noget andet er jo netop de her yderligere konsekvenser og det er derfor jeg mener

i lange træskolængder og det har fns klimapanel og andre

med et forslag er det første jeg får tilbage i hovedet

siger lad os nu på et oplyst grundlag lave de her risikovurderinger så kan vi begynde at holde

ja det her koster noget og det her koster noget

vi pointerer med det her er i stedet for hele tiden at skyde alt ned fordi det koster for meget

den klimahandling der skal til så lad os

er åbnet energi forsynings og klimaministeren værsgo

at regeringen ikke kan støtte forslaget

verdens samlede olieforbrug godt otte og halvfems million

altså ikke have effekt på den globale efterspørgsel efter olie tværtimod vil danmark og andre skulle importere en større andel af deres olie fra andre lande der formentlig har et større klimaaftryk

at danmark faktisk ligger nummer et globalt i forhold til hvem der har det laveste klimaaftryk i forhold til olieproduktion for det tredje vil forslaget også skade danmarks ry som et attraktivt og troværdigt investeringsmål med forudsigelige rammevilkår for erhvervslivet

det må forventes at føre til markante erstatningskrav i forhold til de eksisterende tilladelser for det fjerde vil danmark opfylde sine forpligtelser under parisaftalen selv om vi efterforsker og indvinder olie og gas olie og gasindvindingen er ikke i strid med parisaftalen

er der ikke en modsætning mellem fortsat olie og gasindvinding regeringens grønne ambitioner og overholdelse af klimaforpligtelser

danmark vil ligesom resten af verden være afhængige af olie og gas i en del år fremover regeringen mener i stedet at vi skal fokusere på at mindske afhængigheden og efterspørgslen efter fossile brændsler det er derfor vi blandt andet har et mål om at den sidste benzin og dieselbil skal være solgt i to tusind og tredive som afslutning vil

at dette forslag vil have store konsekvenser mens det er svært at få øje på de reelle fordele for klimaet og den grønne omstilling alternativet mener at der er behov for et kraftfuldt signal til omverdenen jeg mener at

et meget dyrt og virkningsløst

noget af det som fik olie og gasbranchen i danmark til at gå til regeringen til politikerne her for et par år siden og sige kan vi ikke få noget skatterabat for

så god forretning i det mere men hvis vi får lidt

det her med at afvikle

jeg synes det er meget bekymrende at vi nu har en aftale som rækker så langt

frem som den gør fordi klimaforskningen jo netop siger at vi bliver nødt til at lade firs procent blive jorden

hive tyve procent af de kendte reserver op så jeg

hvilke aftaler har ministeren med andre lande om at

stopper deres udvinding hurtigere hvis vi skal have lov til at hive mere end vores

men dog indirekte er jo at vi skal stoppe

klimagasserne gravet op for at

en direkte sammenhæng imellem hvor mange klimagasser der udledes og hvor meget olie gas og kul fra undergrunden

vi skal stoppe ved tyve procent af de kendte reserver hvis danmark gerne vil hive mere end tyve procent op hvilke aftaler er der

noget forbud imod at fortsætte med olie og gasindvinding jeg prioriterer og regeringen prioriterer at vi fortsætter den grønne omstilling

grad gør os uafhængig af fossil energi herunder også olie det synes vi er den rigtige vej at gå

skal vi gøre sådan og sådan og er det ikke korrekt at der har været

konsensus blandt mange forskere om det her med at det handler om at vi ikke skal bruge al

der var et meget meget højt over hundrede milliard

at få bekræftet hvilke olieprisscenarier man så benytter der er det

olieprisscenarie eller eller er vi tilbage ved de gamle olieprisscenarier hvor

række af initiativer som vi har taget og som vil blive taget

forskere der peger på at der

i forhold til at kunne kunne levere på parisaftalen og kunne levere på

er behov for at man lader nogle af olie og gasressourcerne ligge i undergrunden det er fuldstændig korrekt

er for et olieprisscenarie ministeren bruger når han nævner de her

det er jo en diskussion vi har haft tit her i folketinget så så jeg kunne

fremskrivninger af olieprisen

tak for det formand og tak til alternativet for debatten i dag

det er jo ekstremt vigtigt at diskutere hvad vi kan gøre for at leve op til parisaftalen det er også ekstremt vigtigt at diskutere hvad vi kan gøre for at nedbringe det globale forbrug af fossile brændsler det er sådan set også rigtig vigtigt at diskutere hvad vi kan gøre for at nedbringe danmarks

vi har foreslået at vi fremrykker det tidspunkt hvor danmark skal være fri af de fossile brændsler

fordi vi gerne vil understrege at der er behov for hurtigere og mere ambitiøs handling

man kan sige på den måde bør danmark også kaste sig ind i kampen for at gøre vores olie og gasforretning til en dårligere og dårligere forretning

at vi jo faktisk skal kæmpe for at få så høje reduktionskrav på forbruget og så høje reduktionskrav

det har jeg allerede sagt vi ønsker at fremrykke det tidspunkt hvor vi skal være fri af de sorte brændstoffer men så længe vi forbruger olie og gas i danmark giver det simpelt hen ikke klimamæssigt mening

det er bedre at købe det i udlandet end at producere det selv og det skyldes jo

en produktion af olie og gas

en økonomisk konsekvens og vores opfattelse er sådan set at det er klogt når vi af klimamæssige årsager af økonomiske årsager trækker penge og og olie op af nordsøen så

også investere en del af de penge i vores grønne omstilling det er jo derfor vi foreslog at hæve beskatningen på et tidspunkt for et par år siden og investere

det er selvfølgelig også et krav fremadrettet at vi udnytter de olieressourcer vi har så længe vi har dem til at sætte turbo på den grønne omstilling endelig er det også klart at det her

har fremlagt vil være et brud på den nordsøaftale socialdemokratiet har indgået og

at få en debat om hvad vi kan gøre for rent faktisk at reducere forbruget af olie og gas jeg vil også være glad for at diskutere hvordan vi rent faktisk fordeler om man så må sige den olie og gas som vi producerer de næste par år og hvad vi skal bruge den til men det giver ikke mening ud fra et klimaperspektiv at flytte produktionen til andre lande hvor de udleder mere

og andre data som ligger på energistyrelsens hjemmeside om

nordsøen det toppede jo der i to tusind og fire

en tredjedel af hvad der produceres

fremskrivningen fra danmarks statistik siger at i

kravlende og sagde vi kan ikke komme videre hvis ikke vi får lidt ekstra hjælp

lavet de her skatterabatter i nordsøaftalen

det der er de kendte reserver i dag

hente en femtedel af de kendte reserver op så hvordan kan ordførerens parti være med til

gasressourcer og når herre christian poll refererer til klimavidenskaben og det at man skal lade de kendte reserver blive i jorden

det klimavidenskaben siger men det er jo ikke et spørgsmål om hvilke lande vi kender dem i altså der vil være olie og gasreserver

sige at hvis vi i danmark fortsætter det forbrug vi har i dag vi foreslår jo at fremrykke tidspunktet hvor vi kommer af med de sorte brændstoffer

men lukker hurtigere ned for vores egenproduktion så skal vi købe det på verdensmarkedet og det giver jo ikke nogen reduktion

klimaet at man så køber sin olie og gas et andet sted vi kan sagtens diskutere hvad vi kan gøre for at fremrykke udfasningen af vores forbrug af fossile brændsler og hvordan vi kan stramme op på de internationale aftaler så der bliver købt mindre olie og gas men det giver simpelt hen ikke mening at sige at vi ikke vil udvinde

vi har i en markant årrække endnu både fordi det klimamæssigt vil være dårligt men også fordi det vil have konsekvenser

og det skal vi selvfølgelig have til at gå sådan cirka hånd i hånd med den anden udvikling men så er

frem og tilbage vi importerer en hel del benzin og diesel og vi eksporterer fyringsolie og så videre det er jo et frit åbent marked

jo ikke er rigtigt hvis den produktion så bare foregår et andet sted så ville det

udledningen af klimagasser fordi det er mindre klimavenligt at udvinde i mange af de lande vi ellers handler med også betyde at vi havde færre penge til at investere i den grønne omstilling og dermed til at vise den vej som flere af verdens lande skal gå i de kommende år

hvem er det så der skal lade deres ressourcer blive i undergrunden hvis vi skal lade firs procent af de kendte ressourcer

være med at jage flere eventyr på olie og gas hvem er det så der skal stoppe

lande med ekstremt store ressourcer

selvfølgelig skal lade være

hvad er aftalen med de lande som ingen ressourcer har haft og som ikke har olie og gasproduktion har de så afleveret deres tilladelse til saudi arabien

det her system som alternativet gerne vil etablere hvor hvert land har en kvote

at vi ikke skal hive alle de olie og gasressourcer op vi har på globalt plan

ikke kunne lade sig gøre det er også rigtigt at vi skal reducere forbruget af olie og gas

jo derfor jeg siger at det sådan set er helt i den socialdemokratiske politiks ånd at vi presser på for at få så høje ambitioner på globalt plan så det bliver

investere i olie og gas fremadrettet

der findes jo ikke en opdeling

hvad med de lande der ingen ressourcer har hvad skal de så gøre skal de

udledningen og det betyder at der vil være et mindre indkøb en mindre efterspørgsel efter olie og gas det er godt

ikke også udbuddet og at vi ikke på noget tidspunkt skal stoppe

runder man har givet som kører fyrre år ud i fremtiden skal vi bare blive ved i al evighed at suge alt op af den danske undergrund hvad er det ordføreren mener med det her er det her alvorligt

firs procent af de kendte ressourcer jo ikke i de lande hvor der ikke er nogen ressourcer

gælder alle de andre lande hvornår

så skal man gøre det ved at reducere efterspørgslen det er den effektive måde hvis man reducerer udbuddet i et land så flytter den produktion til et andet land og hvis det land udleder mere

set at der er udmærket paritet imellem at vi i danmark reducerer vores eget forbrug af fossile brændsler og at vi lever op til de aftaler vi har lavet omkring udvinding og så i øvrigt investerer de penge i

og erstatte dem med vedvarende energi det er en ambition som

alle partier her i folketinget bakker op om inklusive dansk folkeparti

ikke realistisk at vi holder op med at bruge fossile brændsler herunder

selv om alternativet foreslår her at vi skal stoppe med at

så har vi jo brug for olie og gas

der ses frem her

producere vores olie og gas selv eller om vi skal

give indtægter til statskassen som bruges på investeringer i grøn omstilling

at finansiere vores velfærdssamfund og så kan man jo så vælge som alternativet foreslår

bliver sendt til til norge

saudi arabien eller qatar hvor man så fylder statskassen op dér i stedet for det er da muligt at de kan finde fornuftige ting at bruge

pengene på dér jeg ved ikke om om det er sjovere at danske kroner som vi køber olie og gas for

mener er bedre end at de finansierer dansk velfærd gennem en dansk produktion af olie og gas så jeg må sige i dansk folkeparti synes det er

et dårligt forslag fra alternativet og derfor

at hvis vi skal nedbringe klimabelastningen på verdensplan

set meget logisk sammen med at vi så også skal udvinde mindre fossil energi og der er det jo at forskerne har fortalt os at hvis vi skal holde os inden for det der ender med at blive

så skal vi faktisk lade firs procent af de kendte reserver i dag blive i undergrunden det vil sige at vi kan trække tyve procent op altså en femtedel af det vi kender kan vi trække op hvorfor skal det ikke

olie og gas i danmark inden for ti år

og gas et sted fra og hvis vi ikke selv producerer det

danskerne køber olie og gas for ende i den danske statskasse eller i den saudiarabiske statskasse det er det valget står imellem og der er dansk folkepartis valg klart

mere end halvdelen af olien fra nordsøen til gengæld så importerer vi seks million

at gøre med et åbent marked

at tippe over nu og det kommer den nok til at gøre i længere tid fremover men men gør man som alternativet foreslår

så bliver danmark hundrede procent importør og intet andet og så forsvinder pengene bare ud

på området jeg kan i hvert fald gøre det klart at venstre naturligvis ikke stemmer for alternativets beslutningsforslag som vil have negative klimakonsekvenser

i vores bestræbelser på at sikre et grønnere danmark og en grønnere verden selvfølgelig ikke

det vil selvfølgelig være at belaste klimaet hvis

for eksempel alternativt vælger at importere det fra norge

to tusind og atten

det er muligt at vi lever op til alternativets ønske om at vi i danmark får et pænere klimaregnskab men vi eksporterer altså bare vores klimaudfordringer ved at den samme produktion

i gang med at udvide vores

beslutningsforslag og i bestræbelserne på at sikre

ordførertale nemlig at vi taler om

de aktiviteter der er i nordsøen og det er jo fordi klimavidenskaben siger at det er det vi

olie og gasbranchen sig for et par år siden til regeringen og sagde

på den måde er der blevet cementeret en aftale der rækker næsten frem til

hvor virksomheder har lov til at trække olie og gas op fra nordsøen og det bliver

større og større miljøbelastning med større og større omkostninger per tønde olie en dårligere og dårligere forretning så er det alligevel ikke noget vi burde få afviklet

vi så kan lave følgeprodukter

gøre det på den måde at vi sikrer at de grønne initiativer

olie og gas så skal vi ikke glemme at gas er er et vigtigt virkemiddel både til at sikre mere biogas ind i vores infrastruktur men også til at fortrænge

grønne teknologier skal ind og fortrænge de sorte teknologier

nu er det jo sådan at det er de grønne teknologier der der er ved at være de billigste på næsten alle fronter og det vil sige

behov for det her så vil det ikke gå meget godt hånd i hånd med også at afvikle udvindingen sådan at vi kan leve op

meget og det er jo kun takket være de massive investeringer vi har foretaget på tværs af

partier igennem de sidste mange mange år men vi må bare ikke glemme at olieprodukter bliver brugt til en lang række andre ting end for eksempel opvarmning det

fri af fossil energi altså skal vi blive ved med at jage olie og gas selv om vi

fossilfrit samfund i danmark skal vi så fortsætte

så fortsætte jagten på olie og gas i nordsøen skal vi fortsætte produktionen når vi har fortrængt det i danmark altså skal vi så fortsætte mener man på det principielle plan

mål om at være uafhængige af fossile brændsler i

at alle i folketingssalen er enige med ordføreren i

jeg tror også at alle er enige i at vi skal mindske efterspørgslen og at det måske er nødt til at komme i den rækkefølge men så undrer det mig bare at at den mindskning af efterspørgslen ikke harmonerer

med med den måde som som regeringen vælger at

at afskaffe solcelleordningen ved ikke

der dermed er med til at fortrænge efterspørgslen så hvordan er det

danmarks liberale parti vil sørge for

regering i fjorten ud af de sidste atten år vi har taget kvantespring fremadrettet vi har lavet danmarkshistoriens bredeste

viser hvordan vi leverer på vores klimaforpligtelser i to

på vores klimaforpligtelser det er aldrig nogen sinde

i danmarkshistorien at en regering

har gjort det og derudover siger vi at vi

vi skal mere end i mål så jeg tror faktisk at

retningen for danmark der er nok næsten kun én forskel på alternativets og venstres politik på området og det er at vi laver symbolpolitik at

med fluffy målsætninger vi sætter handling bag ordene

polemisk men jeg synes ikke jeg fik svar på mit spørgsmål så mener ordføreren selv at omstillingen går hurtigt nok den grønne omstilling som skal sikre at vi når i mål med parisaftalen som skal sikre

omkostninger som er uoverskuelige

med vores målsætninger vores ambitioner er højere så hvis vi gjorde den tanke som ordføreren

så tog vi på ingen måde initiativer nok det skal følges op af en lang række initiativer

derfor er jeg fuldstændig på linje med regeringen med

den klimaplan

er blevet fremlagt skal sikre at vi kommer i mål med vores forpligtelser i eu

til herre søren egge rasmussen

lovforslag l en hundrede og ni og halvfjerds som som

olie og gasindvendingen på land og i de indre farvande og dermed har vi

set lyttet til de skifergasmodstandere som sagde at det skulle man ikke bevæge sig ud i

positivt at vi har taget det skridt

der snakket om at danmark er et foregangsland på det grønne område og det er helt korrekt at på vindmølleområdet både med hensyn til de vindmøller vi selv har stillet op og hvad vi eksporterer

ser på hvad vi kan på fjernvarmeområdet så kan vi også rigtig meget og når vi ser på hvad vi kan

de samlede energiløsninger så er vi rigtig dygtige

ikke nok til at vi bliver et grønt foregangsland hvis man ser på hvad det er for nogle klimaaftryk

sjælland og falster hvis vi ser på hvad vi har af import af biomasse så svarer det til et areal på størrelse med sjælland og fyn

ikke en bæredygtig varmeforsyning

affaldsimporten masser af plastik som vi importerer og brænder af for at kunne holde varmen om vinteren så har vi den kæmpe vareimport fra kina som heller ikke tæller med i de officielle statistikker når vi snakker

som året og så har vi vores olie og gasproduktion som jo er planlagt til at fortsætte tak til alternativet for

at vi har et problem hvis vi bare lader

et forslag der pålægger regeringen

lave en plan for afvikling af kulbrinteproduktionen i nordsøen

det store dilemma her er jo at hvis man gennemførte det

kæmpe erstatningssager

vi har i enhedslisten ikke lyst til at give mange milliarder til multinationale selskaber som har opnået retten til at indvinde olie og gas i i havet uden for danmark det er det store dilemma her og dilemmaet bliver jo endnu større når man ser på hvad det er for nogle aftaler

blevet lavet om nordsøen

have lavet nogle kloge aftaler der gjorde det nemmere at trække sig ud af

så vi kunne reducere

olie og gas hvorfor er det så vigtigt det er det jo

så er det måske kun tyve til fem og tyve procent af de fossile forekomster som vi kan tillade os at bruge på verdensplan resten skal

klimaet på jordkloden

bare fortsætter den her kurs i danmark med at vi indvinder mest mest muligt olie og gas

set til klimaproblemerne

det store dilemma og vi fortsætter også med at bidrage til klimaproblemerne hvis det er sådan at vi fortsætter den livsførelse som vi har i danmark derfor er det jo nødvendigt at vi kigger på de forskellige sektorer og siger hvad er det for en omstilling der kan laves

bare sige at med de aftaler der er indgået om nordsøen har folketingets flertal gjort det umådelig svært at finde gode løsninger

komme frem til at trække sig ud af den produktion hurtigst muligt

den vedvarende energi er så billig

hente olie og gas op af undergrunden det er faktisk

er det mest sandsynlige hvis de bedste handlinger skulle ske

billigere transportform end at køre i en bil der kører på diesel

en ulykkelig situation vi er havnet i

det vil være ganske udmærket at få få regnet på alternativets

kan enhedslisten støtte at der laves en plan for afvikling af kulbrinteproduktionen i nordsøen

som ikke er med i den her nordsøaftale som forlænger udvindingen af olie og gas

nogle lidt løse svar på hvad det vil koste hvis

der kommer erstatningskrav og at vi kan forvente de her erstatningskrav til den her aftale som er lavet og

vil prisudviklingen på både olie gas og

de vedvarende teknologier de næste ti

netop have en enorm betydning for

energi man forventer det her handler om men jeg har egentlig lidt et spørgsmål der handler om det her med

jo stadig meget lange aftaleforløb hvad har i tænkt at gøre

når vi står midt i en folketingsvalgkamp altså ligesom at gøre opmærksom på at der er

partier som som udadtil siger at de

med i nordsøaftaler som cementerer at olie og gasproduktionen i de danske farvande kan fortsætte på trods af at vi har nogle klimaproblemer

altså jeg kan bedst se løsningen hvis vi kommer frem til at den vedvarende energi bliver så billig og elbilerne bliver så effektive i forhold til en dieselbil at det ikke kan betale sig

en eksklusiv vare som kan bruges til at lave kvalitetsplastik i fremtiden hvis vi når dertil

nok til at leve med at man hente en anelse olie op til at lave det produkt men vi har ikke lige løsningen på hvad andre har lavet af fejlskridt

er nødvendigt at afvente hvordan

man måske kan lave nogle bytteaftaler og dem er jeg lidt nysgerrig på altså

gas til en slags tilladelser til havvind og som jeg forstår den type af aftaler

noget direkte bytte eller har har i ting i tankerne som kunne være kreativt her

vindmøllerne og etableringen af dem er blevet så billige at der vil være aktører der gerne vil betale for at kunne få lov til at udnytte et felt ude i havet og det kunne så give en ekstra indtægt og vi kan finde på mange ting som sådan en ekstra indtægt kunne gå til vi vi har helt sikkert brug for nogle indtægter til

set hellere bruge end bruge dem på erstatningssager men vi kan jo godt komme i en situation hvor man

fantastisk for en liberal folketingspolitiker som jeg selv at overhøre

enhedslistens ordfører på talerstolen og så forslagsstilleren for alternativet om kommerciel markedsbaseret

udvikling af den grønne omstilling

specielt med henblik på nordsøen det

plan for afvikling af kulbrinteproduktion

nordsøen over en periode

ti år og jeg ved

at det kan lyde temmelig paradoksalt

når jeg nu siger som jeg gør men dansk olieproduktion er jo faktisk den mest klimavenlige i verden

selvsagt ikke påvirke det globale forbrug

vil jo i stedet for i i stort omfang føre til en øget import af olie og gas til danmark måske endda import fra rusland som vi jo af sikkerhedspolitiske årsager bestemt ikke ønsker at gøre os afhængige af indtægterne fra nordsøen

op i noget der minder om fire hundrede og ni og tredive milliard kroner frem til og med år to tusind og atten og

beløbe sig til en hundrede og seks milliard kroner i perioden fra

seks og fyrre som jo så vil være den periode der reelt set er tale om her fordi afviklingen som forslagsstillerne foreslår

her indtægter fra nordsøen bidrager faktisk til den grønne omstilling det har alle folketingets partier også konstateret i forbindelse med energiaftalen for to tusind og atten og alle folketingets partier er inkluderet

forslagsstillerne for alternativet og enhedslisten og man kan jo stille sig selv det spørgsmål når nu vi kan konstatere at indtægterne fra nordsøen

med til at finansiere den grønne omstilling hvordan

koster den grønne omstilling rent faktisk noget jeg var selv leveringsdygtig i nogle

grøn omstilling vil koste i procent af

globale bnp målsætningen om nettonuludledning i

er indgået mellem alle folketingets partier

have balance i klimaregnskabet det betyder ikke og det

vi overhovedet ikke skal udlede drivhusgasser efter

og halvtreds for så at kunne skabe den balance i klimaregnskabet skal vi til syvende og sidst også kunne optage og lagre

omkostningseffektivt pt og derfor

vil vi jo også i liberal alliance med

helt nye klimaplan og økonomiske to tredive plan afsætte tre

kroner ekstra om året til at forske i blandt andet optag og

det må være vejen frem

skal det også fremhæves her at udledninger fra produktion af olie og gas i nordsøen nu er underlagt

kvotehandelssystem og dermed er det reguleret ad den

leder det mig frem til at kunne sige at liberal alliance ikke støtter beslutningsforslaget tak

jeg har det indtryk at ordføreren og ordførerens parti

noget i retning af nu kan det her ikke rigtig betale sig så kan vi få nogle ekstra skatterabatter så vil vi godt fortsætte nogle år ud i fremtiden

liberal alliance gik med på den idé at

de her skatterabatter til noget som jo faktisk er en solnedgangsteknologi som

at danmark er selvforsynende i den her sammenhæng

marked på på det her område hvor vi

alternativets ordfører herre christian

hvor der bliver givet skatterabatter

end alle os andre og det må det jo så nok være et udtryk for

frie marked og det her med om vi importerer eller eksporterer og hvad vi gør og

er et frit flow af af kulbrinteprodukter frem og tilbage

tidligere i debatten i dag både norge og rusland og som jeg også selv nævnte i min tale

har vi bestemt ikke nogen interesse i at gøre os mere afhængige af rusland end vi allerede er i forvejen derudover mener jeg faktisk også

øge importen af olieprodukter fra nigeria end det er selv at

retorisk

hvad jeg mener hvad alternativet mener skal

hele verden og importerer

jeg tænker bare hvad er ordførerens plan for at

jeg kan forstå at alternativet mener at hvis vi giver skattelettelser til danskerne

jeg må bare sige at der er jeg meget meget uenig med alternativet for mig at se

som virksomhed eller som person og som man så betaler en vis portion af

til staten der er ikke tale om en

tids største udfordring

at tage de rigtige beslutninger og når man ved at problemet er kul og olie og gas

jo godt have lyst til at synes at den rigtige vej at gå er at danmark skal holde op med at udvinde olie jeg forstår

hvis danmark vælger at gøre som alternativet foreslår nu hvad er det så der sker for det første vil verden få

hundrede og seks milliard kroner ifølge skat det er så mange penge

pengene skal findes til den grønne omstilling

hundrede og seks milliard kroner er de så givet bedst ud

noget som symbolpolitisk kan se rigtigt ud

givet bedst ud til at investere i den grønne omstilling

hvordan kan vi så klare knække nakken på olie jamen det kan vi ved at få lavet efterspørgslen om det kan vi gøre ved at få vores bilpark stillet om til elbiler det kan vi gøre ved at komme ud af den afhængighed vores samfund har af olie

med at have øjenkontakt når man har en dialog

er ret irriterende ikke at kunne få kontakt med fru ida auken og det er jo ærgerligt

dyrt at komme ud af de aftaler der er lavet

jeg tror faktisk ikke at der bliver behov for nye koncessioner efter

den her diskussion næsten er irrelevant som som enhedslisten

ordfører også siger så skulle vi at koncentrere os herinde på christiansborg om det der flytter ting ude i virkelighedens verden

til at sige målingskonkurrence om hvem der lige kan finde på flest

en valgkamp at stå og sige at man er meget meget bedre end alle de andre

enige om at de penge der kommer ind fra nordsøen

kan bruges til noget andet for os er det meget unaturligt at man finansierer den grønne omstilling med sort energi

valgfikumdik det her det er et gammelt forslag vi har haft

respekterer det her med at forskerne siger at vi skal lade

det var derfor jeg startede med at spørge ministeren om

er aftaler med andre lande om at hvis vi skal hive mere end tyve procent op

vil jo ikke lave ændringen med det samme det er en ti årsafvikling til den tid

enige med alternativet i hvordan vi får det til at blive jorden vi tror ikke på at den lille del danmark

kuwait og andre lande bliver ved med at hive olien op den eneste måde at få de firs procent til at blive i jorden

at knække nakken på markedet som vi har gjort med kul det er simpelt at lave et billigere og bedre alternativ

efterspørgslen til at falde og der tror vi at en hundrede og seks milliard

minimumsfundament som vi kan bygge oven på

udledninger af klimagasser er jeg fuldstændig enig i for os er det bare vigtigt

hvis vi ikke skal gå foran på det område også hvem skal så gå foran jeg kan ikke se særlig mange andre dog er der faktisk lande der har gang i at kigge på det så det er

kommet med et eneste bud på hvor de penge så skal findes ikke et eneste bud er man kommet

hundrede og seks milliard ikke om man overhovedet gør sig begreb om hvor mange penge det er

i dag skylder et bud på hvordan vi skal knække nakken på det marked hvis vi

ikke kan investere i elbiler hvis ikke vi kan investere i den grønne omstilling det synes jeg er det vi mangler et svar

rigtig længe jeg synes egentlig det er en lidt ærgerlig tilgang at have til det

og kaster om sig ministeren var også inde på dem tidligere det

vi ikke kommer til at komme i mål med parisaftalen og dermed er det et olieprisscenarie som er helt ude af trit med den virkelighed vi burde være i så så hvordan forholder ordføreren sig til at det sådan er et gammelt olieprisscenarie ministeriet har brugt til de en hundrede og seks milliard jo er betydelig lavere hvis man bruger

ikke mener det rigtige hvis det er at vi ikke mener det samme som alternativet det

og det er ikke en ny politisk kultur at man går ud og siger at de andre ikke er lige så grønne som os fordi de vil gå en anden vej til ordførerens spørgsmål

vil jeg sige at hvis det viser sig at oliepriserne falder så meget som ordføreren siger

for at have den her diskussion for så bliver danmark ikke det land der kommer til at trække den her olie op så kommer man

kommer meget færre penge ind vi pumper stadig væk olien op men på grund af de aftaler der er lavet blandt et flertal af partier får vi bare færre penge ind så det store problem som ordføreren synes vi har er lige pludselig

ville være værd at forholde sig til de olieprisscenarier vi har diskuteret her i salen en række gange

det her symbolpolitik hvor man skal stå og sige at vi andre er forkert på den i stedet for at sige hvad vi kan gøre sammen i energikredsaftalen vi kunne have haft en fornuftig snak inde ved det bord

nogen koncessioner efter to tusind og seks og fyrre som er der hvor vi har givet til det ville vi godt

hvis det var blevet gjort på en ordentlig måde og en respektfuld måde i den forligskreds

har noteret mig at debatten kun handler om olien

jo også gassen der kommer fra nordsøen og om at vi skylder kommende generationer at vi flytter os både teknologisk

vi diskuterer jo rigtig meget

en ambitionskrig i forhold til hvor meget

vedvarende energi og vi diskuterer

noget vi slet ikke har fundet på endnu

at efterspørgslen bliver efter de vedvarende ressourcer der skal

i forslaget at nordsøolien skal udfases over ti år men så synes jeg

olie og gas over ti år

danmark at eksportere vores naturgas til polen og tyskland og det har gjort at tyskland og polen

selvfølgelig er vi der slet ikke endnu og polen er jo et eksempel på at det slet ikke går hurtigt nok i forhold til kul

de felter vi har i danmark

også mere effektivt drevet i forhold til brugen af energi

vi er nødt til at have den her diskussion med

kommer til at falde ikke fordi jeg tror at olieprisen falder som herre rasmus nordqvist taler om jeg håber

hundrede bar og tre hundrede grader

skubbe den fossile olie ud og det vil jo i virkeligheden være sådan et glad eventyr

til demonstrationsprojekter og det er jo

energiaftalens fremtidige projekter med

også en finansiering fra nordsøolien

at det forudsætter nogle penge det kommer ikke af sig selv selv om jeg også ved at der er partier i folketinget

intentionen men jeg mener at det

altså at danmark er lidt af en ø i parisaftalen og det eneste land der vil arbejde for den omstilling der er nødvendig den centrale omstilling handler selvfølgelig om at nedbringe emissionerne af klimagasser men det hænger jo nøje sammen med hvad det er man brænder af og det er jo altovervejende kul olie og gas man brænder af

vores forudsætning for det her forslag

i den periode hvor man vil skifte fossil olie ud med det som ordføreren var ude at se var det i går

alle de andre teknologier så giver det ikke meget god mening at hånd i hånd med at vi nedbringer emissionerne

jeg tror på at det er efterspørgsel der kommer til at slå olien og gassen ihjel jeg jeg synes jo det er interessant at

fordi de godt ved at ikke er fremtiden det mener jeg

set er er vejen frem og jeg tror faktisk man kan nå målet jeg tror

ordførerens parti og en række andre partier et flertal her

den danske stat fortsat skal investere frem til næsten

og halvtreds i de her teknologier hvorfor ikke tage den samme konsekvens og gå foran og sige det her med olie og gas er vi færdige med i danmark over en ti årig måske femten årig periode

en del af tyrafeltet men også de andre betale skat til staten af

for at sørge for at vi fik et fossilfrit samfund

at skubbe på men jeg tror at det der knækker kurven og der er vi jo bare

jo også det vi diskuterer anerkender ordføreren ikke at det kan være en idé både at skrue på den knap der hedder efterspørgsel

udbud på én gang og det er jo netop også det man gør ved at sige nu stopper

vild udfasningsplan så kan vi gå til de andre lande og sige burde vi ikke lige få styr på de her udfasningplaner

den fossile produktion i alle lande så vi lever op til videnskaben der siger at

med de her penge fra nordsøaftalen

og sagde det her skal bruges på grøn omstilling så stod der en anden politiker fra

det her skal bruges på skattelettelser

stor usikkerhed om hvad de her måskepenge skal bruges på også

betyder at udbuddet falder det kan vi se

at hvis efterspørgslen stiger voldsomt for eksempel økologien

ikke uenig i at der står i parisaftalen at man skal

ressourcerne i undergrunden det bliver højst sandsynligt også virkeligheden fordi mange af de ressourcer der ligger i undergrunden jo er svære at komme

give mening ud fra blandt andet den klimaeffekt som jeg nævnte tidligere som ville være negativ men jeg synes jo i den

de andre lande og have diskussionen

for at diskutere med de andre lande om hvad det så

have af konsekvenser for de fremtidige olieressourcer

jo er en del af energiaftalen og i energiaftalen står

set har været med til at dirigere nogle af pengene i den rigtige retning

i nordsøaftalen stod og

velfærd der stod faktisk ikke skattelettelser så det

så siger de men når rige lande som jeres også bliver ved med at

olie op og giver skatterabatter for at få endnu mere olie og gas op hvorfor skal vi så

måske har et andet behov

som som jeg tror det fejlagtigt er blevet forstået nogle steder

at have læst alternativets forslag

seksten år og hvis man regner pengene sammen

det er fire og tres milliard kr som kommer ind og som man kan vælge at bruge til

jeg vil for eksempel rigtig gerne have flere pædagoger

set også gerne set en bedre folkeskole

nogle af pengene på en grøn omstilling men

ved at de kommer ind i statskassen

der nødvendigvis skal gå til den grønne omstilling men de skal gå til statskassen og så håber jeg

plan for afvikling af kulbrinteproduktion

hvis alternativets forslag blev en realitet ville der ikke komme flere skatteindtægter fra nordsøen fra to tusind og tredive det skønnes at statens indtægter

seks og fyrre vil være på en hundrede og seks milliard

og dansk velstand og dermed også

danske produktion men i stedet blot føre til øget olieimport

som et attraktivt og troværdigt investeringsmål man

er absolut ikke godt for danmarks omdømme

bemærket de her informationer fra klimavidenskaben om at vi skal

det har han fuldstændig ret i

med hensyn til til afviklingen af fossile

vi har en realistisk tilgang til det

fortrænge de fossile brændstoffer det er vi bare realistiske

få et velfærdstab

faktisk er det sådan at velfærdsstaten er ret godt polstret på den lange bane bane så når nu vi har den her forpligtelse i parisaftalen til at nedbringe vores emissioner ville det da ikke se fjollet ud

ved at bruge nogle af de her milliarder som vi får ind

jage olie og gas mener ordføreren at der er en udløbsdato eller skal vi bare blive ved med at give de her nye tilladelser

den her produktion blive udfaset og jeg tror at det der vil komme til

den alternative energi det vil gøre at det til sidst ikke vil være

vil jo være rigtig godt for os for jeg nægter jo at tro på at vi i danmark kan få nigeria eller saudi arabien med på at de skal lade være med at udvinde

lægger den her plan nu kan man se frem til

og seks og fyrre og betyder det at man ikke vil give flere tilladelser så til mere oliejagt og mere gasjagt i nordsøen eller hvad er det der konservative sætter foden ned eller skal vi bare blive ved

de næste tredive år og vi har sat os det mål at vi

vi er et parti med en regering som har lavet det største energiforlig nogen sinde hvor vi er i gang med at

at vi er i fuld gang med at gøre danmark fossilfrit

så kan man godt have teoretiske diskussioner om hvornår

det tror jeg vil være en parentes i historieskrivningen mens det der ikke vil være en

så skal vi ikke bare reducere

olie og gas hvis vi skal fremtidssikre planeten og det skal vi jo for at redde liv for at skabe stabilitet fremover og for ikke at eskalere klimakrisen til uanede højder

vi kan ikke være et grønt foregangsland

godt grundlag for at kunne smide flere og flere ambitioner ind de næste år og få skabt en seriøs omstilling men

står folketinget helt anderledes

fem og halvtreds boreplatforme og produktionsplatforme i nordsøen

seks og fyrre det er alt alt for længe

danmark står over for et meget klart valg

faktisk har afvikle den aktivitet

skal vi rejse os op og være modige og sige prøv at se her

og vi behøver ikke de her indtægter skal vi være et modigt land og det land der går foran i klimakampen eller skal vi bare være den generation der efterlader klimaregningen til vores børn fordi vi bliver ved med at hive olie og gas op næsten frem til

udviklet det her forslag for lang tid siden og

irland frankrig costa rica belize og sverige har allerede en seriøs debat i deres parlamenter om at forbyde efterforskning efter fossile brændsler og new zealand er ved at gøre det i frankrig vil macron udfase al olie og gasproduktion inden to fyrre verden har desperat brug for den her planlagte afvikling af fossil energiproduktion som vi med det her forslag fremlægger at danmark også skal være med til udbuddet af olie

kul og gas skal simpelt hen begrænses hvis parisaftalens mål skal nås det skal efterspørgslen også men det er vi i gang med

for firs procent af de allerede kendte reserver skal faktisk blive i undergrunden

og det er hvis vi bare skal nå to gradersmålet det er det klimavidenskaben siger til os så hvis det skal lykkes

skal vi simpelt hen regulere udbuddet vi skal begrænse den mængde olie olie kul og gas som vi hiver op

gå foran hvis det står til os vi skal ikke kun tale om at begrænse efterspørgslen men vi skal simpelt hen også begrænse udbuddet

ville det da være mærkeligt at stå med en stor olie og gasproduktion hvis vi er kommet så langt at vores eget

så er nordsøen jo i øvrigt ikke den guldgrube

har været nordsøen toppede med sin produktion i to tusind og fire til nul fem stykker

lige nu er vi nede på cirka en tredjedel af den produktion der var på det tidspunkt derfor havde jeg

kloge virksomheder var begyndt at trække sig ud af området og stille og roligt sige nå det var det

at skifte over og gå efter de vedvarende energiteknologier men så skete der

at dele af branchen gik til regeringen gik til folketinget

for et par år siden og bad om at få en yderligere skatterabat så man kunne

var rigtig ærgerligt at et stort flertal af folketinget gik med til

vi låst til at vi skal finde

mængde skatteindtægter

hvis der er bekymringer omkring velfærdsstaten

dansk økonomi er bomstærk på den lange bane og vi er ikke afhængige af nordsøindtægterne for at kunne opretholde og videreudvikle vores velfærdsstat ifølge vismandsrapporten fra foråret to tusind og atten er der i gennemsnit et overskud på tyve milliard kroner om året på de offentlige finanser helt frem til

fem og halvfjerds så vi har ikke brug for de her penge på lang sigt vi har også meget usikre vurderinger af om der overhovedet kommer så store penge

nævnt beløb her i dag på en hundrede og seks milliard

hvis man bruger nogle andre estimater

kan man komme ned på to og halvfjerds milliard

erstatningskrav der kan blive rejst fordi de jo også

de erstatninger de vil gøre krav på om ti år om femten år

vil der være så lidt olie og gas at hente derude og omkostningerne ved at hente det op vil være så store at vi taler om ret små værdier det føler jeg mig ret overbevist om så alt i alt er vi ikke i tvivl i alternativet vi synes

liberalt folketingsmedlem går jeg en del op i økonomi og det synes jeg

også at lige præcis den her debat handler rigtig meget om ordføreren

nævnede at vi ikke er afhængige af indtægterne fra nordsøen

gode økonomiske planer og det

finansiere alle sine festligheder

som jeg faktisk studser allermest over er at ordføreren jo rent faktisk erkender at hvis vi gennemfører det her

der være nogle store erstatninger der skal betales til de aktører der

at der skal udbetales erstatninger i den forbindelse

indstillet på at skulle stoppe indvinding af olie og gas fra nordsøen inden for ti år og så udbetale store erstatninger til de her

virksomheder samtidig med at man ikke ønsker at gøre brug

simpelt hen har gjort det muligt nu for en række

stille erstatningskrav hvis vi gerne vil have at vi skal følge parisaftalen

om at fortsætte udvinding af fossil energi næsten frem til

og på den måde binder danmarks økonomi både med

som et ansvar vi bliver nødt til at tage de her penge vi tjener

på meget lang sigt og det er meget usikkert hvor meget vi får ind efter

så jeg synes det er en vigtig sag at holde fast i at vi

udfase den her produktion og og vi må se på på den lange bane hvordan vi får finansieret de her ting men

spørge om det her med målsætningen om nettonuludledning i to tusind og halvtreds som alternativet jo rent faktisk også er indstillet på

en del af energiaftalen fra to tusind og atten hvor det jo netop er den langsigtede målsætning nettonuludledning i

og halvtreds jeg forstår det sådan som jeg også redegjorde for i min ordførertale at

som jeg i øvrigt er meget glad for ikke er min revisor

halvtreds vores ambition i alternativet er at være fossilfri langt tidligere

det betyder jo faktisk at vi skal være færdige med at udvinde og bruge fossil energi i danmark

være tale om forhandlinger og der vil de her virksomheder

erstatninger de kan få og der tror jeg det bliver langt mindre end vi lige forventer

i køn ligestilling og mangfoldighed inkluderes i undervisningen hos alle offentligt ansatte samt studerende

dagtilbud folkeskole på erhvervsskoler ungdomsuddannelser samt videregående uddannelser for nu at tage det hele med

i efteruddannelse i forhold til køn ligestilling og mangfoldighed af alle offentligt ansatte med borgerkontakt

uanset køn uanset etnisk baggrund fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser seksuel orientering eller religiøs overbevisning

grundprincipper som alle

ansatte er underlagt

ledig på jobcenteret eller er en ældre borger der modtager hjemmehjælp

og unge mødes ligeværdigt i dagtilbud og skoler og at lærere og pædagoger er med til at gøre op med de forskellige normer og stereotype forventninger som man allerede tidligt i livet kan mødes af

et krav at de studerende på pædagoguddannelsen skal have viden om ligestilling familieformer og seksuel orientering og kønsidentitet det sker gennem et obligatorisk modul som alle studerende

forskellige kompetenceområder eksempelvis inden for kristendomskundskab livsanskuelse

og familiekundskab en nylig evaluering af læreruddannelsen viste

forligskredsen bag læreruddannelsen i marts indgået en aftale hvor professionshøjskolerne

for de frivillige kurser på læreruddannelsen

fokus på blandt andet sundheds og seksualundervisning og familiekundskab sigtet med aftalen er

og udvikle kvaliteten

en evaluering af sundheds og seksualundervisningen og familiekundskab i grundskolen som peger på at der absolut er udfordringer med undervisningen evalueringen viser blandt andet et behov for at se på hvordan undervisningen forankres bedre og i højere grad matcher det som børn og unge efterspørger derfor er regeringen optaget af hvordan vi kan få skabt en mere tidssvarende sundheds og seksualundervisning og hvordan vi kan få skabt en undervisning som i højere grad beskæftiger sig med de emner og de udfordringer som børnene og de unge står over for i dag

ofte mangler hjælp til at finde respekten for hinanden og respekten for hinandens grænser det

de ting som jeg mener vi skal styrke i en mere moderne seksualundervisning undervisningsministeriet har på baggrund af evalueringen iværksat forskellige initiativer i forhold til seksualundervisningen ministeren har blandt andet afholdt dialogmøde med interessenterne på området og ministeriet arbejder i øjeblikket i samarbejde med de relevante øvrige ministerier på et oplæg til konkrete indsatser som jo så skal drøftes med

regeringen har også iværksat en række andre initiativer på området blandt andet

der netop sigter imod at klæde folkeskoleledere lærere

på i forhold til normkritiske metoder og redskaber der gennemføres blandt andet et undervisnings og et opkvalificeringsforløb af fagpersoner i grundskolen derudover udarbejdes også nye normkritiske redskaber og metoder målrettet undervisere og studievejledere med videre på ungdoms og erhvervsuddannelserne materialerne gøres tilgængelige for alle landets ungdomsuddannelser og andre relevante aktører

omfattes af efteruddannelse i køn ligestilling og mangfoldighed eller hvad omfanget

og myndighedspersoner er i forvejen underlagt de almindelige forvaltningsretlige grundprincipper og det indebærer bla

at det som udgangspunkt ikke vil være sagligt hvis borgere ikke mødes ligeværdigt uafhængig af deres køn seksuelle orientering funktionsnedsættelser med videre

offentligt ansatte der er i kontakt med borgere og det gør jo også at det netop er relevant

have opmærksomheden rettet imod deres mulighed for

møde borgerne på den rigtige måde

allerede iværksat et stort arbejde både i undervisningsministeriet og i uddannelses og forskningsministeriet som skal styrke undervisningen i køn ligestilling og mangfoldighed og som nævnt har vi

så vi synes at vi i regeringen allerede arbejder med den problemstilling der er med i beslutningsforslaget

ministeren remser op det vi prøver

cbs det er alle vegne på arbejdspladser og

udvider den viden og de begrebsapparater vi har til rådighed så tror jeg ikke på at vi

for alle borgere i vores samfund så jeg efterlyser den den røde tråd

sagt at vi gerne vil have ligestillingsvurderet alle lovforslag i forhold til gender mainstreaming

jo også er pålagt os fra eu

må jeg også bede forslagsstillerne om at være mere konkrete i forhold til hvor der er man synes det halter og hvor

tage fat på den her problemstilling

at jeg har gjort det meget klart at vi jo er enige i betydningen af

det her emne og det der værdimæssigt ligger i det

de sundhedsfaglige uddannelser det er politiskolen og det er omsorgs

skal sikre at alle som er i en forvaltning har adgang beslutningsforslaget siger

respekt og den forståelse for alle uanset

jeg måtte blive gjort bekendt med at der er faggrupper

eller efteruddannelse eller hvad der nu kunne være på tale

der står først nemlig herre rasmus horn

undervisning i køn ligestilling og mangfoldighed til alle studerende med kommende undervisningsansvar og alle nuværende fastansatte undervisere

i socialdemokratiet kan vi være noget bekymrede for omfanget af forslaget vi mener at det

være for omfattende at inddrage alle offentligt ansatte med undervisningsansvar

modtage undervisning i køn ligestilling og mangfoldighed derfor kan

når det så er sagt var

jo tilbage i to tusind og fjorten

med til at beslutte at alle pædagogstuderende skal modtage undervisning i køn og seksualitet og mangfoldighed

stadig af den opfattelse at alle offentligt ansatte der

undervist i køn og ligestilling

facilitere børns udvikling læring og trivsel på den baggrund er

studerende på læreruddannelsen skal modtage undervisning i køn og ligestilling

hvordan det foregår på pædagoguddannelsen i

en mulighed for at de kan opkvalificere deres

når vi kigger på vores samfund

er det på tværs af klasse etnicitet køn og religion

fra regeringens side eller fra folketingets side

hvilke andre initiativer mener ordføreren vi kan

altså sørge for at danske folkeskolelærere er rustet til

have seksualundervisning ude folkeskolen

der ikke særlig mange folkeskolelærere der kan det er et kursus på på læreruddannelsen man kan tage

og så bliver kvaliteten jo desværre også derefter så

at man kunne gøre noget derhenad med læreruddannelsen uden at jeg dermed vil lægge mig fast på præcis hvordan man skal gøre det

børn og unge først og fremmest og så lade

fokusere lidt mindre på det når jeg siger obligatorisk undervisning

jo fordi det står i beslutningsforslaget jeg har her

sig til at gymnasieeleverne også efterspørger mere seksualundervisning jeg bakker fuldt op

i folkeskolerne også det er der opbakning fra alternativet til men vi ser også at

vi ser at de oplever andre former for diskrimination også i forhold til deres uddannelsesvalg men det skal

er et behov og hvor vi tror at det her kan være løsningen på det problem vi ser derude og så må vi jo tage én uddannelse ad gangen hvor vi synes det giver mening men at lave sådan en samlet pakke her som bare skal trækkes ned over hovedet

om obligatorisk undervisning i køn ligestilling og mangfoldighed til studerende med kommende undervisningsansvar og det er lige fra dagtilbud

videregående uddannelser

udarbejdes en handlingsplan der har til formål

og med borgerkontakt bliver rustet til at møde alle borgere ligeværdigt uanset køn baggrund fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser seksualitet eller religiøs overbevisning i dansk folkeparti mener vi ikke der er behov for en handlingsplan for at ruste offentligt ansatte til at møde borgere ligeværdigt det skulle de gerne

at tage ansvar og hvis man ikke kan det

kan det jo godt være man har det forkerte arbejde et sundt og godt princip er at møde andre mennesker som man gerne selv vil mødes for mange ligger det gudskelov som en

vores opdragelse hvordan vores forældre har opdraget

brede politiske aftaler der er forligskredse på

aftaler så derfor tænker jeg at såfremt der skal ske ændringer

er det jo noget man skal løfte i de aftalekredse der er derudover

på deres hjemmeside blandt andet til grundskolen

undervisere kan benytte sig af

og forskellige forligskredse og det er netop det jeg efterlyser her

et forkromet overblik vi skal have det på alle mulige andre områder men men vi har det ikke i forhold

til ligestilling og mangfoldighed og det mener jeg

gør det rigtig godt sex samfund har også haft det her forslag til

omkring at relevant viden og praksiskompetencer bør indgå som en obligatorisk del af

de nævnte uddannelser men faktisk også hos politiet

at der er aftalekredse på det her område og i forhold til både uddannelse og dagtilbud og andet og der har alternativet jo mulighed for hvis de sidder i nogle af de kredse

vi behandler lige nu et beslutningsforslag fremsat af alternativet som gerne vil pålægge regeringen

udarbejde en handlingsplan som sikrer at undervisning i køn ligestilling og mangfoldighed inkluderes i undervisningen for alle offentligt ansatte med undervisningsansvar og for studerende med kommende undervisningsansvar og det skal for den sags skyld også gælde fra dagtilbud over folkeskoler og ungdomsuddannelser til de videregående uddannelser beslutningsforslaget indebærer derudover at vi skal prioritere et kompetenceløft

er vi selvfølgelig enige i at alle borgere i samfundet skal mødes og behandles med respekt uagtet køn baggrund

seksualitet eller religiøs overbevisning og jeg er sikker på

tilstedeværende her i salen er af samme overbevisning jeg må så også sige at at netop derfor har den nuværende regering jo også igangsæt flere forskellige ting som netop skal råde bod på de

jeg vil ikke begynde at remse alle de ting op

som ministeren også var inde på

tale men jeg kan sige at

i gang med at kortlægge om professionshøjskolerne kan forbedre undervisningen og deltagelsen i kurset i sundhed

seksualundervisning og familiekundskab så der pågår jo for den sags skyld også netop i de her måneder et arbejde

resultere i at også flere folkeskolelærere bliver bekendt med og bedre til at undervise på de her område desværre må jeg meddele forslagsstillerne at venstre ikke kommer til

der er jo en lang række ting som regeringen har sagt nej til i de sidste fire år blandt andet

en ligelønspulje på fem milliard kroner til at udligne løngabet

eus linje ligestillingsløftet synes man heller ikke man kan bakke op omkring man har udhulet den kønsopdelte

og man har sagt nej til den islandske model i forhold til at dokumentere at der er ligeløn i danske virksomheder det jeg efterlyser med beslutningsforslaget her

er jo at vi har en rød tråd og at vi har et ligestillingsministerium som tager hånd om alle de udfordringer der er

i vores samfund om det er i uddannelsessektoren om det er i i erhvervslivet eller hvor det er og det er jo desværre et stort fokus det er et tværministerielt fokus

jeg står her her på talerstolen i dag og

så er jeg også ordfører inden for børneområdet og for den

jo er noget af det vi drøfter i forligskredssammenhænge så jeg synes egentlig at

helt helt opmærksomme på at der er steder hvor det også kan blive bedre det

i år har trygfonden fremvist en analyse der viser at

op mod hvert tiende brune barn kan opleve diskrimination i folkeskolen i forhold

parti i forhold til at gribe den problemstilling

kunne komme frem med og så må jeg sige at

de ansatte som er ude på skolerne

diskrimination som man jo som folkeskolelærer som klasselærer

skyld som pædagog har et ansvar for

desværre viser flere undersøgelser at undervisningen ikke har rykket sig særlig meget siden da børn får i dag stadig ikke lært om forskellige former for seksualitet og betydningen af forskellighed i krop køn og

mange af dem ikke selv er blevet undervist i

med andre fag emnet har været obligatorisk i den danske folkeskole siden nitten halvfjerdserne derfor er det paradoksalt at det stadig kun er frivilligt for studerende på læreruddannelsen at tage faget det er vigtigt at unge mennesker får ordentlig kendskab til seksualundervisning og normkritik da forståelse af forskellighed er grundstenen i vores demokrati det er derfor afgørende at lærere får den nødvendige opkvalificering

videre til elever i folkeskolen med sager om unge piger der bliver udnyttet til såkaldte puttemiddage

og seneste den store umbrella sag hvor tusind unge blev sigtet for at have distribueret børneporno er det helt afgørende at vores unge bliver kritiske over for normer og dermed kan sætte sig sætte sig imod nogle af de uhyggelige tendenser der følger med digitaliseringen

grænser respekt og hensyn samtidig giver sociale medier et fuldstændig skævvredet billede af kroppen og skaber urealistiske

som påvirker unge helt ned til seks års alderen derfor er det afgørende at alle unge i det danske uddannelsessystem får et realistisk syn på sundhed og på krop normkritik hører dog ikke kun hjemme under uddannelserne som forslaget ganske rigtigt lægger op til synes enhedslisten også at ansatte med

skal blive rustet til at kunne møde mange forskellige mennesker så man kan blive forstået ud fra den man er eller identificerer sig

en afklaring om hvordan det præcis skal forstås

gerne samarbejde videre i udvalget og støtter

ordføreren for dansk folkeparti

kan man hvis man er offentligt ansat møde borgere ligeværdigt naturligvis har man den grundlæggende egenskab at man møder mennesker uanset seksuel baggrund køn alt mulig andet

når man læser alternativets beslutningsforslag

til alle de dygtige offentligt ansatte som hver dag går på arbejde yder en fantastisk indsats tager sig af vores ældre medborgere og vores

de ikke er gode nok at de ikke kan finde ud af at møde borgere i øjenhøjde og med respekt

et vigtigt område

gjort sig en lille smule mere umage inden man kalder alle folketingets partier ned for at drøfte et beslutningsforslag

som peger på en handlingsplan for hvem det ved vi ikke rigtigt nogle offentligt ansatte som møder nogle mennesker

prøve at konkretisere hvad en handlingsplan konkret

de offentligt ansatte de kommende undervisere bedre

det er direkte useriøst

jeg synes side skulle gå tilbage med sit såkaldte beslutningsforslag og

man præcis gerne vil hvem vil man

gerne sætte ind over for hvordan vil man gøre det og hvad vil det koste så giver man rent faktisk folketingets partier en mulighed for at tage stilling til et forslag naturligvis støtter liberal alliance

jeg tager til mig at det det sagtens kunne være mere præcist i forslaget det jeg ikke tager til mig er

i den her proces er at de gerne vil inddrages og de gerne vil have mulighed for at påvirke hvad indholdet er og hver gang vi fra statsligt hold kommer og pålægger dem rammer hvor de ikke er blevet inddraget tilstrækkeligt så er det at de ikke ser at vi modarbejder de strukturer der er i vores samfund

jo grunden til at det ikke er der det er også grunden til at jeg ikke kan beregne hvad det kommer til at koste

omgang handler det om at få skabt den her handlingsplan

det var egentlig bare en kommentar til til ordførerens tale

få nogle politiske drøftelser om normer og kønsforestillinger og ligestilling

deler vi ønsket om at arbejde for øget ligestilling og mangfoldighed i alle dele af samfundet også på skoler gymnasier og i undervisningsverdenen helt generelt vi mener

linje med det som beskrives i bemærkningerne til forslaget at det er vigtigt at der i højere grad undervises i normkritik køn ligestilling og mangfoldighed på diverse uddannelser også for kommende undervisere det er vigtigt at man som lærer eller underviser er i stand til at forholde sig kritisk og reflekteret til hvordan forskellige stereotyper præger forestillingerne om hvad børn kan og

men også hvis vi reelt skal sikre mere ligestilling og mangfoldighed i uddannelsesvalg og på arbejdsmarkedet

positive over for intentionerne i forslaget og at alternativet sætter fokus på emnet når vi alligevel ikke kan støtte beslutningsforslaget

det men mere om at indholdet i uddannelserne hører hører til i de respektive politiske forlig og aftaler der er på uddannelses og undervisningsområdet

forlig på tværs af uddannelsesområdet og vi kæmper altid for at fremme ligestillingsdagsordenen når vi forhandler med de øvrige forligspartier vi mener også at det er der altså i forligskredsene at fremtidige drøftelser om undervisning i køn og ligestilling og mangfoldighed på de respektive uddannelser bør finde sted samtidig

omfattende ændringer af indholdet i de forskellige uddannelser ske i en tæt dialog med relevante undervisere og studenterorganisationer på området så der tages højde for såvel faglige som praktiske udfordringer ved at ændre i undervisningen på de enkelte uddannelser vi ved jo godt at når man lægger noget ind så

uddannelserne er også skruet forskellige

selv for nogle år tilbage tilbage har foreslået at der skulle indføres

på lærer og pædagoguddannelserne så vi

på linje med med intentionerne i det

jo også vist sig at det nu er kommet ind i pædagoguddannelserne det mangler andre steder men jeg tror på at kampen i virkeligheden skal kæmpes nogle andre steder end ved at behandle et beslutningsforslag i folketingssalen

meget stort område men kunne man forestille sig at der var

handling på at skabe det her forkromede overblik og som sørgede for at der var en ligestillingsvurdering sørgede for at den ligestilling og diskrimination og indsigt i køn rammer

hvordan ved vi i dag at

forhandlinger vi laver parallelt med hinanden ikke er med til at modarbejde

ville egentlig sige at vi som ligestillingsordførere

undervisnings og uddannelsesordfører hvis vi ikke er det

sat på dagsordenen hver gang vi alligevel skal forhandle nogle af de her uddannelsesbekendtgørelser

sparke det ind der hvor vi kan

til hvad uddannelserne uddannelserne skal kunne end der

at det det måske skulle have været mere præcist og gennemarbejdet og det vil jeg helt sikkert

at regeringen skal udarbejde en handlingsplan som sikrer at undervisning i køn ligestilling og mangfoldighed inkluderes i

dem som har ansvaret for at undervise

har ansvaret for vores kommende generationer og deres viden uanset om det er på

institutionerne eller universiteterne handlingsplanen skal

bliver mere bevidste om hvordan de skaber gode stærke og inkluderende fællesskaber uanset

uddannelsesforløb vores børn unge eller voksne befinder sig så de ikke oplever diskrimination så de ikke

ekskluderet i to tusind og tolv lavede det nationale forskningscenter for velfærd sfi en vigtig rapport til folketinget rapporten hedder måling af diskrimination på baggrund af etnisk oprindelse

beskæftiger sig med diskrimination som manifesterer sig gennem fordomme

forudindtagelser og forskelsbehandling og

der ikke er lighed for alle i dag at der ikke er ligeværd for alle i vores samfund diskrimination foregår på mange måder og på mange niveauer og det har store omkostninger både samfundsmæssigt og personligt

hvis vi udnyttede mangfoldigheden bedre og diskriminationen har store personlige omkostninger fordi den betyder færre valgmuligheder lavere selvværd og mindre frihed for den enkelte uanset om det er på baggrund af køn race hudfarve religion seksuel orientering eller handicap rapporten måling af diskrimination på baggrund af etnisk oprindelse anerkender diskrimination som

at vi har institutionel og ikkeinstitutionel diskrimination

diskrimination som foregår privat hos borgerne

samtidig er en indgroet del af vores skole og uddannelsessystem sundhedsvæsen retsvæsen og alle de andre institutioner som udgør vores samfund

derfor mener jeg at vi er nødt til at have det her brede syn på hvordan vi så ændrer

og tilgang til at skabe et mere ligeværdigt samfund desuden taler rapporten om diskrimination som direkte indirekte bevidst og ubevidst og det er netop den her ubevidste

fortællinger forestillinger myter antagelser og normer som er med til at modarbejde ligeværd i vores samfund jeg var ni år gammel første gang jeg blev kaldt n ordet og en ældre hvid knægt slog mig i hovedet og jeg oplevede følelsen af at blive sat uden for fællesskabet på grund af min hudfarve ligesom min mor af min folkeskole fik at vide at de godt vidste hvordan de skulle håndtere sådan nogle abekatte som min bror og

firserne men vi er langtfra fri for diskrimination trygfondens analyse

brune barn er i risiko for at blive diskrimineret

mange faktorer der påvirker det her ikke mindst den dæmoniserende retorik som vi

i politik og i

været medlem af folketinget i fire år og i den periode har jeg irettesat en kollega fra et andet parti som kaldte vores grønlandske brødre og søstre for snekinesere jeg har irettesat en tredje kollega som til en vilkårlig kvinde på en officiel folketingsrejse

kvinder og papegøjer der snakker mænd taler

det er blot for at illustrere at vores udfordringer

sektorer og niveauer i vores samfund som medlem af folketinget har

ude til et arrangement med veluddannede mennesker og fået at vide at jeg taler godt dansk i de situationer jeg nævner her var jeg den eneste

sagde dem imod og det var tydeligt at der var andre i selskabet som krummede tæer men de forblev tavse jeg turde godt

den gode stemning for jeg har igennem et liv oplevet hvordan den gode stemning kan være på bekostning af min selvværdsfølelse selvværdsfølelsen

den døve unge mand som bliver behandlet som om han havde ebola at være i stand til at ødelægge den gode stemning og turde starte den svære samtale kaldes også at være en killjoy et begreb som sara ahmed har udviklet men det kræver indsigt det kræver viden det kræver mod at turde starte den svære samtale

og forstå modtagerne af de her uhensigtsmæssige normer og strukturer som hersker i samfundet

det er noget vi gør det er handlinger det er ord det er adfærd ofte ubevidst normer som vi er socialiseret ind i nogle normer er gode vi ser os for når vi går over vejen selv om der er grønt vi fortæller vores ven eller veninde at de

vi har en samtale med vores børn hvis vi oplever at de er medløbere og er med til at moppe andre altså vi kritiserer de normer som de deltager i fordi de kan være uretfærdige eller opleves som uretfærdige en normkritik

med i forslaget anerkendelsen af at det er et strukturelt problem at det er ikke blot

onde mennesker der popper op hist og her

jeg husker at vores ligestillingsminister til redegørelsesdebatten

ligestilling i sidste uge i hvert fald mundtligt gav opbakning til samtlige handlingsorienterede erklæringer i djøfs ligestillingsløfte ligesom ministeren også anerkendte elementerne i min ordførertale der netop handler om at vi skal sætte ind over for de normer og den socialisering der fastholder status quo og den diskrimination diskrimination som forhindrer

og lige frihed for alle med det her beslutningsforslag kan vi starte med at handle ja det skal gennemarbejdes mere men vi kan starte med at skabe et reelt ligeværd for alle i vores samfund beslutningsforslaget har været forbi interesseorganisationer fra

lgbt danmark normstormerne til cecilie nørgaard fra mangfold jacob graack fra pædagoguddannelserne som

eneste uddannelse som har det på undervisningsskemaet danske handicaporganisationer djøf sex og samfund og mange flere

også godt se at der er et kæmpestort arbejde forude hvis vi skal kunne lave et

ellers bliver det de her bilaterale forhandlinger

måske ikke har det store sigte for øje

dem som har bidraget til forslaget og som har læst det igennem og

feedback sex og samfund skriver vi støtter helt op omkring at relevant viden og praksiskompetencer om køn seksualitet ligestilling og mangfoldighed bør indgå som en obligatorisk del af uddannelsen for alle offentligt ansatte inden for dagtilbud skole og hele uddannelsesområdet samt inden for politi fængsler social og omsorgssektoren det synes jeg egentlig vi skal lægge mærke til

kan være at offentligt ansatte kunne blive bedre i hvert fald inden for politi fængsler social og omsorgssektoren beslutningsforslagets anden del italesætter netop det at vi skal have

obligatorisk men at de skal have en mulighed for at få denne opkvalificerende viden det her forslag er et forslag om en handlingsplan det koster ikke meget som ministerium at dykke ned i hvad der foregår lige nu skabe en rød tråd lægge det hele op synligt for os så vi kan se hvordan det foregår

og vi kan skabe en sammenhæng og italesætte det som

ordfører også siger over for vores andre kolleger i forhold til hvordan vi kan strukturere forhandlinger så vi kommer i mål med

reelle ligeværdige rammer for alle

til dem som bakker op og dem som ikke gør og

desmond tutu der illustrerer hvorfor jeg mener at vi skal handle mere end at tale

hvis du er neutral i situationer hvor der er uretfærdighed så har du valgt samme side som undertrykkeren hvis en elefant har sin fod på musens hale og du siger at du

så vil musen ikke påskønne din neutralitet

og som jeg forstår alternativets ordfører

at der skal italesættes mere men jeg vil også godt

er præcist nok så så hvis jeg skal præcisere det på det minut jeg har her

handler det om at vi får blotlagt hvad er initiativerne lige nu hvordan sørger vi for at de initiativer bliver

det ene det andet er hvordan vi kan ruste vores offentligt ansatte til at møde borgerne i en mere ligeværdig relation og hvordan vi inddrager dem i det arbejde

ansat i den offentlige sektor igennem

have den her del med og jeg har aldrig tænkt at

godt se at man som offentligt ansat måske

det her er ganske naturligt når man rent

bedre til at gå end kvindelige borgere og så fandt man ud af at man brugte dobbelt så mange penge på de på de ældre mandlige borgere ligesom man har fundet ud af at man

små pigebørn i børnehaven end man taler til drengebørn hvilket betyder at de udvikler et sprog hurtigere så det med at vi har en forståelse af det at vi godt ved hvordan vi møder alle mennesker

lige viser sig gang på gang i den forskning vi har ikke

være offentligt ansat men nogle gange skal vi også bare anerkende at vi mangler viden for at kunne

godt vil spørge til

god opdragelse og empati og det tænker jeg da at rigtig mange af vores offentligt ansatte

har jeg er tidligere uddannet social og sundhedsassistent og har arbejdet inden for pleje og omsorgsfaget og jeg har mødt alle mulige forskellige mennesker og det handler vel om at man er godt opdraget og at man møder mennesker der hvor de er

vel ikke at lave en handlingsplan

er desværre uenig i forhold til den sunde fornuft hvis vi kigger på

er blevet behandlet diametralt modsat i sverige kontra danmark

bare er enlige sexistiske mænd der er i gang

faktisk er en strukturel udfordring i forhold til den måde vi italesætter kønnene og opfører os

det mener jeg også lidt ligger bag det med den sunde fornuft nogle gange

vores sunde fornuft begrænset af de antagelser vi har i vores samfund qua det

socialiseret ind i med kultur normer og opvækst

nødt til at blive gjort bevidst om gennem viden og den viden er jo også det der skal ligge i handlingsplanen og vi skal have bragt ud til

ikke har den helt sunde fornuft og igen hvad er den sunde fornuft men det handler jo vel om at

opdragelse bag sig at man har nogle værdier bag sig

i forhold til at offentligt ansatte ikke er i stand til at kunne møde mennesker

på ligeværdig basis i forhold til at de faktisk har en

det jeg siger er at vi har nogle normer at vi har nogle forestillinger at vi har nogle værdier som måske er med til at diskriminere

andre borgere og forfordele nogle borgere

det er også det som institut for menneskerettigheder kalder statistisk diskrimination hvis det er det man kommer ind på men der er vi nødt til at

imødekomme de problematikker og det er den viden

meget enig i at det her er nogle vigtige holdninger og ubevidste mønstre som skal brydes den store kunst er jo hvordan gør man det så

kan vi lovgive os ud af det kan vi uddanne os ud af det

svært at finde de der løsninger men jeg tænker for at

overveje om man måske kunne samles om en beretning

sætter nogen konkret handling i gang for det

hvor jeg i hvert fald på uddannelsesområdet synes sådan

men den sender jo i hvert fald et signal om en en fælles holdning man kunne

skulle samles om en beretning

at vi kan samles om en beretning men men mange af de normer og de antagelser som jeg italesætter

hersker jo også herinde og derfor har vi så et totalt forskelligt syn på hvad der er en ligeværdig behandling og hvad der er til rådighed af viden og hvad der er god opførsel og så videre

ønske at vi kunne blive lidt mere enige om at italesætte at vi måske er begrænset i vores vidensgrundslag det er jo det som pædagoguddannelserne arbejder med at udvide og det synes jeg

en legendarisk fiskeauktionarius rundt

han kan sin metier for han har gjort det i mange år øjnene skal bare fange en opkøbers blik og så er priserne på vej op til glæde for fiskerne som lander i hanstholm der er noget særligt ved fiskeauktioner som den i hanstholm en positiv stemning er at der er gang i hjulene i fiskeriet og gode tider i den kolde auktionshal hvor trucks piler rundt imellem hinanden og læsser lastbilerne der holder og venter

med det lovforslag vi behandler i dag får ministeren også mulighed for at

som staten årligt kan fratolde til bestemte tiltag dermed vil det sammen med fiskerierhvervet selv nu kunne lykkes at tilvejebringe midler til at udvikle det danske fiskeri bredt set

en bred udvikling for udviklingskraften og overskudsgraderne er ganske ulige fordelt i danmarks fiskeri

der behov for at brede udviklingsstyrken ud og tage et politisk udviklingsansvar for hele fiskerisektoren derfor ser vi i socialdemokratiet positive perspektiver i den nye hjemmel i lovforslaget hvor køb salg og udleje af fiskerirettigheder bliver muligt for staten hjemlen er en udløber af en politisk auktionsaftale fra februar i år

folketingets partier bakker op lovforslaget gør det desuden muligt at der kan indføres en mærkningsordning for skånsomt fangede fisk det var et centralt element i den fiskeriaftale fiskeripakke som et flertal i folketinget vedtog uden om regeringen i december to tusind og seksten og som regeringen siden har tilsluttet sig mærkningsordningen kan måske blive fiskeriets svar på landbrugets økologimærke det er der nogle der siger i hvert fald er der mulighed for at

er fanget med redskaber der er skånsomme over for vores skønne natur kan fremmes og jo mere af den slags der sælges desto mere skånsomt fiskeri vil der være grundlag for lovforslaget indebærer også mulighed for øget teknologisk og elektronisk kontrol i fiskeriet

sige det som det er regeringen og ministeren anmoder med lovforslaget om hjemmel til at kunne kræve kameraovervågning opsat på de enkelte fiskefartøjer

anerkender vi at fiskerilovgivningen har til formål at sikre et bæredygtigt grundlag for det erhvervsmæssige fiskeri og de dertil knyttede erhverv og at den teknologiske udvikling har banet vejen for nye måder at udføre fiskerikontrol på med anvendelse af elektroniske kontrolinstrumenter det kan både give en mere enkel men også en mere effektiv kontrol derfor støtter vi også den mulighed der nu introduceres for det er jo

en mulighed og den mulighed vil vi opfordre til at man bruger med omtanke det er ikke mindst en opgave som jeg forventer at fiskeriets organisationer vil påtage sig et centralt

med at komme omkring de dilemmaer der er når vi snakker

modkrav til regelforenklinger og så videre jeg har godt hørt automatreaktionen i dele af fiskeriet her er man over en relativt bred kam utrolig skeptisk

ministerens forslag

enkelte steder hvor ministeren kunne have risikeret om ikke andet så en verbal kølhaling fordi fiskerne mener at de vil blive overvåget på deres arbejdsplads der må jeg bare sige at det er min klare forventning at en kameraovervågning kan laves så den filmer fisk og ikke behøver at filme fiskere derudover

at ledsage en kritik af det her lovforslag med et svar på spørgsmålet

dokumentere overholdelse af landingsforpligtelsen jeg mener som sagt at vi skal

den nye hjemmel og så vil det jo ikke gøre noget hvis der er mulighed for at fritage fiskerne for visse andre kontrolkrav når teknologien snart går om bord endelig indeholder lovforslaget en hjemmel til anvendelse af produktionsafgifter til dækning af afgiftfondens

side spurgte ind til omkostningerne for opkrævningen af fiskeriets produktionsafgifter som varetages af danmarks fiskeriforening fordi vi ønsker at pengene skal gå til de formål for som vi politisk har ønsket

og ser frem til en god og effektiv udvalgsbehandling jeg skal samtidig hilse fra det radikale venstre

er et vigtigt erhverv som skaber vækst og arbejdspladser i danmark og som yder et vigtigt bidrag til dansk eksport og dermed også til vores velstand og velfærd i venstre ønsker vi at skabe rammerne for et fortsat stærkt

vi kan komme igennem med tingene vi ønsker et mangfoldigt dansk fiskeri med plads til både de små mellemstore og de store fartøjer selvfølgelig til gavn for erhvervet

de mange afledte arbejdspladser også på land

på baggrund af de førte forhandlinger som har været kørt over noget tid herunder også med henvisning til beretning af syvende december to tusind og seksten om dansk fiskeri og aftale af sekstende november to tusind og sytten også om dansk fiskeri

de ting der skal sikres i sektoren jeg har godt

det må stå for ordførerens egen regning og udlægning det skal

fiskeriordfører interesserer sig meget for hvordan vi håndterer fiskeripolitikken

vores drøftelser om hvordan man lever op til forskellige love og regler herunder også kigger på den fortsatte teknologiske

udvikling men en yderligere uddybning og besvarelse af spørgsmålet hører nok rettelig hjemme på venstres landsmøde det synes jeg ikke vi skal bruge folketingets tid

jeg var spændt på om der var fugtigt heroppe efter at der var blevet trådt så meget vande

de ting der glæder os mest er jo den her ressourcebeskatning der er med i forslaget en skat på vores fælles ressource en ressourcebeskatning

det ord der bruges fuldt ud hele vejen igennem lovforslaget men udgangspunktet er jo at vi har nogle ressourcer i vores have i form af fisk hvor de fisk i mange år er blevet givet gratis til nogle fiskere som så kunne fiske inden for nogle begrænsninger inden for nogle kvoter

der gives mulighed for at der kan være nogle nye fisk

de penge øremærkes så til at kunne udvikle fiskeriet i danmark det synes vi egentlig er en meget god cigarkassetænkning der er omkring det

det glæder os og vi glæder os til at se hvordan det bliver foldet ud i virkeligheden

hvad det giver af ressourcer i indtægter som kan være med til

udvikle fiskeriet vi er også glade for

der er taget med her nemlig en mærkningsordning for de fisk

jeg tror at forbrugerne efterspørger kvalitetsfisk det her giver mulighed for at man så kan dokumentere at der er nogle fiskere som fisker med skånsomme

og som har den kvalitet i de

man får på den måde

hvilken kontrol vi skal have af fiskerierhvervet

en landingsforpligtelse hvor fiskerne skal

der synes vi det er rigtig godt at der åbnes op for at der kan være en videoovervågning af de fisk der fanges

set enig med socialdemokratiets fiskeriordfører

etablere det på en måde så det er

fiskerne

af betydning at man ved hvor

og om de er i gang med at bruge deres redskaber vi synes det er helt naturligt at der er en kontrol med vores fiskeressourcer og at man kontrollerer hvad

fiskerne fanger og hvad de gør

ikke følge dansk folkepartis ordfører i at det her skulle være så slemt hvis man virkelig ikke vil overvåges overhovedet

kontrollen af fiskeriet

det er helt naturligt at det erhverv som

at promillerne som der betales for den landede fiskefangst sættes lidt op

mulighed for igen at have flere penge til

udvikle fiskerierhvervet det synes vi er glædeligt

med tiden kunne frigøre nogle midler i den europæiske hav

og fiskerifond som jo har et lidt bredt virke

der måske vil være andre projekter der nemmere kunne blive fremmet der når når man nu har

perspektiverne i at der kunne være noget genopretning af fiskebestande etablering af stenrev og deslige

når nu vi skaffer nogle ekstra midler

set kun at der er gode ting i det her lovforslag og jeg noterer mig også at der er en række grønne organisationer som i deres høring til lovforslaget udtrykker

så jeg er sikker på at at det vi har landet her og som jo har en forhistorie med at man har etableret et

i enhedslisten rigtig glade for

slet ikke have taget et taleudkast med på

tom for ord i den her sammenhæng hvor

for mig at se meget meget besynderligt

i folketinget uden om regeringen

en bremse for en ellers

har jeg altså også været nødt til at spørge fiskeriets organisationer om hjælp til

konsekvenser det her forslag jo jo så kan have

folkepartis ordfører herre ib poulsen

oppositionen mere eller mindre ukritisk har lagt sine mandater ind under dansk folkepartis kystfiskeriordfører i den her sammenhæng og det synes jeg faktisk

er særlig klædeligt men tilbage til det der jo så er interessant her fordi

hvad siger fiskeriets organisationer så til mig om det nærværende forslag de siger bla

aftalerne ved at trække større mængder ind i fonden

statsligt opkøb af kvoter at salg og udleje af fangstrettigheder

under finansieringen af dansk fiskeri at investeringer og generationsskifter vil gå i stå hvilket er stik imod hensigten med udviklingen af erhvervet at der allerede nu ses prisfald på markedet og forringede finansieringsmuligheder at usikkerheden jo kommer på

tidspunkt fordi der er behov for ekstra ro grundet et

brexit at udhulingen ydermere fuldstændig underminerer aftalen om

vækst og udviklingspakke for dansk fiskeri tilbage fra to tusind og seksten hvor opsigelsesvarslet for

seksten år netop for at skabe bedre mulighed for finansiering og således også bedre

at auktionen og udleje af nye fiskerettigheder bremser udviklingen af nye fiskerier da der med forslaget skabes en meget stor usikkerhed om rettighederne til nyt fiskeri og nye fiskerier

burde jo i virkeligheden være en gevinst for samfundet især i kystsamfundene og det burde vi jo faktisk herindefra understøtte og ikke gøre det modsatte altså bremse det sidst men måske ikke mindst vil tilføjelsen

kvoter for at dække uundgåelige bifangster i kystfiskerordningen fjerne

for at opnå et såkaldt rent

vil således forhindre udviklingen mod et mere bæredygtigt fiskeri og mere selektive fiskeredskaber

også at hilse fra det konservative folkeparti

at ovenstående også er en redegørelse for det konservative folkepartis indstilling til lovforslaget dermed tak for ordet

trekløverregeringen den borgerlig liberale regering

frit og liberalt fiskerierhverv tværtimod

ordfører for dansk folkeparti er med til at ødelægge grundlaget for en positiv udvikling

erhverv som det danske fiskerierhverv

kan man sige i en tid hvor der sker en meget stor teknologisk udvikling og det giver nogle muligheder for lettere og mere effektivt at

for forskning og så videre og så videre så jeg synes synes faktisk

god mening selv om det ikke sådan lige ved første

ib poulsen måske har en lille smule svært ved

fiskeripolitikken det er tilsyneladende også tilfældet her

herre ib poulsen tydeligvis ikke hørt hvad jeg sagde i mit svar til herre ib poulsens første bemærkning

allerede fremme med et forslag om elektronisk overvågning

til erhvervet under alle omstændigheder

og man kan sikkert også gøre det på en måde som ikke generer

fiskernes frihed men men resten af den ordførertale var dog en lang dundertale imod det her lovforslag

en aftale hvor der jo som herre søren egge rasmussen netop kunne konstatere på vej ned af talerstolen

i samme ombæring som jeg selv var på vej op at fiskeripolitikken

tror at jeg også fik sagt i min ordførertale højst

alternativt flertal uden om

må vi jo også forholde os til i liberal alliance

skal vi kalde det løbe af pladsen

tage snakken og tage forhandlingen og prøve på at undgå

tilslutte sig aftalen der var som sagt et flertal uden om om regeringen så

direkte at tale dunder om det og sige at det smadrer dansk fiskeri har jeg altså svært ved at se er

ud med at sige at jeg i den her sammenhæng var helt tom for ord og derfor havde været nødt til at søge information og viden

om konsekvenserne af det foreliggende lovforslag

fiskeriets organisationer meddelte mig som fiskeriordfører for liberal alliance

at blæse og have mel i munden i levende live det må man da sige at den her ordførertale i den grad er et udtryk for jeg ved ikke om om man kan læse ind i

at liberal alliance er på vej ud af regeringen nærmest uanset hvordan et folketingsvalg måtte gå

en fin ting i folketinget at kunne stå ved de kompromiser man indgår

dyster og skeptisk og der var ikke grænser for hvordan det var ødelæggende i dansk fiskeri så nu vil jeg læse

vi må nok indrømme at opsvinget har slået igennem også i dansk fiskeri aktiviteten er stor der er stadig gang i bygning af nye skibe men vi har også set tilgang i form af indflagning og køb af brugte fartøjer

være sådan i fremtiden ordføreren

italesætter selv et relativt nært forestående folketingsvalg og

af det famøse folketingsvalg og at vi forhåbentlig så kan få skabt et andet og knap så besynderligt og knap så alternativt flertal

danmarks fiskeripolitik så kan det også være at vi har fået et mere

håndfast syn på hvordan

underhus fordi hvis vi skulle pejle efter det

henset til ordførerens tale om det her lovforslag

falder det mig naturligt at spørge ordføreren hvilken del af lovforslaget mener liberal alliances ordfører er den

fra liberal alliances perspektiv støtter kameraovervågning af dansk fiskeri som vel en moderne form for erhvervspolitik

tænke mig godt nok om til at jeg kan svare på det

fastsatte tidsramme desværre så jeg må bede herre simon kollerup om

hele den rød grønne blok og så dansk folkeparti

et markant flertal som så har landet en aftale

som rummer en række elementer som kan udvikle

med det flertal og og lavet tiltag som kunne kunne støtte udviklingen i dansk fiskeri

at høre når nu vi justerer lidt på de der promilleafgifter og der kommer

af fiskerierhvervet om ordføreren synes at det er mange penge når man kan se at

og sytten årligt har været et overskud på cirka otte hundrede million

jeg har på det seneste hørt er jeg sikker på

mener faktisk også at have hørt

for eksempel udlændingepolitik

hvilken statsministerkandidat man vil pege på

jeg jo så bare konstatere at

man sige politisk stillingtagen til bestemte politikområder

godt tænke mig at høre om om liberal alliance vil stemme for det her lovforslag

liberal alliance vil vedstå sig at de er med i en fiskeriaftale og at det

er en naturlig udmøntning af den aftale

det pågældende lovforslag og det gør vi som

meget gerne vil tage et ansvar for at bringe dansk fiskeripolitik hen et sted

igen er i en positiv udvikling og en positiv liberalisering

det føromtalte folketingsvalg er med til at danne et et nyt og mindre besynderligt flertal der kan drive dansk fiskeripolitik i en positiv retning

vi kan stemme for forslaget

og danmarks naturfredningsforening er enige om en mærkningsordning for skånsomt kystfiskeri og vi deler synspunktet om at fremme skånsomt kystfiskeri som synlighed for forbrugerne flere af de nævnte organisationer støtter også op om fastsættelsen af regler om anvendelse af elektroniske kontrolinstrumenter der kan modvirke

af uønskede fisk der smides tilbage i havet vi bakker op om at kontrollen med fiskeriet skal skærpes og generelt er vi positive over for lovforslagets hensigter

de fleste dele er jo om opfyldelsen af aftaler som vi har været med til at indgå ja

kan se ud som om

etableringen af en mærkningsordning for skånsomt kystfiskeri og det er blandt andet en af de ting som vi

af hensyn til fiskeriet men sådan set også af hensyn til os som forbrugere så vi ved at de fisk vi køber

så foreslås det at der skal kunne stilles krav

om at erhvervsfiskerfartøjer og

tilknyttede erhverv skal være forsynet med elektroniske kontrolinstrumenter til dokumentation for og kontrol af overholdelse af fiskerilovgivningen

samråd om det og er

hvordan man egentlig kan kontrollere det fiskeri derfor er vi godt tilfreds med at med at

nu kan afprøve det her værktøj jeg er også helt overbevist om

indføres uden at det griber ind i den enkelte fiskers

frihed og og blufærdighed eller

det gør det særlig udfordrende at finde en

en af dem er at sikre at vi også i fremtiden har rige mængder af fisk at fiske

ønsker vi derfor blandt andet at styrke forholdene for skånsomt fiskeri frem for fiskeri med bundskrabende redskaber

lovforslag tager vi et skridt i den rigtige retning et skridt som vil medvirke til at

fiskeri kan forblive et erhverv for de mange og ikke kun for de få et skridt som vil medvirke til at vi på baggrund af den øgede kontrol bedre kan beskytte vores havmiljø og et mere bæredygtigt fiskeri så vi er

jeg skal takke ordførerne for den

altovervejende positive modtagelse af lovforslaget det er tydeligt at der er forskel på hvor glad man er for de forskellige elementer

både i debatten men også når vi

indgår forlig med hinanden om hvad vi synes er bedst

det her område jeg har noteret mig ønsket fra dansk folkeparti

dele lovforslaget så det element der handler om elektronisk monitorering bliver adskilt og jeg bistår gerne med teknisk assistance

imødekomme det ønske fra dansk folkepartis side side

elektronisk monitorering at for mig er det helt oplagt at vi

gode metoder i anvendelse vi har jo haft

i andre lande hvor der er stor begejstring

inddrage nye nye teknologiske muligheder i langt højere grad end end vi gør det og jeg kan fuldt ud tilslutte mig

socialdemokratiske ordførers formulering om

behov for at overvåge fiskerne det er fiskene vi er interesseret i og jeg tror

i højere grad at inddrage ny elektronik vi kan få en bedre viden om hvad det er for nogle fisk der er

det vil i virkeligheden give os en mulighed for at fjerne nogle af de

rigide og bureaukratiske regler der er i dag begrundet i kontrolhensyn fordi vi får en meget mere

enkel og effektiv måde

for bemærkningerne jeg synes ikke der ellers var så meget

skulle svare på i den her omgang og ellers

til at dansk supermarked skulle have kendskab til de enkelte coop butikkers omsætning hvert eneste år det tror jeg da jeg kunne forudse en vis konflikt om

det er rigtig godt men jeg vil hellere spørge ind til

introducere muligheden for kameraovervågning i dansk fiskeri jeg kunne forstå at der

hvor det kan være hensigtsmæssigt tværtimod ser jeg det som en

de gældende regler der er om

jeg ser muligheden for en bedre kontrol som en helt almindelig opfølgning på at vi

nogle regler for hvordan fiskeriet skal være senest

er blevet gennemført på eu niveau jeg synes i den grad at vi trænger til på eu niveau at diskutere

og tyve sekunder så jeg skal over og have svar lige om lidt

bare spørge ministeren om ministeren forventer at liberal alliance som en del af regeringen også står ved

henvises til miljø og fødevareudvalget hvis ingen gør indsigelse

det formand og tak for anledningen til at kunne gøre rede for regeringens holdning i denne sag alternativet har med beslutningsforslag nummer b fire og halvfems foreslået at regeringen pålægges at lægge konkrete planer som gør at alle danmarks nationalparker opnår status som beskyttede områder

det vil sige som internationalt anerkendte nationalparker inden for en ti årig periode

sige at regeringen ikke

gerne begrunde hvorfor jeg synes at alternativet skyder lidt ved siden af med med det her forslag formålet med med de danske nationalparker er nemlig ikke udelukkende naturbeskyttelse nationalparkerne opfylder en lang række andre formål og det er der en bred politisk enighed om de fem danske nationalparker vi har i dag

er alle sammen oprettet efter den nationalparklov som i to tusind og syv blev vedtaget på baggrund af et bredt politisk forlig bestående af venstre dansk folkeparti det konservative folkeparti liberal alliance socialdemokratiet det radikale venstre og sf og når man remser ikke bare partierne men vores fem nationalparker op så tror jeg at det hos os alle med det samme fremkalder billeder af store fantastiske landskaber og store fantastiske naturområder thy mols bjerge vadehavet skjoldungernes land og kongernes nordsjælland og de udgør tilsammen et areal på

omfatter arealer af national og international betydning det er natur to tusind områder det er § tre beskyttede områder og det er større natur og landskabsfredninger og da man vedtog loven var man politisk enig om at modellen for de

skulle hvile på det princip at når et område får status af at være nationalpark ændrer det ikke ved den allerede eksisterende regulering i området

forpligter i nationalparkloven er der opstillet ti ligestillede mål som

natur landskabsværdier kultur og friluftsliv det betyder

at nationalpark skjoldungernes land også skal bidrage med formidling om om områdets kulturhistorie en kategorisering

forudsætter at vi skal indføre en ny regulering en regulering som betyder at de lodsejere der altså ejer en del af nationalparkerne bliver pålagt nye restriktioner det ønsker den her regering ikke

fra skiftende regeringer har det været kommunikeret ganske klart at nationalparkerne ikke indebærer en ny regulering

for eventuelle ændringer af nationalparkloven er en postgang for for tidligt vi har i miljø og fødevareministeriet igangsat arbejdet med en evaluering af nationalparkloven hvor vi altså undersøger om oprettelsen af nationalparkerne har medvirket til blandt andet at styrke og udvikle naturværdierne når den evaluering foreligger

skal vi have nogle politiske drøftelser

med min tilstræbt pædagogiske gennemgang har gjort det klart at regeringen sætter stor pris på vores nationalparker og synes at de fortsat skal leve op til de formål

nationalparkerne dermed medvirker til at udvikle for eksempel sammenhængende natur store landskabsværdier kultur og friluftsliv men vi kan ikke støtte et initiativ

går på tværs af den model for de danske nationalparker som et bredt flertal her i folketinget altså er enig

går dem lidt nærmere på klingen i detaljerne

der ganske rigtigt både § tre og

natura to tusind og der kan være fredninger men men det generelle billede som som

naturkvalitet man kan forvente af en nationalpark der er det jo at

og så videre de fleste af de ting er der

friluftsliv men det som er en modsætning

er for eksempel intensiv skovdrift landbrugsdrift og den slags så kunne man ikke tage fat der

karakter man også kan føle når man finder ud af fra at der slet ikke er hund i hundekiks

alternativet ikke ikke var repræsenteret i folketinget da den her lov blev vedtaget

end et massivt flertal af nærværende folketing har besluttet

der er altså de her ti punkter som skal være opfyldt i nationalparkerne de ti hensyn vi skal tage det er et flertal i folketinget blevet enige om og så mener herre christian poll

det burde være noget andet det er det altså ikke og hvis man skal omlægge det hele til natur

hvordan grænsedragningen er

store naturlige eller næsten naturlige områder der er udvalgt til at beskytte omfattende økologiske processer sammen med arter og økosystemer kendetegnende for området

vi så bruger samme term i danmark

at naturinteresserede tænker hov var det ikke en nationalpark jeg skulle komme til her

ankommer til en parkeringsplads med landbrug og intensiv skovbrug og så videre

vi kommer til næste fase kunne ministeren ikke synes at det var interessant at tage os til næste fase og få egentlig natur i vores

i sig selv et meget interessant begreb som altså går ud på om man kalder en spade for netop en spade

jeg er med på at man i udlandet har en definition af nationalparker vi har simpelt hen her i kongeriget en lovfæstet definition af hvad en nationalpark er herre christian poll vil gerne have at den er noget andet

lever op til noget naturmæssigt

fra et andet land ikke bliver skuffet hvis man kommer til nationalpark thy men hvis man ankommer til et supermarked ude i mols bjerge

tankstationer og

det måske rummer for lidt selv om der også er store naturværdier

med de eksisterende nationalparker at tage nogle flere skridt sådan at vi kommer frem til at der er mere natur i stedet for bare at forsvare at man har taget en beslutning i to tusind og syv

ligesom ikke gøre mere vil det ikke være en fordel at tage flere skridt til at genoprette mere natur i de her nationalparker frem for at få en akademisk diskussion af hvad det er for nogle ord man bruger

om til at det var turistparker hvis det er det der er

jeg er helt med på at man fra enhedslistens og alternativets side godt kunne tænke sig at nationalparkerne var noget andet

de der har vedtaget loven dengang og og det er en opfattelse jeg deler har altså haft den idé

er noget man som lodsejer skal bakke op om og hvis vi fortsat skal sikre at lodsejere vil være en del af det her koncept med at lave nationalparker og det synes en fremragende idé jamen så så bliver vi altså også nødt til at give dem den

øge naturindholdet inden for de her større geografiske områder

at der handles jord der er indimellem mennesker der bliver så gamle at de ønsker at blive pensioneret

at naturindholdet i de her nationalparker kunne blive højnet

fremhæver selv nationalpark thy som som er et af de mest storslåede naturområder

men når vi nu har en nationalpark der hedder kongernes nordsjælland som jo altså rummer blandt andet parforcejagterne som rummer nogle af vores gamle kongeslotte så er det altså ikke magtpåliggende for mig at få omlagt slotsparken ved frederiksborg slot til vild natur jeg synes det repræsenterer en ganske stor værdi som det er i dag men derfor kan vi da sagtens se på at få større og mere sammenhængende naturarealer rundtomkring og om de ligger i nationalparkerne eller ej mener jeg sådan set ikke er afgørende det tror jeg

koret af de lidt skuffede

fra aarhus og ud i nationalpark

en af de første oplevelser jeg havde der var at der blev sprøjtet på marken

sådan lidt i min have i nationalpark mols bjerge

nå

nationalparker var noget andet

for nogle ting ministeren kunne forestille sig man kunne gøre anderledes eller bedre kunne man måske bruge de her nationalparker til at gå forrest i en udvikling som ellers skal ske andre steder i landet

skuffede når de kommer til nationalpark mols bjerge det er et

helt vidunderligt sted og og et sted jeg også selv sætter stor pris på jeg har som nævnt før en forståelse for at man kan tro at begrebet dækker noget andet men det gør det altså

i synes at det skulle betyde noget andet men det gør det ikke en nationalpark er defineret ved lov i det her land

at det var ti andre men det er det ikke altså en nationalpark er ikke en naturpark det er heller ikke en forlystelsespark og det er heller ikke en skaterpark det er en nationalpark og det er rimelig klart defineret hvad det er og så må man

har jeg meget glæde af

nogle har defineret begrebet som det er i dag men hvad ser ministeren så

i forhold til natur påvirker det her vores måde at forvalte naturen på fører det til en øget interesse for nationalparkerne både for udefrakommende men også for dem der bor i dem

at nogle af dem der var indædte modstandere af at der skulle være en nationalpark er blevet nogle af de

er så slemt alle de her erfaringer vil vi gerne samle sammen og den proces er lige startet

vi hvad kan vi bruge det her til for at styrke vores nationalparker i den ene anden eller tredje retning det vil

resultatet kunne vel også blive at der ikke

ved at udnævne nogle områder til nationalparker er sket noget som helst og derfor behøver vi ikke at have dem eller hvad det er måske lidt provokerende spurgt men

fjerner fem nationalparker det er ikke min forventning men hvis nu det viser sig

al den stund at jeg sådan set støder på en begejstring når jeg bevæger mig rundt i nationalparkerne selvfølgelig

står for for selve selve arbejdet med nationalparken men altså også

op til det som vi gerne ville have dem til er der en bedre formidling

formidle mange steder i nationalparkerne men

er der mange spændende fortællinger om jernalderens danmark og om kongerne i roskilde og så videre

får vi en effekt af det det skal vi selvfølgelig se på med med sådan en evaluering har det en værdi at være en nationalpark

her evaluering nu hvor ministeren er på talerstolen

at en af forudsætningerne for at dansk folkeparti var indstillet på at være med i de her nationalparker

hvis der kom en evaluering at man så går den vej som alternativets forslag måske minder en lille smule om

nogle forudsætninger som ikke var med i det oprindelige

forslaget fra alternativet som at de siger jamen var det ikke også en god idé at vi havde nogle naturparker

det ønske kan man måske imødekomme på anden vis end ved at sige nu har vi noget der hedder nationalparker og nu fanger bordet nu kalder vi det noget andet og nu gør vi det til noget andet det synes jeg ville være

også foreslået etablering af ikke mindre end femten vilde naturparker med et samlet areal på størrelse med

der brug for de vilde naturparker skal forstås som egentlige naturreservater med store naturoplevelser hvor der ikke i forvejen er beboelse og hvor træer og andre planter hverken dyrkes høstes eller fældes og hvor der så kan udsættes større planteædere som naturforvaltere der kan bringe den danske natur tættere på sit oprindelige udgangspunkt

det oplagt at de prægtige og store dyr vil være rene publikumsmagneter som vi kender det fra i dag hvor vildhestene på langeland og elgene i lille vildmose tiltrækker både lokale og udenlandske besøgende

naturformål og rekreative formål gå op i en højere enhed

er det sådan at biodiversiteten er presset og arterne er mange steder tæt på at blive udryddet og naturtyper forsvinder

vi brug for at styrke den vilde natur

oplagt for os at de nuværende nationalparker og vores vilde naturparker flere steder vil have overlap da nationalparkerne også indeholder store naturrigdomme og at store arealer inden for nationalparkerne er offentligt ejet og altså dermed er steder hvor man ikke nødvendigvis behøver at tænke på produktion men det er også sådan at nationalparkerne i danmark indeholder store privatejede arealer det gør sig gældende for eksempelvis nationalpark vadehavet som er den nationalpark som jeg af oplagte årsager kender bedst

realistisk inden for en overskuelig årrække og inden for en overskuelig økonomi at netop disse områder vil kunne opnå en en beskyttelse

at både nationalparkerne men i virkeligheden

fællesejede arealer i danmark i højere grad skal forvaltes med naturens interesse i højsædet danmark er et af de lande som er allermest intensivt dyrket vi plejer at sige at to tredjedele af vores arealer er under plov og dertil skal man lægge infrastruktur og by og derfor

har vi et særligt ansvar for at sikre at naturens interesser er i højsædet på de arealer som ikke er under plov

nye store områder

i de områder er nogle lodsejere

de områder hvor vi kan etablere nogle meget store og sammenhængende naturområder og hvor vi kan gøre det relativt billigt det skal være på de arealer som i forvejen er offentligt ejet jeg kan sagtens se at man i forbindelse med de konkrete projekter kunne gå sammen

pletter på de her store arealer som er fællesejet

man få et større areal som er sammenhængende men det er sådan at man hvis man studerer landkortet

der er ganske store områder som er fællesejet og hvor vi kan få mere ud af vores områder set ud fra et biodiversitetsperspektiv hvis vi ændrer forvaltningen og gør det til store sammenhængende naturområder det handler om at vi skal rykke lidt tilbage med vores maskiner og vores for offensive forvaltning for vores for hårdhændede forvaltning

af den naturforvaltning det vil give

langt mere spændende naturområder for alle men også helt

en styrket biodiversitet i danmark der er faktisk en hel række områder hvor vi kan gøre det og nogle synes jeg relativt lavthængende frugter hvor vi kan gøre mere end

altså hvad det er for planer der eventuelt kommer på bordet

nogle statsansatte til

kan vi lade ligge det der er afgørende her er selvfølgelig at vi

under hensyntagen til lodsejerne og

man lyttede til mine indledende bemærkninger vil være helt betrygget i at det selvfølgelig skal foregå på arealer som er fællesejede ikke kun statslige

interesseret i at være med her kigger man på kortet det er jo allerede gjort af en række forskere vil man se at der er de her muligheder

rundtomkring i landet hvis man tænker lidt mere kreativt og ud af boksen end der er blevet gjort

er klart at vi skal sikre

de dyr vi sætter ind som en del af forvaltningen af områderne en mere naturnær og

mere konkrete eksempler fordi når man skal have dyr ud der

have et eller andet sted hvor de kan gå ind om vinteren

det er er den ene ting der er er det så kun lysåbne

måske nævne nogle eksempler på hvordan det er

hvis man nu bor et sted for det kan man jo godt gøre i en statsskov

på et statsligt areal eller et kommunalt

langeland hvor man har vildhestene der kan man jo se det

de her eksempler på at man bruger store græssere til

sørge for at dyrene har det godt men i

skal der jo ikke være et større græsningstryk end at dyrene

set kan passe sig selv det vi har set desværre med den forvaltning som

i øjeblikket er jo at man har overfodret de dyr der

de ikke har den naturforvaltende funktion som de burde have

mange steder haft for voldsom en en maskinel forvaltning

vi ikke får den positive biodiversitetseffekt som man kan få af græssende dyr

det vi meget specifikt tænker på og der er faktisk

og se at det virker jeg kan

alle eksperter på området eksempelvis den omfattende debat

på altinget vil man jo se at snart sagt alle biologer i kongeriget efterspørger

det var simpelt hen et forståelsesspørgsmål vi har jo været på biodiversitetstur i miljø og fødevareudvalget hvor vi også så områder hvor vi også så dyr der gik ude hele året og som ordnede nogle områder

var det for mig ikke et kæmpestort område

meget af det vi så da vi netop var på den tur

men men jeg har det lidt mere roligt nu i forhold til at det måske ikke nødvendigvis er hele jylland man vil lægge ud til biodiversitet tak for det

den stund at vi jo har et meget opdyrket land det afgørende her og det der er grunden til at vi skal

er det afgørende at det er store sammenhængende arealer det hænger jo sammen med at hvis vi har et større areal og der så sker noget negativt eksternt for en art

kan arten vandre hen til et andet område og dermed overleve en brand eller

kan dyrearterne ikke flytte sig og så er det at de uddør og forsvinder fra områderne det er

jeg ved også at der er planer om at udlægge meget mere urørt skov

de samme arealer vi taler om altså statsskov der skal udlægges til urørt

bliver til de femten områder og hvor hurtigt skal det ske men ellers er det

har har ordføreren noget ønske om at

at man sammentænker de her vilde naturparker og

vores nationalparker det bliver oplagt ikke en til en fordi vores nationalparker jo indeholder store arealer som er arealer som er private og og landbrugsarealer

som vil kunne indgå i de vilde naturparker så der kan sagtens være overlap imellem en vild naturpark og en nationalpark men det vil ikke blive en til en sådan som vores nationalparker ser ud i dag på samme måde kan man sagtens forestille sig at man lægger noget urørt skov inde i

de vilde naturparker og i nationalparkerne der er jo ikke noget modsætningsforhold snarere tværtimod

være helt vildt fedt og sjovt at besøge og også være godt for biodiversiteten hvis man inde i de vilde naturparker også havde noget urørt skov og det ville også

i forhold til de tanker vi har omkring græssere som skal stå for naturforvaltningen være

tanker vi har jeg vil godt høre hvor hurtigt

kan ske vi har jo selv nogle tanker om at at nationalparkerne

lægge nogle udviklingsplaner der siger at om ti år

man oppe på et et ordentligt naturindhold

er det vores ambition at de femoghalvtredstusind ha som vi ønsker

vil det kunne gå relativt hurtigt er et spørgsmål om udpegning i forhold til de sidste tyvetusind

som er målet og hvor det skal foregå i den private del er det klart

jo et økonomisk hensyn i relation til de

jo et spørgsmål om at få fundet de her arealer og det vil vi komme i gang med hurtigt men også af hensyn til den bekymring som

i et tempo sådan at de private der bor i områderne

rose socialdemokratiets ordfører for at stå og tale natur på en meget inspirerende og glædelig måde

forestille sig forbedringer af nationalparkerne når det sådan kommer til det naturmæssige

det viser at der her er noget som oppositionen

glæde sig til et kommende folketingsvalg med tanke på hvad vi kunne gøre

sammen i en mere grøn og ambitiøs konstellation og flertal hvis danskerne vil bakke os op

jeg nåede ikke helt at komme ind på det i forbindelse med herre

polls spørgsmål men ja jeg tror at vi skal have højere ambitioner for naturindholdet i vores nationalparker jeg synes vores nationalparker gør det glimrende og jeg har besøgt snart dem alle sammen og

den nuværende regering ville ville affrede mange tusinde hektar blandt andet inden for vores nationalparker så vi kan sagtens have høje ambitioner for vores natur i nationalparkerne jeg tror bare at det er urealistisk at forestille sig at de alle sammen

til de meget høje krav der er i den internationale betegnelse

en idé kunne være at tænke skovlandbrug ind i forhold til

første skovlandbrug der er oprettet lige hos en af mine naboer i netop nationalpark mols bjerge så det kan man

inspiration til en måde også at omlægge nogle af de faktisk dyrkede arealer

hvordan man kan udvikle naturen inden for vores nationalparker er interessante det er interessant hvordan man i dialog med dialog med lodsejerne på området kan sikre at den landbrugsdrift der er der sker under skyldig hensyntagen til til naturinteresserne og det er det vi har opnået med nationalparkerne og der deler jeg ministerens betragtning indledningsvis noget

går de lokale lodsejere og landmænd faktisk ind i projekterne og

i danmarks nationalparker i dansk folkeparti går vi ikke ind

støtte forslaget en af de ting vi var meget optaget af dengang

vi lavede loven om nationalparker og også gik med i aftalen om nationalparker var netop at det var frivilligt for grundejere at deltage i det jeg mener ikke at man skal gå ind og ændre de betingelser

hvis de vil give et løft der hvor de selv kan gøre det det er der jo nogle der gør og det er jeg da glad for hvis de gør

vi i dansk folkeparti er ikke indstillet på at man lige pludselig laver reglerne om nu hvor vi har

det er rigtig vigtigt at forstå at dem der arbejder med nationalparkerne og dem der bor i nærheden af dem og i i det hele taget bruger dem er utrolig glade for dem men jeg hører også bare fra de mange

undrer sig over at man kan have intensiv skovdrift intensivt landbrug med sprøjtegifte og så videre

internationalt gør man altså noget andet når man snakker nationalparker i udlandet

jo gået med i at få lavet de her fem nationalparker jeg var med dengang skjoldungernes land

på det tidspunkt og er gået meget op i at den nationalpark kom

grunden til at jeg stillede spørgsmålet og så er jeg ked af hvis herre herre christian poll har misforstået det det

at ministeren fortalte at de var ved at lave en evaluering og for mig virker det som om

jo lidt lige meget med at lave en evaluering hvis man allerede ved hvad vej man skal gå så kan

bare gå den vej og det var lidt min pointe med at stille ministeren det spørgsmål at hvis nu evalueringen viser at det overhovedet ikke giver nogen mening at have nationalparker

kunne vi jo lige så godt bare lukke dem

indeholde ønsker om at få en højere naturkvalitet i området fordi det er

lystfiskere der er rigtig mange som er interesseret i at få en højere kvalitet og så

får det løftet til det det bliver en interessant samtale

af højere naturkvalitet hvorfor skulle vi være det

heller ikke imod ren luft eller renere miljø altså hvem er det

vil også godt sige at vi har en rimelig realistisk tilgang til det og vi mener faktisk at danmark er et kulturlandskab hvor vi

og det mener jeg nu er jeg datter af en skovfoged

vokset op i skoven jeg synes skov er vidunderligt

en form for falsk varebetegnelse i at kalde et område for en nationalpark hvis ikke

for at sikre at man ligesom kan se at nu er man i en nationalpark

og det har vi ikke gjort vi har jo netop lavet en lov der

i danmark og hvis det skal være anderledes så må vi gøre det på

men så bliver det også mindre områder

de to nationalparker i hvert fald stort set væk hvis man gerne vil have det som jeg tror herre peder hvelplund gerne vil

spørge igen om det ikke er en form for falsk varebetegnelse hvis man ikke umiddelbart kan se at man står

i dansk lovgivning så er det muligt at man mener at det skal være noget andet

om nationalparkerne ja den danske natur og biodiversitet

rigtig meget alvorligt og af den grund

har vi jo faktisk også taget initiativ til rigtig mange

at forbedre den danske natur men også give mere biodiversitet og for blot at nævne nogle få

vi jo blandt andet sikret større biodiversitet med mere urørt skov til gavn for plante og dyrelivet og derudover

fælles lov om vores nationalparker

er jo faktisk sådan at jeg synes at

jo så mødes på tværs af partierne igen og drøfte

har resultaterne af den men jeg må sige jeg synes at nationalparkerne fortsat er med til

udvikle en sammenhængende natur og for den sags skyld også friluftslivet her

til at bakke op om beslutningsforslaget her i

så kommer til danmark og parkerer sin bil

at man efter evalueringen her kunne mødes om at prøve

få lidt mere naturkvalitet ind så

måske burde flytte til et væsentlig større land hvor der var

inden vi nåede fra den ene ende til den anden det ved jeg godt man ikke kan gøre i danmark men jeg må sige

har fået skabt dem nogle gange tænker

det egentlig er alternativet måske også gerne vil opnå og kræver det så

det man skulle tro var den

natur altså en nationalpark rent faktisk var en ypperlig

fri og vild natur og det er jo derfor vi gerne vil have

den danske natur får et løft også i nationalparkerne

kan løfte naturkvaliteten der hvor man må forvente den

som venstre jo også har været med til at sætte i gang og i forhold til mere urørt skov

det mindede jo meget om den natur der også var uden for nationalparken

og kører i men jeg vil sige at selv i vietnam ville jeg ikke have været sikker på at jeg kørte i nationalparken hvis

at der skal være mere ypperlig natur og

i sin tid stemte imod forslaget om nationalparkloven fordi vi mente at det

medføre en decideret devaluering af begrebet nationalpark det stod fra starten klart med hele processen omkring nationalparkloven at hensigten var at etablering af nationalparker ikke skulle føre til at man stillede et eneste krav rent natur og miljømæssigt som ikke var stillet i forvejen

enhedslisten stillede derfor

allerede tilbage i to tusind og syv i forbindelse med processen omkring nationalparkloven et ændringsforslag om at man skulle indføre de internationale iucn standarder i enhedslisten har vi lige siden løbende givet højlydt udtryk for at danmark

undergraver de internationale standarder som andre lande bruger når de bruger udtrykket nationalpark og dermed er danmark med til at undergrave nationalparkernes rolle globalt set som nationalparkloven er i dag kræves der ikke nogen yderligere beskyttelse af naturen i nationalparkerne

jo så det folketingets naturpolitiske ambitioner har kunnet række til og vi må bare konstatere at der ikke var

et politisk flertal der reelt ønsker at gøre noget for biodiversiteten i disse områder

for nationalparker er simpelt hen falsk varebetegnelse

nationalparker og ad den vej lade som om man gør noget ekstra for naturen i disse områder når det ikke er tilfældet man kunne måske med rette i stedet for kalde områderne for turistparker

som vi forudsagde og advarede imod

og ikke stiller krav til genoprettelse af naturen i områderne

hvad man forstår ved en nationalpark internationalt

standarder for hvad man kan kalde en nationalpark så ja forslaget fra alternativet ligger helt i tråd med den politik enhedslisten har kæmpet hårdt for siden de første diskussioner

at det danske nationalparkkoncept skal løftes op til

internationale standarder og som nævnt ligger forslaget således helt i tråd med de tidligere stillede forslag fra enhedslisten

det forudsætte at vi stiller konkrete krav

til naturgenoprettelse i nationalparkerne herunder krav om at naturområderne skal bindes bedre sammen og at for eksempel landbrugsproduktionen skal stoppe i områder og at der for eksempel skal tænkes i genopretning

det betyder at der for eksempel skal genudsættes store græssere der kan være med til at skabe en mere selvbærende og vildere natur

de nuværende nationalparker er ikke alle placeret og udformet mest hensigtsmæssigt set ud fra et naturperspektiv og giver derfor ikke tilstrækkelig beskyttelse af vores natur et forslag kunne være at arbejde for det begreb som idehistoriker debattør og forfatter rune engelbreth larsen har lanceret nemlig begrebet naturnationalparker han har rejst riget rundt for at fotografere og afklare hvor de kunne ligge naturnationalparker tager udgangspunkt i et eller flere større sammenhængende naturarealer der i udgangspunktet indfrier

efter en kortere årrække bringes i en tilstand

rune engelbreth har identificeret fem og tredive områder som vil egne sig

naturnationalparker fordi det er større naturarealer hvor der allerede er et stort naturpotentiale

store og sammenhængende områder eller områder som vil kunne bindes sammen og som ville kunne give en vildere natur på naturligere præmisser

her vil vi kunne genudsætte for eksempel vildheste elge eller bisoner og genetablere betingelserne for en selvbærende natur

bliver en vildere og dermed en mere naturlig natur sådanne arealer ville med rette kunne få betegnelsen naturnationalparker og ville markere forskellen fra de eksisterende nationalparker

men hvad angår dette beslutningsforslag

som handler om at løfte kvaliteten af de eksisterende nationalparker støtter enhedslisten selvfølgelig forslaget

på natursporet ved for eksempel at etablere naturnationalparker

at det danske areal i forvejen er et kulturlandskab som er opdyrket danmark er et af de lande i europa som har det største areal der er opdyrket og der er det jo helt klart vores ambition

er udlagt til natur og det betyder i sagens natur

at forstå både alternativet

i de her store sammenhængende naturområder

i danmark hvis vi går tilbage til hvad vi engang

ofte noget jord som dybest set ikke er produktivt

jo langt bedre at vi havde natur på de arealer

biodiversitet og langt større mulighed for

det er jo ikke fordi vi har pladsmangel i forhold til at kunne have natur i danmark

flere af de her store vilde dyr i de eksisterende nationalparker er det

at det er i de eksisterende fem nationalparker at vi skal have flere

identificere nogle områder i danmark som var mere velegnet til at udlægge til nationalparker end eksisterende nationalparker

i nogle af de eksisterende nationalparker for eksempel nationalpark thy som jo faktisk er et godt eksempel på

til de standarder der er for nationalparker men men ellers

sagtens være i andre områder og ikke nødvendigvis i de områder der i dag udgør nationalparkerne det afgørende er jo at vi sikrer at de steder hvor der er nationalparker

også natur og det er der vi beskytter naturen og styrker biodiversiteten

ikke nogen mening at kalde et sted hvor der ligger landbrug og skovdrift og benzintanke

det bekymrer mig bare hvis det er sådan at

enhedslisten har planer om at smide lodsejerne ud af nationalparkerne altså at der ikke fremadrettet kan drives landbrug i de eksisterende nationalparker

jo i hvert fald visse byer i de områder som

sagt får nogle udfordringer

at mennesker ikke kan leve der altså mennesket kunne godt leve i natur det har mennesket

at der er er græssende bison betyder jo ikke at de går rundt inde midt på på gaderne i nordsjælland det betyder bare at

arealerne bliver afgræsset af bison og der dyrker man selvfølgelig ikke korn eller raps

for mig at se

på en forståelig misforståelse forståelig fordi forslagsstillerne fra alternativet

ikke kender baggrunden for den og derfor også har meget let ved at kunne misforstå formålet for formålet med de danske nationalparker er jo ikke udelukkende naturbeskyttelse parkerne opfylder

en række andre formål herunder også formidling af kulturhistorie og det har der været bred politisk opbakning til der har også altid været et

hviler på nemlig frivillighed og at områdernes status som nationalpark ikke ændrer den eksisterende regulering vi har med andre ord lovet at lodsejerne i nationalparkerne ikke pålægges nye restriktioner der er der så nu kan jeg forstå på ministeren opstartet en evaluering af nationalparkloven og når den evaluering så er færdig

er der jo et helt naturligt moment for nye politiske drøftelser af lovgrundlaget det vil vi afvente med spænding i liberal alliance og derfor støtter vi jo så selvfølgelig heller ikke

men det er jo på to forskellige planer

jo godt klar over at de danske nationalparker er opfundet og reguleret ved en lovgivning men det er jo også et internationalt begreb og når man kommer og besøger danmark eller man som dansker er vant til at besøge nationalparker rundtomkring i verden

man kan have have en anden forventning end det man oplever når man kommer til en dansk nationalpark

samtidig har den her store opgave med at vende tilbagegangen i biodiversitet til en fremgang

tager fat i det som man burde have den højeste forventning til nemlig vores nationalparker og så giver den en skalle der så derfor vil jeg høre hvad tænker ordføreren man kan

få mere ambition ind i

at undgå fremtidige misforståelser og skuffelser blandt både tilstedeværende folketingspolitikere og andre besøgende i nationalparker rundtomkring at vi skal drøfte

nu kunne jeg høre en tidligere ordfører

opfinde betegnelsen naturnationalparker eller i hvert fald nævne det som

og det vil jeg da ikke afvise kunne være en god idé om man så i

kalde det kulturnationalparker eller noget andet fordi vi jo

danmark langt hen ad vejen er et kulturlandskab

på de skilte der er rundtomkring i landskabet og som reklamerer for vores nationalparker står undskyld

set fuldstændig enige med alternativet i at

mere naturkvalitet i hele landet alle de steder hvor det giver mening vi forstår egentlig også godt at man synes at

nationalparksbegrebet her i hvert fald ikke matcher de internationale begreber

har jo også været med i aftalerne længere tilbage

var det fordi vi havde et håb om at man ved at samle nogle af de her ting og

det her fokus også kunne vise de lodsejere og de landmænd der var i området at der kunne være

et formål med at styrke naturen at man kunne prioritere nogle af de udtagningssmidler naturmidler man har inden for nogle af nationalparkerne og få en større sammenhæng vi tror måske at man i diskussionen om at prøve at redde de nuværende nationalparker og gøre dem til de store naturreservater

forsikre landmændene om at der ikke kommer

en lovgivning snigende snigende ind ad bagvejen

ved sit ord når man siger at det ikke er det som ligger i nationalparkerne så kan man ikke komme bagefter og lægge et andet formål

og derfor har vi foreslået at lave ti naturreservater i danmark og de flugter som enhedslisten

naturnationalparker vi vil bare kalde det naturreservater fordi ordet reservat er så fint det betyder at noget er reserveret

vil gerne lave nogle områder i danmark hvor naturen faktisk har førsteret og derfor

jeg kan nævne nogle af dem her almindingen bistrup skovene gribskov harrild hede hindemade

stråsø og vind hede og tranum det er de ti steder vi har foreslået at man går ind og kigger på om man kan lave nogle sammenhængende naturområder hvor naturen simpelt

førsteret så skal vi også kigge på alle de andre områder vi har i danmark hvor kan vi få natur der tror jeg personligt på at vi skal have

som har mange af de her arealer og de skal være med så vi skal også tænke i de incitamenter vi giver til landmændene for at lave natur derfor har radikale foreslået at vi laver en storstilet plan for det danske landbrugsland hvor vi tager en tredjedel af arealerne ud af intensiv drift

at de ikke skal pløjes man kan lave andre ting på dem

og det vil vi gøre ved at lægge landbrugsstøttemidlerne om omkring en milliard kroner om året vil vi simpelt hen bruge på at lave den her udtagning og det er en temmelig stor plan vi vil tage vi vil faktisk i løbet af de næste

fire gange bornholms størrelse og frem mod to tusind og halvtreds mener vi at

i dag har et landbrug i krise der er en trecifret milliardgæld

flere landmænd over halvfjerds år end under fyrre

dobbelt så mange landmænd over halvfjerds år som under fyrre

mangler simpelt hen unge mennesker der vil gå ind i det her erhverv og tænke nyt og tænke grønt og tænke nye formål og nye måder at tjene penge på og en af de ting vi med fordel kan hjælpe de unge landmænd med at fokusere på

er på at lave natur sikre at det også kan blive rentabelt

for dem og det er altså derfor at vi vil gå en lidt anden vej end alternativet selv om vi

forundringen over at man har brugt et internationalt begreb og det har jo altid været problemstillingen omkring de her nationalparker og vi deler ønsket om mere

tænker man måske kunne gøre var at man kunne kigge på grænserne for nationalparkerne og

gå til lodsejerne og sige i kan blive i nationalparken og så lave en slags omstilling til natur eller vi flytter grænsen så i kommer til at ligge udenfor

justerer vi ind og ser hvad der kan lade sig gøre

hvor man skal kigge på en masse pletter og så prøve at sige hvad det forestiller så kan det ligne et ansigt eller hvad man nu har af forestillinger inde i sit hoved jeg vil sige at hvis vi lavede den øvelse på de nuværende nationalparker så tror jeg at de for alvor ville blive meningsløse jeg tror simpelt de ville komme til at ligne den underligste rorschachtest og man skulle virkelig stramme sig an for at sige at her er

alternativets ellers meget gode intention til forslag

nærmest togstationer man ikke kan komme til i hillerød

rundtomkring og når vi for eksempel kigger på urørt skov

det endnu mindre bittesmå pletter rundtomkring

det er vel en generel problemstilling vi har i danmark at der er

skal have naturen indpasset og der bliver vi jo nødt til at lade den udvikle sig lidt ud i

og noget mere plads til naturarealerne og have en tænkning om hvor vi vil have den her natur og hvor den giver allermest mening jeg tænker et danmarkskort hvor man både kigger på de arealer der i dag for eksempel er lavbundsarealer som man ikke får ret meget ud af som landmand og mange af dem ligger jo ikke nødvendigvis i nationalparkerne så

få mere natur i danmark tror jeg at vi skal lave den store øvelse på hele landbrugslandet hele arealet og ikke nødvendigvis

kun på nationalparkerne så vil jeg sige at en af de

set sagtens have et naturreservat inde i nationalparken så ved man i hvert fald hvor skiltene

om vi kalder dem naturnationalparker eller naturreservater

men vil de radikale være med til at til at vi også begynder at stille nogen skærpede krav

eller et naturreservat eller i en nationalpark

vil de radikale være med til at vi stiller nogle øgede krav

måske betyde at der var nogle af de mest meningsløse arealer man så tog ud af nationalparkerne

en aftale vi har lavet og hvor vi har overtalt rigtig mange lodsejere rigtig mange kommuner til at være med

dårlig stil altså vi har været samme sted som enhedslisten er hele forløbet men vi er også gået med ind og lavet aftalen

få et fokus på naturen nu var jeg oppe i nationalpark thy hvor landmændene faktisk kan begynde at se at der er en kæmpestor fordel i at have naturarealer og

en del landmænd fra nationalparken i nordsjælland om at det kan være en fordel for dem at have mere fokus på natur hvis man så bagefter går ud og snyder dem ved at lave om på reglerne når man har stået og sagt at der ikke er forskel så synes jeg

det nogle af de steder hvor det har været en svær proces men hvor det er lykkedes

var den proces der skulle fortsætte ved at der

krav det kan være at det så bliver endnu lettere at få det gennemført fordi

jo er en bunden opgave vi har i forhold til at beskytte biodiversiteten

jo nødvendigt at vi gør noget også selv om det er lidt svært men men jeg tænker bare at det var da en en mulig vej at gå og at

vi kan få natur i hele danmark tres procent af danmark er i dag under plov

meget intensivt hvis vi kan få udtaget en tredjedel af det og en stor del af det kan blive natur så er det jo en meget meget større øvelse end at gå ind at pille inde i

de enkelte nationalparker så naturreservater og en stor udtagningsplan før vi giver os til at redde

mere sammenhængende end nogen af de nationalparker vi har i hvert fald den vi har oppe i nordsjælland

det er sådan set et meget godt billede billede på det

vi meget enige i det her beslutningsforslags intentioner om at skabe mere sammenhængende natur naturen har igennem mange år haft trange kår i danmark og det har medført en stor nedgang for den danske biodiversitet og det skal vi have gjort noget ved det er fuldstændig korrekt at det er en bunden opgave vi har naturen har først og fremmest en uvurderlig værdi i sig selv

der derudover også talrige andre grunde til at værne om den danske natur og biodiversitet som alternativet også selv fremhæver i beslutningsforslaget

store og sammenhængende naturområder den bedste måde at sikre

og derfor er det også et stort ønske fra sf sf at vi rent faktisk får skabt

men i forhold til det mener vi dog ikke at det her beslutningsforslag rammer plet i forhold til at skabe de her store og sammenhængende sammenhængende naturområder frem for snævert at fokusere på de eksisterende nationalparker

mener vi i sf at løsningen skal findes ved at fokusere både inden for og uden for de eksisterende nationalparker

at man ligesom har nogle mængder og så har man også nogle fællesmængder noget af det lapper jo over hinanden vi har jo også natura to tusind områder der ligger inde i nationalparkerne som har deres særlige beskyttelse vi har fredede områder der ligger inde og vi har også nogle der ligger uden for

der er er mængder og fællesmængder

udlagt flere områder til natur sådan totalt set mere af vores natur skal få lov til at stå urørt hen

vild natur med høj biodiversitet og så skal vi skabe nogle flere grønne korridorer imellem de eksisterende naturområder altså mere natur mere vild natur og mere sammenhængende natur vi mener

skal lade os begrænse af de her eksisterende nationalparker men i stedet kigge på danmark totalt set og så undersøge hvordan vi sikrer biodiversiteten bedst også fordi natur kan bidrage til flere formål lige fra klima til kultur til biodiversitet nogle steder giver det mening at de forskellige formål og interesser kombineres andre gange

i de eksisterende nationalparker og i stedet udlægge urørt skov et andet sted mener vi selvfølgelig at det er

vi skal frem for at tvinge alle de eksisterende nationalparker til udelukkende at fokusere på vild natur og biodiversitet derudover

skal lade os begrænse af det traditionelle fokus på landjorden

vi kunne godt prøve at begynde at udvide vores tanker om

til det der foregår til havs det er der et stort behov for og løsningerne skal derfor

som er relateret til det her beslutningsforslag

er at gøre den nordlige øresund til et internationalt beskyttet område nationalparker som lever op til internationale forpligtelser kan derfor være et glimrende værktøj men vi mener altså ikke i sf at det skal være et krav for de eksisterende nationalparker vi har sf kan derfor ikke støtte

fru mette abildgaard

jeg blev helt overrasket over at det allerede

jeg synes lidt at jeg kommer som rosinen i pølseenden i forhold til at de fleste argumenter efterhånden har været vendt i denne sag der har været mange gode taler spørgsmål og svar frem og tilbage som jeg har

beslutningsforslag hvilket jo nok ikke kommer som den store overraskelse jeg har selv været en meget varm fortaler for den nationalpark vi har fået i kongernes nordsjælland

var noget turismepotentiale i

kulturhistorie i det i forhold til

kongernes nordsjælland med parforcejagt

og at overbevist nok lodsejere om at

sig gøre at få nok lodsejere med

var ude at mødes med lodsejerne for at spørge

betyder det ikke restriktioner på vores jord men vi er bange for hvad det betyder

bryde det hele op og starte forfra

har folk tilsluttet sig under nogle andre forudsætninger jeg frygter at det ville gøre det meget meget svært at lave store naturprojekter i danmark fremadrettet fordi det ville

os politikere

lægger op til at der ikke må være byer eller landbrug inden for de her nationalparker

fysiske afgrænsning af en nationalpark hvornår får man følelsen af at

været nogle af de internationalt anerkendte nationalparker der er rundtomkring i verden

det er inden for nationalparken man gerne vil opleve hvad det specifikt er

naturoplevelser man vil have inden for nationalparken og det samme skal man jo gøre i dag hvis man vil besøge eksempelvis kongernes nordsjælland eller en af de andre nationalparker så skal man orientere sig på forhånd om

er naturkvaliteterne er

området jeg synes faktisk

til at vi har et politisk ansvar for at leve op

til de forudsætninger der oprindelig lå til grund for den her

udpeget og jeg tænker netop

som også fru trine torp sagde at

så tænker man hvor er naturen nå der er en lille klat der

man synes det burde være er der jo også intensiv skovdrift

er en mærkelig oplevelse for en turist eller for en der er interesseret i naturen at komme til danmark og sige

og så er det i virkeligheden et kludetæppe af små skovklatter

der er intensiv skovdrift og hvad kunne man så gøre i halen på den evaluering som åbenbart er i gang hvad forestiller ordføreren sig at man kan gøre med den evaluering

sige at vi må starte med at læse evalueringen og så må vi drøfte ud fra den jeg er fuldstændig med på

billede i særdeleshed i kongernes nordsjælland

også godt klar over at det også er så derfor ligger der også i den aftaletekst der ligger bag en ambition om at blive ved med at prøve at binde nationalparken bedre sammen ved at få flere lodsejere med men det får vi altså kun hvis der er tryghed

følger med også på sigt når man bliver en

eller hvad skulle man måske i virkeligheden kalde den og og hvad

at vende tilbagegangen i biodiversitet er det noget der også skal ske i nationalparkerne hvordan får vi den proces ud over rampen

og tak til alternativet for det i det konservative folkeparti gør vi os også tanker i forhold til

naturreservater naturnationalparker og hvad vi kan finde på at kalde det lille vildmose er et godt eksempel på et naturareal

beboelse stort set ikke noget og hvor man sagtens kunne overveje at lade naturen få større råderet

diskutere nogle mere naturtunge opsætninger men det må være med udgangspunkt i noget nyt og ikke i de eksisterende nationalparker

nationalparker rundtomkring i europa

og også i usa engang og og har brugt meget

at være på vandreture i den slags parker og jeg synes det er ret fantastisk at man kan tage rundt og man kan forberede sig og læse om nationalparkerne og finde ud af hvad der er af særlig natur her og her og

opsøge det og få nogle store naturoplevelser det er noget af det jeg jeg bruger og

jeg og min familie bruger meget tid på når vi rejser

op i kongernes nordsjælland nordsjælland og se det vildeste

vi tager i danmarks nationalpark heroppe i nordsjælland og

når nu vi har udpeget nationalparkerne og når nu vi har arbejdet

lægge en plan for at om to år sker der det her og om tre år

folketingssalen her i dag

den har jo faktisk vist at rigtig mange partier er interesseret i at skabe langt mere vild natur i danmark og det er jo hovedsagen det er jo det overordnede det handler om at vende tilbagegangen i biodiversitet til en fremgang og der er så forskellige bud

på hvilke måder hvad vi skal kalde det og

fra dansk folkeparti hører jeg ikke nogen sådan stærk ambition om at vi skal have

meget vildere nationalparker eller meget mere

jeg vil glæde mig over at vi trods alt fra fra hele oppositionssiden har hørt mange forskellige ambitiøse bud på at vi skal have meget mere vild natur i danmark så

beslutningsforslaget selv om jeg må indrømme at

spild af tid i og med at der jo er et meget bredt politisk flertal om

poll når han så skal have de her gæster med ud og se på de danske nationalparker

virkelig det er synd at at man

men at det ligefrem skulle kan man sige afstedkomme at man er nødt til

lige været inde og runde noget med økonomi og finansiering nu er

jeg kan godt lide økonomi og finansiering det

også af de ting vi gør og jeg har

tidligere givet udtryk for at alternativet har

en hel festparade af alle mulige og umulige gode forslag

på bundlinjen et for at vi kunne få finansieret det her der er nok næppe tale om adskillige hundrede milliarder og

fuldstændig individuelt

hvad det er der er brug for det kan godt være at der for nogle arealer vil

forestiller jeg mig det kan også være at man kan indgå aftaler med lodsejerne om at man laver en slags ekstensiv drift

at man laver andre aktiviteter eller at man bytter arealer i noget

det ikke muligt at sætte egentlige beløb på

spørger vi mere til en proces og en målsætning som man bør arbejde med i

og ordføreren siger selv at det er svært at sætte beløb på ja det er svært at sætte beløb på men det er også nogle store beløb vi snakker om her

dag med sine beslutningsforslag brugt et eller andet sted i omegnen af skal vi gætte

hundrede og

når vi nu bruger vores tid her i folketingssalen på det her

natur og klima og

det regeringsprogram vi har fremlagt når vi så har

en række forslag her i salen

jo karakter af at være ønske om at der bliver lagt planer når man har en nationalpark for at man får mere natur det kan man ikke finansiere på forhånd og vi har også den her med at stoppe

efterforskningen af olie og gas i nordsøen som også har meget

hundrede og syv foreslået at regeringen pålægges at forvalte statsskov med biodiversitet og friluftsliv som eneste formål og uden indtægter fra produktion af tømmer og flis med andre ord vil alternativet stoppe skovdriften i statens skove

igen vil jeg trække spændingen ud af min tale jeg håber i vil lytte til den alligevel ved at sige at regeringen afviser forslaget fra

set enig med alternativet i at vi skal gå foran på statens arealer når det gælder naturen og det gælder sådan set også i statsskovene og det gør regeringen i den grad også vi har sammen med dansk folkeparti gennemført den historisk største udpegning af urørt skov og anden biodiversitetsskov i statsskovene vi udlægger alt trettentusinde og ottehundrede nye hektarer men tilbage til hvorfor regeringen ikke kan støtte

den indtægt som naturstyrelsen reelt har på træproduktion

skønnes at ligge i størrelsesordenen halvfems til

det er penge som i dag bruges til det som alternativet vil fremme med forslaget nemlig friluftsliv og naturpleje på statens arealer og de her halvfems til

million kroner om året er det rene indtægtstab for naturstyrelsen dertil kommer udgifter

til naturpleje i urørt skov som vil ligge på omkring tres million kroner om året og det bliver altså ret mange penge som skal findes andre steder et produktionsstop i statens skove vil herudover ramme virksomhederne i

den danske træindustri ganske bredt og de vil være tvunget til at importere mere

træ er dyrt at transportere naturstyrelsen er den eneste betydende danske udbyder af fsc certificeret råtræ i danmark og der er danske virksomheder som er dybt afhængige af leverancer af bæredygtigt træ fra statens skove danmark har desuden mange mindre decentralt beliggende varmeværker som i altovervejende grad forsynes

flis fra lokale statslige skove for eksempel på læsø hvor naturstyrelsen ejer størstedelen af skovene og leverer næsten hele varmeværkets forsyning endelig har udlægning af urørt skov konsekvenser for statsskovenes bidrag til

universitet som vurderer at urørt skov ikke optager kulstof lige så effektivt som en fortsat naturnær

der som udgangspunkt er tale om et sympatisk forslag

man har ikke helt gennemtænkt de konsekvenser som som er ved det og her taler jeg ikke bare om de tabte indtægter på på skovdriften

set gerne komme i møde for jeg har

et serviceeftersyn af naturstyrelsens skovdrift på samme måde som jeg har

igangsat et serviceeftersyn af driften på

på den måde sikrer vi at alle konsekvenser bliver

vi har et fuldt oplyst grundlag for eventuelle beslutninger jeg synes som sagt at staten skal gå

være carsten rahbek men flere er jo enige om det

nemmeste og enkleste snuptag for at vende tilbagegangen i biodiversitet til en fremgang er

skovdrift tømmerproduktion

simpelt hen kan sætte naturen fri på vores fælles arealer og det er jo kun en femtedel af vore skove i danmark

tilbage til at producere tømmer nemlig de private

om ministeren har andre bud på at vende tilbagegangen i

er mange danske virksomheder danske møbelklassikere der bliver produceret med fsc certificeret træ

de andre skove er ikke fsc certificerede på samme måde som

en udfordring man kan løse på på anden vis

også lige det her med med indtægterne fra fra den her skovdrift

et andet sted og nu hørte

ordvekslingen mellem herre carsten bach og herre christian poll før

småtingsafdelingen sammenlignet med de utrolig store milliardbeløb i stod og jonglerede med

man ret hurtigt kunne få fsc certificeret især hvis man lige skubber lidt

det vi bare har brug for hvis vi spørger forskerne er jo femoghalvfjerdstusind ha vil ministeren starte med at udlægge femoghalvfjerdstusind

ha af de danske statsskove til

urørt skov og anden biodiversitetsskov det er faktisk temmelig historisk undskyld anvendelsen af det lidt fortærskede begreb men det er sådan set den største udlægning af urørt skov og anden biodiversitet nogen regering nogen sinde har foretaget det står jeg

det er rigtigt at den her regering har gjort mere i forhold til at udlægge urørt skov end den tidligere

og fireogtyvetusind ha skov i danmark

så vi ender på nittentusinde og syvhundrede ha i to tusind og fem og tres

af skovarealet

det er hele skovarealet der så skal bruges til urørt skov men det betyder jo reelt set

vil de vilde dyr og planter om syv og fyrre år

selv om ministeren nu siger at det er historisk

alligevel ikke at der trods alt ville være rum til forbedring i forhold til at sikre mere urørt skov

de tal som som ordføreren nævner kan jeg ikke i hovedet af indlysende årsager

altså sige at jeg holder

skov jeg holder rigtig meget af urørt skov og biodiversitetsskov men det er altså ikke det eneste vi har

som som jeg synes vi skal holde os for øje

min tilfredshed over de her trettentusinde og ottehundrede ha får ordføreren ikke pillet

som klart siger at vi bliver nødt til at hæve ambitionsniveauet og i hvert fald have minimum femoghalvfjerdstusind ha

sætter konkret handling bag ved det så bliver det jo lidt hult

ikke biodiversiteten er ministeren ikke enig i at hvis vi skal opnå de mål i forhold til biodiversitet så bliver vi nødt til

nogen sinde har gjort og i form af egen indsats så sent som i mandags satte jeg ild til et træ i dyrehaven nord for københavn

hvor vi udvidede dyrehaven ved jægersborg hegn med med fem og tyve procent blandt andet af biodiversitetshensyn vi gør ganske meget for biodiversiteten jeg er også nødt til at sige at hvis man lige tager femoghalvfjerdstusind

at statsskove skal forvaltes med biodiversitet og friluftsliv for

billigt hvis vi lægger mere skov urørt faktisk siger forskerne jo helt klart i den store skovrapport fra

den billigste og hurtigste vej vi kan gå hvis vi ønsker at stoppe

at vi vil op på de femoghalvfjerdstusind

skal sikre at danmark tager ansvar for at stoppe den såkaldte sjette masseuddøen af arter på jorden som kloden oplever lige nu det er en situation hvor arter uddør op mod tusind gange hurtigere end hvad der er naturligt og det vil vi kunne bidrage til at bremse hvis vi udlægger mere

skal være udlagt til urørt skov herudover skal tyvetusind

privat skov på sigt også udlægges til urørt skov enten ved at bytte eller opkøbe privat skov det er enormt

og også lysår foran hvad den nuværende regering har præsteret på området når vi udlægger halvdelen af al statsskov til urørt skov handler det om at vi også ønsker

i byggeriet vi er enige med alternativet og tror jeg resten af oppositionen i

vil jeg sige at det er meget fine intentioner

grønne udspil fra

er hvilke hensyn det var socialdemokratiet og regeringspartnerne

tog i perioden fra

femten hvor man sad i regering

til urørt skov hvis man havde haft lyst til det

været et hensyn man har taget siden man kun opnåede

fem hundrede ha statsskov

til urørt skov så hvis ordføreren lige vil forklare hvad det er for et hensyn man har taget i perioden fra

meget lidt potent når regeringsordførere står her

i lukketid og har haft magten og indflydelsen og æren

tredive sekunder og så kritiserer

udspil er fra maj to tusind og atten og

jo præsenterer

af området en massiv satsning på urørt skov og dermed også en massiv satsning på at styrke biodiversiteten og man må jo bare sige og det tænker

og jeg kan garantere ordføreren fra

om at jeg føler mig meget potent

det undrer mig bare hvorfor

femten hvorfor stemte socialdemokratiet hvorfor stemte regeringen ikke for det beslutningsforslag som blå blok jo fremsatte i sin tid og som liberal alliance

i den korte periode liberal alliance var støtteparti for venstreregeringen i sin tid

en del faktisk af det som socialdemokratiet nu gerne vil altså

hvis jeg trådte på et ømt punkt der

i danmark og det har vi haft i mange år forskerne

vi skal sætte ind hvis vi ønsker

styrke biodiversiteten jeg synes at

regeringen har taget et skridt under det nuværende styre men jeg synes det går for langsomt med at udrulle det jeg synes at ambitionerne er for små men jeg anerkender at man tager et skridt jeg tror bare vi har brug for at tage større skridt

urørt skov men der er ikke sat nogen tidsfrist på

offentlige arealer af de femoghalvfjerdstusind

hvor skoven har en sådan kvalitet at den hurtigst muligt kan yde et væsentligt bidrag til biodiversiteten så det

i forhold til de sidste tyvetusind

købe tyvetusind ha privat skov og udlægge

for dyrt så man bliver nødt til at finde andre veje hen imod at få udlagt de sidste tyvetusind ha

eksempelvis foregå ved at man bytter arealer som i dag er

private områder og på den måde kommer op på de

opkøbe noget det kan være man kan

forvalte skovene på en mere naturnær måde og måske endda gøre det helt urørt

vi nødt til at være mere kreative fordi økonomien

sætter nogle nogle grænser

den omvendte vægtning af hvor meget der skal være privat og

der kommer fra private og så kun toogtyvetusind

ikke enige i at vi bliver nødt til at gøre en øget indsats for netop at sikre at det også

der bliver udtaget og dermed at det også bliver i de private

så er det rigtigt at det er afgørende at vi finder de rigtige områder at få udlagt og det

vil sige to tre eller eller fire år men men den del der vedrører udpegning på de offentligt ejede arealer kan gøres hurtigt altså meget hurtigt det spørgsmål om udpegning den anden del vil tage nogle

lave statsskovene om til

skov kun med biodiversitet og friluftsliv som eneste formål og uden nogen indtægter fra

jeg tror egentlig at vi i bund og grund har de samme holdninger som ministeren der er brug for nogle indtægter og der er i øvrigt også brug for noget træproduktion jeg synes selv at et træhus er noget af det skønneste man kan få og så

skal producere træ når det så er sagt vil

det bliver delt meget op i

den her regering med støtte fra dansk folkeparti stort set ikke vil noget som helst hvorimod en rød regeringen vil

er os der er de sorte og det er oppositionen minus dansk folkeparti der er

og sådan er diskussionen hver eneste gang vi har

er en lille smule trættende jeg synes også hvis jeg må bruge herre christian rabjerg madsens ord det er

ikke bare går hele vejen

også kom lidt ind på nemlig det beslutningsforslag som vi i blå blok som vi bliver kaldt

den socialdemokratiske regering hvor kirsten brosbøl

fra hele rød blok fordi det ville blive

statsskov vi sagde at tyve procent skulle udlægges til urørt skov

udlægge halvtreds procent af statsskovene altså

det synes jeg er imponerende så uagtet at der er nogle rigtig gode intentioner i forslaget mere urørt skov uagtet at statsskovene selvfølgelig skal gå foran med et godt eksempel så ligger

noget økonomi i det her det har vi i hvert fald lært om ikke andet af kirsten brosbøl da hun var miljøminister og så håber jeg da på at det sådan set også passede

vi står over for en kæmpestor udfordring når vi har forskere som siger at det er helt nødvendigt at vi får udlagt

urørt skov i forhold til biodiversitet så bliver den økonomiske opgave jo bare en bunden opgave

synes jeg da er uansvarligt altså når der ligger

klare forskningsresultater der helt tydeligt det her kommer til at betyde for biodiversiteten ikke bare i danmark men også globalt så bliver vi da nødt til at være en bunden opgave og så må finansieringen være

men vi kan da ikke sige at vi ikke har råd til at redde det her fordi

startet der var det bare nogle andre der skulle finde pengene og så var det måske ikke lige så vigtigt

vi får mest biodiversitet er hvis vi udlægger noget i de private skove jeg er helt med på at udlægge mere i de statslige skove men vi bliver også nødt til at

til de private skove og det kan godt ske det bliver dyrere men vi bliver jo nødt til at se på hvor får vi mest biodiversitet

bedst betale sig og hvor kan vi bedst muligt genskabe mulighed for at have biodiversitet

dansk folkeparti er villig til at finde finansieringen til det

skov hvoraf de treoghalvtredstusind er private og de toogtyvetusind er statslige

vi stillede et forslag sagde enhedslisten nej

at jeg stod og sagde vi stiller et forslag og nu synes vi enhedslisten skal finde finansieringen det kunne vi ikke drømme om sådan er vi nemlig ikke i blå blok vi plejer selv at finde finansieringen i modsætning til mange af enhedslistens

og i øvrigt også alternativets forslag

har en finansiering det mener jeg altså ikke man har og jeg vil bare sige

urørt skov

vi så kan blive klandret for at være et sort parti

statsskove forvaltes med biodiversitet og friluftsliv som eneste formål og uden indtægter fra produktion af tømmer og

alternativets forslag vi mener faktisk

rigtig meget for naturen og der er også blevet remset remset op her fra talerstolen hvor meget vi netop har udlagt til urørt skov

dansk folkepartis frustration i forhold til at at man skal høre på at det går for langsomt og at man kan gøre endnu mere når vi jo faktisk

de seneste år har været dem der har taget et historisk kæmpe spring og der kunne det være rart hvis der også var lidt anerkendelse fra måske nogle af de røde partier i forhold til

få udlagt mere urørt skov det er jo

sort eller hvidt det er ofte både og man skal tænke på også når man

lovforslag og der må jeg sige at blandt andet den

bedre muligheder for friluftsliv og for den sags skyld også at man bruger penge ekstra

sikre natur og biodiversitet

til at støtte beslutningsforslaget selv om der selvfølgelig helt klart er ting også i forslaget som er

velkommen til herre peder hvelplund fra enhedslisten

stor tak til alternativet for at rejse den her vigtige debat om biodiversiteten i skovene og behovet for urørt skov det er et emne som langt om længe er kravlet op ad den politiske dagsorden og det er utrolig vigtigt at debatten også bliver bragt herind i folketingssalen den politiske bevågenhed

urørt skov er steget i takt med en stigende erkendelse af at der er brug for en særlig indsats i vores skove hvis vi skal bremse tilbagegangen af biodiversiteten i danmark et flertal af landets mere end tredivetusind dyre og plantearter er fra naturens hånd tilpasset skoven som levested og mange truede arter findes kun i skoven mange skovarter i dag er unaturligt sjældne fordi der er mangel på plads og naturkvalitet i vores skove forskerne siger enstemmigt at arterne har brug

med gamle træer masser af døde stammer og grene og blomsterrige lysninger naturlige moser og vandhuller en ny novana rapport viser at der er flere af de danske skovnaturtyper

i forværring og at ingen skovnaturtyper viser fremgang i to tusind og sytten skrev eu kommissionen direkte og jeg citerer at det er alarmerende at alle vurderinger af levesteder i skove er ugunstige

danmark er et af de eu lande der har flest levestedsvurderinger med ugunstig status citat slut det står altså hævet over enhver tvivl at der skal ske noget ekstraordinært for dansk natur generelt og for skovenes natur specifikt hvis vi skal imødegå den negative

det kræver konkrete tiltag ude i naturen som kan genskabe levestederne for de mange tusinde arter der naturligt er tilknyttet skove og træer hvis vi skal vende naturens tilbagegang skal vi opgive en stor del af tømmermarkerne og give naturen mere plads og sikre en bedre natur

forskerne er helt enige i at urørt skov er det mest effektive virkemiddel når det gælder beskyttelse af biodiversitet i skovene urørt skov er i øvrigt det mest omkostningseffektive virkemiddel

beskytte mest muligt truet og sårbar sårbar biodiversitet i danmark

fra to tusind og seksten øge dette areal af urørt skov til sekstentusinde og syvhundrede ha i to tusind og fem og tyve og til i alt nittentusinde

to tusind og fem og tres når indfasningen er færdig vil blot cirka tre procent af det nuværende danske skovareal være fritaget for skovdrift og dermed være givet tilbage til skovnaturen

regeringens udpegning af områder til urørt skov er sket med en meget lang indfasningsperiode

lange indfasningsperiode skyldes bla

at regeringen vil skaffe finansiering til udlægning af urørt skov ved at malke skovene

de vil således fælde skovens ældste træer der netop har den største naturværdi en række forskere udgav i to tusind og seksten rapporten bevarelse af biodiversiteten i de danske skove som konkluderede at der som minimum

skov til urørt skov for at sikre biodiversiteten i de danske skove på lang sigt det svarer dog kun til tretten procent af det danske skovareal

procent af danmarks landareal hvis man reelt vil sikre biodiversiteten i skovene må vi gå længere end forskernes minimumsanbefaling og have større sikkerhed for at skovarterne bevares på lang sigt

rette os efter en af biologiens naturlove jo større areal jo flere arter i enhedslisten mener vi ikke at vi har råd til at

mener derfor at vi bør lægge niveauet for beskyttelsen af skovarterne

minimumsscenarier og således benytte os af et mere sikkert scenarie der også er nævnt i den omtalte forskningsrapport som peger på at vi bør sigte efter at udlægge omkring tyve procent af det danske skovareal for at få en mere sikker beskyttelse af skovarten alternativets forslag om en statsskov som skal have et biodiversitetsformål er derfor også et fristende bud på at løse

vi meget optaget af at vi får udlagt de skovområder der ud fra et biodiversitetsperspektiv er bedst egnet til urørt skov og der er rigtig meget

mange private og kommunale skove som rummer meget stor og vigtig biodiversitet

ville være godt at få mere klarhed over herunder tidsperspektivet det vil sige hvornår

som alternativet desværre ikke har adresseret i det her forslag enhedslisten mener ikke mere tid at spilde

at vi skal rykke hurtigt på den mest effektive måde på den her dagsorden

er vi optaget af at vores indsats for naturen hænger sammen med den øvrige bæredygtighedsdagsorden uden at det sker på bekostning af naturen

det være hensigtsmæssigt at andelen af træ i dansk byggeri

samtidig kan vi læse i en ny interessant artikel fra det anerkendte tidsskrift nature at meget tyder på at urørt skov og selvplantet skov er bedre til at binde

vil vi gerne opfordre til at vi i folketinget får mere klarhed over hvordan vi samtidig bedst løser dette krydsfelt af interesser

at vi arbejder videre med emnet i udvalget og muligvis laver en høring afslutningsvis vil vi takke alternativet

forslaget og vores naturordfører øjvind vilsholm vil

at staten skal afvikle sine kommercielle aktiviteter på sine arealer der er jo sådan set tale om offentligt opgavetyveri men uden at vi sådan rigtig lægger mærke til

mest af alt fordi statslig skovdrift jo oprindelig med henblik på skibsbyggeri har eksisteret siden enevældens tid enevælden har vi heldigvis fået afskaffet så hvorfor ikke også afvikle statslig kommerciel skovdrift i første omgang

statslige landbrugsdrift på de flere tusind hektar statsligt ejet landbrugsjord og omlægge det til fri vild natur og skov og forvalte arealerne med henblik på mest mulig biodiversitet kulstofopbygning og friluftsliv til gavn for natur miljø klima og mennesker i liberal alliance elsker vi nemlig fri og vild natur og dermed også fri og vild skov på foranledning af liberal alliance

biodiversitet som hovedformål i løbet af nogle år

naturpakken er et godt og stort første skridt på vejen mod helt at afvikle kommercielle aktiviteter på statens arealer

noget andet flertal i folketinget nogen sinde har gjort

vil vi i liberal alliance ikke lade os nøje med det og derfor mener jeg

og liberal alliance også at staten skal have en ny plan for på sigt at afvikle naturstyrelsens kommercielle

omlægge til en drift der fremmer fri og vild natur og hvor forvaltningen af arealerne giver mest mulig biodiversitet kulstofopbygning friluftsliv og så videre til gavn for natur miljø og klima og for mennesker derudover foreslår liberal alliance også at vi allerede nu udpeger en række relevante statslige områder rundtom i landet

kan tage statsligt ejet landbrugsjord ud af produktion og hvor for eksempel

umiddelbart kan igangsættes her og nu staten skal nemlig udelukkende levere fri og vild natur og skov til danskerne og inden jeg så siger tak

vil jeg følge op på den udveksling jeg havde med socialdemokratiets ordfører tidligere hvor jeg desværre ikke rigtig fik svar på hvilket hensyn det var socialdemokraterne havde taget i perioden fra

havde muligheden for at udlægge et langt større areal af statens skove til urørt skov men valgte ikke at gøre

mangler stadig væk at få svar på hvad det var for et hensyn

jeg vil så sige som afslutning på min ordførertale her at jeg og liberal alliance i den her forbindelse tager et hensyn til vores regeringsparter

og på den her side af et folketingsvalg lader liberal alliance sig nøje med det store skridt vi allerede har taget i forhold til at omlægge statsligt areal til urørt skov og derfor støtter liberal alliance ikke beslutningsforslaget

det mest visionære parti i blå blok i forhold til biodiversitet idet ordføreren

noget der findes i private skove

at udlægge noget til urørt skov altså skal det forstås sådan at det

liberal alliances opfattelse at

det jo faktisk sådan at en meget meget stor del

privatejet og godt for det man kan jo altid godt som

liberal ordfører være en lillebitte smule nervøs når man får ros

men jeg tager nu dog imod

rosen i den her omgang og så vil jeg sige at

omlægning af statens arealer vi mener det er meget væsentligt at staten

viser et godt eksempel og så kerer vi os også i liberal alliance rigtig meget om den private ejendomsret derfor har vi ingen intentioner om

pålægge private lodsejere og skovejere nogen som helst form for restriktioner i den her

til urørt skov så man netop fik højnet biodiversiteten så kunne det jo for en uforstående godt

hvorfor det kun gælder for de statslige skove men ikke for de private skove

vil være svært for liberal alliances

kerer vi os meget om den private ejendomsret i liberal alliance vi ønsker ikke

pådutte private lodsejere nogen restriktioner i den her sammenhæng men vi vil meget gerne

gå forrest og omdanne staten til

og forvaltningen af naturstyrelsens arealer

være et lysende godt eksempel på hvordan man driver det med natur og biodiversitet friluftsformål og så

vi egentlig har hørt i i mange år nemlig en forholdsvis hurtig frisætning af produktion i danske statsskove men så blev det til en forklaring om at alle landbrugsarealerne som som

staten ejer skal blive til skov og at det skulle være det første

spørger man biodiversitetseksperter

siger de jo at der ikke er meget biodiversitet at hente i starten

er liberal alliance med på en hurtig omstilling af alle statsskovene

at vi først kommer igennem landbrugsarealerne og hvad er tidshorisonten

meget store og fantastiske skridt vi allerede har taget

i blå blok med naturparken og omlægning af en meget stor del

naturparken har for meget fokus på skov og

er jo så også andre kommercielle aktiviteter på statens arealer og herunder landbrug

påbegynde den proces der skal til for at staten afvikler sin kommerciel landbrugsdrift

arealerne til fri og vild natur ikke nødvendigvis skov

rejser skov eller omlægger en pløjemark til

stoppe tilbagegangen i biologisk mangfoldighed

hvornår når vi dertil trettentusind er en fin start men

småting i forhold til det vi skal nå nemlig femoghalvfjerdstusind

hvad skal der ske med de statslige arealer

der er skov på jeg vil begynde med at sige at jeg synes

de seneste måneder og måske år der

det vil sige at det ikke er naturstyrelsen man skal jagte i det her spørgsmål det er selvfølgelig de politikere der har haft ansvaret

mig selv inklusive og jeg kan da starte med en bekendelse som er

miljøminister var det her tema ikke

på dagsordenen og der vil jeg gerne takke dem der har været med til at sætte det her

man kan hente mere biodiversitet og gøre det hurtigere det

øjnene op for at det

vi kan begynde at få mere fokus på hvordan vi kan få større biodiversitet på statens arealer også radikale venstre har jo foreslået at vi laver de her

naturreservater med vild natur de

sig i høj grad omkring statslige arealer og vi har også peget på de ti første så kan man fortsætte

skov er er godt til natur det er godt til biodiversitet men det er faktisk også rigtig godt til at løse klimaproblemer og det vil sige at vi skal til at bruge mere træ vi skal til at bygge meget mere i træ vi skal til

træ er jo faktisk en genial maskine som naturen har opfundet der suger

vi synes sådan set at vi skal producere mere træ i danmark vi synes vi skal bruge mere træ danmark og jeg mener også tiden er kommet til egentlig at få lavet en en stor omfattende skovplan for danmark så vi kan begynde at leve op til den målsætning der er om at fordoble skovarealet i danmark

af skovproduktionen men jeg synes at vi mangler rigtig meget viden og

for alvor at kunne tage en beslutning derfor kan vi ikke støtte alternativets forslag som det ligger hvor det er meget sådan principielt at det

det her for der kan være nogle steder hvor det giver bedre mening

rejst og at den er er blevet så stor som

spillet ud med en række forslag for

at danmark skal have en træbyggestrategi

alt lavt byggeri og en fjerdedel af alt højt byggeri er træbyggeri

her skal man ikke forestille sig svenske skovhytter

forestille sig at blandt andet de store bærende konstruktioner er lavet af træ det har de jo været igennem historien og træ

skal gå ud over naturen så det skal være fordi vi får mere skov i danmark at vi også

mig lidt var bare at ordføreren sagde at

statsskovene og bruge dem til biodiversitet og så overlade

at lave produktion der

jo lidt fordi forskerne fra

universitet i deres rapport fra to tusind og seksten netop peger på at hvis vi skal have biodiversitet

private skove de foreslår jo at hvis vi skal holde den der minimumsstandard på

statslige skove er ordføreren ikke enig i at vi også bliver nødt til at udnytte det potentiale der er i de private skove og at det er en dagsorden vi skal have rejst

vi har brug for mere viden og at vi skal arbejde lidt mere med det men opgaven synes jeg jo ligger temmelig klart efter efter rapporten fra totusinde

slet ikke nogen tvivl om nu diskuterede vi bare hvad der skulle ske på de statslige arealer hvor jeg tror at man med fordel kunne lægge et større fokus på natur og et mindre på træproduktion og sige at det er der måske private der kan gøre det betyder ikke at vi ikke skal have fokus på biodiversitet og natur i de private skove

at skovejerne har et incitament til at have det her fokus på

det er mennesker der planter noget skov jeg har en meget meget stor respekt for skovejere og ikke mindst folk der laver løvskov som har en horisont på halvtreds hundrede eller to hundrede år

der laver investeringer med en halvtreds og hundrede årig horisont

skal samfundet jo også tænke over hvordan kan vi være med til at belønne dem for det og gøre det til noget interessant så tror

der bliver peget på det her i rapporten

en form for bunden opgave som vi bliver nødt til at finde løsninger på

selvfølgelig skal sikre at det foregår på og ordentlig måde men hensynet til til biodiversiteten må naturligvis vægte rigtig rigtig højt

andet beslutningsforslag fra alternativet som vi lige har diskuteret før derudover

vi enige med socialdemokratiet som vi har lavet et fælles udspil med om

med det her beslutningsforslag

altså fuldt ud enige i intentionerne og formålet med beslutningsforslaget men vi mener ikke at det er den bedste løsning som bliver foreslået det skyldes at vi ikke mener at det er hensigtsmæssigt at lade sig begrænse af hvad der er statsejet skov

med henblik på produktionsskov som man så efterfølgende vil kunne bytte med skov der er mere værdifuld

er mere mere værdifuld i forhold til biodiversitet eller i forhold til at beskytte drikkevandsressourcer og hvorfor skal staten ikke kunne lave dyrkningsforsøg med henblik på at optimere fremtidens træproduktion

rigtig mange klimafordelagtige muligheder for eksempel kan det erstatte materialer med høj drivhusgasudledning i byggeriet

på ingen måde fordi al statsskov skal producere træ men hvorfor skal urørt skov

til de statsejede skove vi mener i sf at man i stedet burde fokusere på at udlægge en vis mængde hektarer urørt skov det er også det vi har foreslået

gerne inden et bestemt målår

niveauet for det hvad er det for en realistisk plan

i mål med det på den måde

opnås en højere grad af fleksibilitet som muliggør at man kan finde den bedste løsning efter at have taget alle hensyn i betragtning blandt andet økonomi klimabidrag og biodiversitet der er flere muligheder for at privat skov kan blive inddraget og efterfølgende omlagt

til urørt skov man kan bytte statslig produktionsskov med en mere velegnet privat skov man kan vælge at opkøbe privat skov eller man kan lave en ordning for engangstilskud eller erstatning til

det er altså på baggrund af den fleksibilitet fleksibilitet vi i udspillet om mere vild natur foreslår at vi skal omlægge cirka femoghalvtredstusind

sige cirka halvdelen af den statsejede skov

sigt også skal omlægge cirka tyvetusind

det virker som som om i hvert fald på debatten her at vi er rigtig mange partier i salen der ønsker det samme

handler om mere natur og vildere natur man kunne derfor hvis der er enighed om det i salen

ændre beslutningsforslaget så det er et pålæg om udlæg

et et vist mål eller år og det skulle selvfølgelig være mere ambitiøst end den plan som regeringen allerede har lagt det vil vi i sf i hvert fald gerne være med til

vi altså meget enige med alternativet om at vi skal gøre langt mere for den danske biodiversitet og at urørt skov er den mest effektive og billige metode vi mener bare at måden vi skal omlægge skov til urørt skov skal være mere fleksibel så vi ikke begrænser os til den statsejede

der med tidshorisonten og det var også det jeg

og så kun tyvetusind privat skov

vi bliver nødt til at lytte til det der ligger i rapporten fra københavns universitet

øge mængden af privat skov hvis vi skal opnå

den del af det som er den statsejede skov er den hvor der kan være en ret kort

hvad kan man sige vejene til at få

så har det måske en længere tidshorisont så så det er jo det der med også at komme

med statsskov men så have et bindende mål om også

med årstal på hvornår vi så skal opnå de

ha privat skov som er det forskerne lægger op til

jo placere os på den rigtige side af den

er vi når i mål med det og der er der nogle af vejene der er lidt hurtigere end nogle

kan se masser af sympatiske tanker i det her beslutningsforslag fra alternativet

ideologiske briller på sådan set er enig i hvilket også herre carsten bach var inde på at staten

kan bruges bedre men vi kan ikke bare lige træffe sådan en beslutning her der er økonomi forbundet med det der er træleverance til

som vil komme i klemme så om end vi har meget sympati for det her forslag og anerkender dets virkning i forhold til biodiversiteten

kan vi ikke bakke op om det vi har også fra det

endnu mere urørt skov end vi har udlagt i den her regeringsperiode

tidligere foreslået fyrretusind ha så

er meget stolte af det regeringen har leveret i forhold til urørt skov hvor vi

også har været meningsudvekslinger om i debatten i dag betydelig mere end den tidligere regering

fem og tres procent af samtlige rødlistede arter i danmark er knyttet til skovens økosystemer og seks og tredive procent af alle rødlistede arter i danmark findes kun i skov

sige at en meget stor andel af vores truede biodiversitet er helt afhængig af skovens tilstand

vi synes det vil være et naturligt opgør

naturstyrelsens rolle bør jo være at sikre en høj biodiversitet og borgernes adgang til natur

ønsker med det her forslag hvad hvad betyder det så

for skovdriften i danmark ja statsskovene

det vil sige cirka en femtedel og tilbage har vi så stadig fire femtedele som vi kan bruge til skovdrift er det så er de rigtige arealer ja ja der kan man sige at flere ordførere

lad os se på om vi skal lave nogle jordfordelingsøvelser i den her omgang det behøver ikke at være lige præcis de arealer der i dag er statsskove der kan faktisk være en rigtig god pointe i at lave

mange partier både i rød og i blå blok blok faktisk

gerne vil gå langt hurtigere og længere frem

statsskovene og andre skove i danmark fri fra skovdrift

tilbagegangen i biologisk mangfoldighed til en fremgang inden det er helt for sent så

har jo netop været med en meget meget lang tidshorisont

lille andel af skovarealet så for os er det selvfølgelig vigtigt at vi når vi

hvornår der skal være så og så mange hektar udlagt

har bedt om ordet og derfor er forhandlingen sluttet jeg foreslår at forslaget henvises til miljø og fødevareudvalget

af jer gør indsigelse betragter jeg det som vedtaget

stigende blandt unge mennesker så det bakker vi selvfølgelig op om ministeren beder om at få bemyndigelse til at kunne fastsætte regler der gør at man kan begrænse antallet og mængden af lattergaspatroner der kan sælges af erhvervsdrivende til private forbrugere det er så sikkerhedsstyrelsen der skal kontrollere det en sådan mængdebegrænsning vil følge ministeren gøre det lettere for

løfte bevisførelsen for hvorvidt et salg er ulovligt

at det jo i dag også er ulovligt at sælge

har ikke været i høring det kommer det i forbindelse med den varslede bekendtgørelse det ser vi frem til

tidspunkt som det ligger bakke op om forslaget vi ønsker

vi kan for at begrænse misbrug af

man skulle overveje om ikke vi bør forbyde salg af

samtidig med at vi mener at regeringen burde gøre mere for

håndtere den forureningsudfordring der knytter sig til de her lattergaspatroner

hen på på gader og stræder vi har foreslået et pantsystem som ville sikre at de kom kom væk fra gaden man kan sikkert

andre initiativer i hvert fald er der en uløst problemstilling der som

skal have mulighed for at købe de her lattergaspatroner til flødeskumsproduktion

den rigtige måde at håndtere udfordringen på for det er det samme som at legitimere at det er helt i orden

den her form for misbrug og de skal da bare blive ved

skal man bare kunne købe og bruge og så skal

patronerne så er det hele fantastisk hvis

medføre akut iltmangel

kan vi ikke anerkende

forbud vi er nødt til at diskutere et almindeligt

som kan håndhæves i forhold til at man naturligvis ikke

på den ene eller den anden måde

vi jo enige med regeringen i at det er fornuftigt at der også gives en bemyndigelse til ministeren om at man kan fastsætte nogle regler omkring mængdebegrænsninger men vi mener ikke at det er nok

åbenbart interesserer sig for piskeflødeproduktion her i danmark det er jo tankevækkende at det eneste man så kan gøre

er at diskutere om der skal være nogle mængdebegrænsninger der

udbudssteder det er jo ikke rimeligt at man på gader og stræder

sælger flere hundrede af den her slags patroner til unge mennesker både over og under atten år

skal kigge på på omfanget af udbudssteder og selvfølgelig også

forslaget som ministeren har fremsat men vi ønsker

havde mulighed for at være i salen i dag har jeg lovet at holde talen på hans vegne

lattergaspatroner blussede særligt op da

socialistisk folkeparti i efteråret fremsatte deres beslutningsforslag vedrørende en aldersegrænsning ved køb af lattergaspatroner ligeledes

har en pantordning på lattergaspatroner været på tale før

hos socialdemokratiet og det er derfor tydeligt at mange

af partierne her i folketinget synes at vi har et problem

hvornår et salg er ulovligt med dette lovforslag vil vi indføre en hjemmel

venstre mener at en mængdebegrænsning for køb af patronerne gør det vanskeligere at anvende lattergas som rusmiddel venstre mener også at det derved bliver nemmere for sælgerne af lattergaspatroner at vide hvornår

salg er ulovligt patronerne bruges jo især til at lave flødeskum med og der er trods alt en grænse for

på sin kakao den sørgelige udvikling

helt unge mennesker tror jeg egentlig at

der også er bekymret om jeg kan i hvert fald

man opdager at de her patroner ligger forskellige steder rundtom måske

jeg også bekymret i forhold til om der måske er nogle forældre her der ikke tager en snak

med deres børn måske hen over aftensmaden

klart at jeg jeg gerne også i dag i salen vil appellere til at det er noget af det som vi forældre også skal huske på at vi har et ansvar for men alt i alt

vi får reguleret et område der ikke tidligere har

reguleret eller i hvert fald ikke været reguleret

hvordan problematikken omkring de her lattergaspatroner har været stigende og derfor er vi selvfølgelig positive over for det forslag der ligger her i forhold til

både fra socialdemokratiet og fra dansk folkeparti i deres betragtning om at vi sagtens kunne gå videre her der har jo tidligere været rejst spørgsmål om og jeg ved

og der har argumentet ligesom været at det kunne man ikke fordi

men jeg synes jo at når vi står her nu og er i gang med at lave en en mængdebegrænsning i forhold til det

det helt naturligt også at få kigget på en aldersbegrænsning i forhold til det og også de øvrige tiltag som som dansk folkeparti

virker også mærkeligt at når det for eksempel handler om hovedpinepiller

godt sætte ellers begrænsning på på atten år men når det handler om lattergaspatroner

kan vi ikke så vi støtter klart op

støtter vi forslaget og jeg skulle hilse fra sf og sige at de også bakker op om forslaget og også om de samme intentioner som har givet udtryk for her om

lattergaspatroner en virksomhed må sælge til private fordi patronerne tilsyneladende bruges til beruselse hvilket er ulovligt det lader åbenbart til at der er en unaturlig stor interesse for at lave flødeskum

lovændringen skal ikke gælde salg fra virksomhed til virksomhed så de brancher der anvender lattergaspatroner i deres produktion bliver ikke begrænset af de nye regler erhvervsdrivende vil fortsat kunne handle med lattergaspatroner indbyrdes såkaldt business til business

vi er kommet til det radikale venstre hjertelig velkommen til fru ida auken

noget der breder sig at unge bruger lattergas som

rusmiddel og hvis man bor i byen og sikkert også

kan man opleve at komme om morgenen efter en fest og så ligger de

og er blevet brugt ikke fordi man har haft en flødeskumfest men fordi de er blevet indtaget og det vil sige

det er en rigtig god idé og ansvarligt

at lave en mængdebegrænsning på salget af lattergaspatroner og kan derfor fra radikal side selvfølgelig støtte det her

en mængdebegrænsning på salg af lattergaspatroner og det bakker vi selvfølgelig op om i det konservative folkeparti det er jo i forvejen forbudt at sælge

det heller ikke mening at man kan købe dem i så store pakninger eller i

man kan i dag og det må formodes at når man køber de her store pakninger

til beruselse og

den lovgivning som vi har derfor synes jeg

er så let tilgængeligt som det er i dag netop tilgængeligheden får vi begrænset

vi kan lovgive os til rigtig meget men i sidste ende

laver et forbud eller eller griber ind et sted er

man så finder en anden mulighed derfor synes

holde øje med hvad deres børn og unge

og for opbakningen til

lattergaspatroner over det hele på gader og stræder rundtomkring i danmark

mængden af patroner der ligger

men det er det ikke jeg havde selv en oplevelse på et tidspunkt

jeg tror ikke

patroner på jorden uden for bilen og så lå der to unge mennesker og sov inde i

er blevet så udbredt vi havde den ellevte december en debat

lattergas og som jeg sagde dengang støtter regeringen selvfølgelig

at undgå at unge anvender lattergas til beruselsesformål men det er vores opfattelse at en aldersgrænse ikke

aldersgrænse vil kunne sende et signal om at det er i orden

lattergas som rusmiddel

bruge lattergas til beruselse uanset hvor gammel man er med lovforslaget

en mængdebegrænsning for køb af lattergas og det vil så betyde at det vil blive vanskeligere for unge at få adgang til at anvende lattergas som rusmiddel rusmiddel når hjemlen

er baseret på produktsikkerhedsloven men

at bevise om lattergas købes til at lave flødeskum med eller til beruselsesformål

det vurderingen at en mængdebegrænsning vil gøre det lettere at løfte bevisbyrden for hvornår et salg er ulovligt

er meget nemt objektivt at gå ind og konstatere om

er over eller under det

tilladt hvis man på internettet eller i butikker sælger et meget stort antal patroner

med henblik på beruselse da der er en grænse for hvor meget flødeskum man som privatperson kan have behov for

meget sund og fornuftig antagelse at det har man nok

en mængdebegrænsning vil også gøre det nemmere for for eksempelvis isenkræmmere at vide hvornår et salg er

sikkerhedsstyrelsen kontrolindsatsen både på internettet og i fysiske butikker sundhedsstyrelsen har også fokus på at forebygge at unge anvender lattergas som rusmiddel til sidst vil

vi lægger stor vægt på at få mængdebegrænsningen vedtaget hurtigst muligt for

søge at dæmme op for forbruget men der vil være tale om en høring om den konkrete mængdebegrænsning som bliver udmøntet i

så

forstå det der med at det ligesom skulle

man legitimerer det for dem der er over atten år altså det at sige at man forbyder salg til unge under atten år er jo bare en måde at beskytte nogle af de helt

det også være en mulighed at sige at der er en aldersgrænse ligesom der er i forhold til håndkøbsmedicin eller cigaretter eller alkohol eller andre ting men i det her tilfælde vil det jo primært være for at beskytte de alleryngste som er nogle af

og som er nogle af dem der er i risikozonen for at bruge

i vi en aldersgrænse fordi vi som samfund mener at det er i orden at man indtager dem som rusmiddel når man er over aldersgrænsen på samme måde vil det blive opfattet hvis vi laver en aldersgrænse for

i orden at man indtager det hvis man er over

både hvis man er over eller under eksempelvis atten år hvis man bruger lattergas til beruselse det er ikke egnet til det det er skadeligt og vi ønsker ikke

en aldersgrænse er det rigtige

vil blive tolket forkert og jeg mener også at det skal være forbudt for folk der er

forbud for unge under atten år det er jo ikke et spørgsmål om

det er et spørgsmål om at man beskytter den gruppe af mennesker som er allermest udsat for lige præcis den her problematik men nu skal vi ikke stå og diskutere det

nu vil sætte aldersgrænsen det ved jeg ikke som er mest udsat

med egne øjne set folk

at problemet er mindre hvis